gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

vi går til afstemning om de

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v to og halvfjerds af steen gade lars christian lilleholt pernille rosenkrantz theil mikkel dencker rasmus helveg petersen per clausen og mike legarth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

da det ikke er tilfældet

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med

da det ikke er tilfældet

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og syv stemmer

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er heller ikke tilfældet

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

jeg slutter afstemningen for stemte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

der jeg slutter afstemningen for stemte ni og firs imod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

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og seks stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren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

der slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og seks stemmer

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

for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

nogen at udtale sig det er ikke tilfældet og vi går til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

pia adelsteen som ordfører for

han overhovedet har bragt det her lovforslag

da loven om bruxelles i forordningen blev vedtaget blev det også vedtaget at justitsministeren administrativt kan lave lave ændringer i loven de ændringer der er i det her

som trods alt fylder en hundrede og fire og halvfems sider kunne ministeren altså have

dansk folkeparti stillet ændringsforslag for vi mener principielt at det bør være sådan at det altså

det er det ændringsforslagene går

nu jeg slutter afstemningen for stemte seks og tyve imod stemte firs

forkastet der stemmes derefter om ændringsforslag nummer to af et mindretal

for stemte fire og tyve imod stemte ni og halvfjerds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

vi kan gå videre i dagsordenen så der er indtil flere af de igangværende samtaler jeg vil foreslå at man lægger

en fornuftig måde og efter de hensigter som ligger i forordningen nemlig at man skal være fri for

set ganske fornuftigt

jeg synes at vi er vidne til en på nogle måder unfair konkurrencesituation som betyder at danske chauffører og vognmænd skal konkurrere på

så også gerne uddybe enhedslisten har i

otte foreslået at pålægge regeringen at tage artikel

så der træffes de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for de berørte transportvirksomheder i danmark regeringen skal således ifølge enhedslistens forslag forelægge kommissionen at der sker alvorlige forstyrrelser af markedet for national transport i danmark som følge af cabotagekørsel og eventuelle beskyttelsesforanstaltninger skal så tages i brug ordene alvorlige forstyrrelser på markedet for national transport

ganske bestemt geografisk område skal forstås sådan at der på markedet opstår et problem der er specifikt for lige netop det marked

på at der er en lignende udfordring i mange af de andre eu lande

tale om en europæisk debat det fremgår også ganske tydeligt

er også derfor at diskussionen og kampen om det her

set ikke at vi skal søge en midlertidig løsning på problemet når alt det er sagt

jeg gerne fremhæve nogle af de ting som er blevet gjort på området

der fremadrettet bør og skal iværksættes

kommende eu proces er der faktisk tale om en ganske omfattende indsats

det er til gengæld også helt nødvendigt

er mange bekendt har vi i dag fået offentliggjort rapporten

for den indsats der skal iværksættes

til at læse rapporten og jeg synes der er mange spændende tanker i den og jeg synes også der er en række initiativer som

at drøfte og iværksætte på den baggrund men lad mig for en gangs skyld starte et lidt andet sted nemlig uden for landets grænser altså i eu for det er i sidste ende først

på langt sigt skal løses

har været udtryk udtryk for kan og skal løses i eu jeg vil fremhæve at

derudover har de fire såkaldte visegradlande polen ungarn tjekkiet og slovakiet tilkendegivet bekymringer

at gå videre med yderligere liberalisering jeg kan nævne at kommissæren på området

netop har offentliggjort at han vil arbejde for at ændre reglerne

i den nuværende kommissions periode

gengæld skal der arbejdes for en bedre håndhævelse af reglerne jeg vil som jeg synes er en god idé orientere mine eu kolleger om resultatet af

i danmark har gennemført og som meget tydeligt viser at der er en række udfordringer i

det vil jeg gøre fordi jeg synes det er vigtigt at

det bringer mig ind på det sidste jeg vil

det vedrører hvilke regler der bør

lastbilerhvervet herunder ikke mindst for chaufførerne i eu lastbilerhvervet er

derfor ofte en stor del af deres arbejde i andre eu lande

store perspektiver i at få rejst spørgsmålet om hvordan man mere

udstationering social sikring og overnatningsforhold det vil gribe ind i selve fundamentet for den sociale dumping jeg forventer at vi i de kommende måneder får rig lejlighed til

er blevet taget hul på de drøftelser allerede på det seneste rådsmøde den ellevte marts i år her skal vi så se på de eksisterende regler og praksis herudover skal der ses på den sociale lovgivning så der skabes lighed mellem arbejdstagere som udfører det samme arbejde på den måde får vi rent faktisk

også den eu vinkel og debat som enhedslisten

bliver gennemført en præcisering af definitionerne på

rent faktisk er international transport det er jo selve forudsætningen for

om international transport og definitionen må ikke kunne udnyttes så der reelt ikke er tale om international transport forud for cabotagekørsel jeg vil derudover undersøge muligheden for at indføre

der er her tale om et antal ture som hurtigt bliver opbrugt og dermed bliver

synes det er vigtigt at vi holder fast i at have en god snak og dialog med kommissionen også på det område og

at her vil jeg holde tæt kontakt

undersøge alle de muligheder der er for at skærpe reglerne jeg vil også arbejde for at der bliver gennemført en forhøjelse af bødeniveauet og en større differentiering ved overtrædelse de nuværende satser er efter min mening for lave også det peger cabotageudvalget på

for at politiets mulighed for at føre kontrol med ulovlig

er så god og effektiv som overhovedet muligt så vi får

politiets medarbejdere når de deltager i kontrol af

så skal det være muligt frivilligt at anvende

udnytte de teknologiske muligheder

sluttelig skal jeg bare nævne at når det gælder statistikområdet

naturligt at vi fører en mere gennemført informationspolitik over for de lastbilchauffører som kommer til danmark

her område så en kombination af det der er gået forud i forbindelse med

uhensigtsmæssigheder og ulovligheder til livs og det synes jeg

i lighed med en række andre lande ikke ønsker en yderligere liberalisering

de nuværende er også slemme nok de er liberale nok og det er der jeg synes vi står med problemet jeg er ikke enig med transportministeren

der ligger nogle nogle gode ting i den jo det gør der selvfølgelig men den løser jo ikke det grundlæggende problem

den gråzone der opstår når man siger at cabotagekørsel ikke må have karakter af en løbende og permanent

en midlertidig foranstaltning at den internationale transport ikke må bruges med henblik på at anvende

natur at når vi har international transport og specielt når det gælder lastbiler hvor det handler om at krydse grænser hele tiden er det vigtigt

hvis der skal laves noget ordentligt og gennemført som både vognmændene og chaufførerne

eu som er indgangsvinklen til det her

sige nu gør vi hvad vi kan inden for den forordning som vi nu har og

sørge for at få det her sat på eu dagsordenen det brugte

der ville være bred tilslutning til i danmark det gælder for erhvervet det gælder for folketinget

fortolker reglerne

én én international transport giver

til tre cabotageture også selv om det udløser en løbende og permanent aktivitet

man kan nemt nå tre cabotageture på

hvordan kan trafikstyrelsen så mene at dette ikke skulle være en permanent og løbende aktivitet og at den internationale transport ikke anvendes med henblik på at udnytte

forordning så derfor mener jeg at der dér

rigtig gode muligheder for at gå ind og fortolke

kørsel så

vognmandskredse eller chaufførkredse og der går vi nu ind og siger at der skal være en reel varetransport hvis det er sådan at man kommer til danmark og skal have lov til

i hvert fald enhedslisten har en forskellig holdning

at adressere det her problem nemlig at vi skal have ordnet de her forhold og at det skal vi gøre gennem eu indsatsen og derfor brugte

der ligger en forordning og den er vi jo nødt til at respektere under en eller anden form men som dansk folkeparti tidligere

men ministeren tror

var det noget man sådan måske kunne

det der ligger i den finske model er jo netop det her med

cabotagekørsel slutter første gang der losses den danske fortolkning siger jo at man kan have mange af og pålæsninger og

spurgt ind til hvordan det er finland administrerer forordningen her

med europa kommissionen derfor vil vi tage

måde finland har fortolket det her på og også hvis der skulle være andre lande der har fortolket

men jeg ønsker bare ikke at lave en model hvor man gør et eller andet og så går der nogle måneder og så viser det sig at

gennemføre det det ønsker jeg ikke det synes jeg ikke der er noget perspektiv i hverken for erhvervet eller politisk eller noget som helst

som jeg synes har udviklet sig til

anerkender naturligvis at ministeren siger at

gå med til en yderligere liberalisering

nødvendigt for i et svar til undertegnede fra ministeren er det jo blevet slået fast at det er muligt at

diskuteres nu skal vi have studeret

se om der ligger noget reelt i den men men når finland kan gøre noget uden at sidde

kommissionen hvorfor kan danmark så ikke gøre det samme er vi anderledes stillet end finland jeg mener vi

det jeg så tilkendegiver i dag er at den diskussion vil danmark også deltage i netop for at sikre at vi har så præcise regler når det gælder cabotage som overhovedet muligt

præcise regler der gør at udenlandske vognmænd

udkonkurrerer almindelige fornuftige danske vognmænd og deres chauffører det er den vinkel og det er den bane vi vil spille på i

eksempler på hvor hvor svært det er og hvordan

biler bliver udflaget osv og så peger ministeren her på at det skal ordnes i eu

at vores rammevilkår og konkurrencevilkår er af en sådan karakter at det jo ikke løser problemet

at

for at sige at det er eus skyld eller

klare den her udfordring er ministeren uenig

hvor der er nogle ting der i givet fald kan ses på

der er nogen danske vognmænd og da slet ikke nogen danske chauffører som ønsker at have nogle konkurrencevilkår som ligner dem som nogle af deres udenlandske kolleger bliver udsat for

tage en tur rundt på danske rastepladser og

vi har når det gælder eu faktisk

udstationeringsdirektivet eller en række andre direktiver at lave nogle beskyttelsesforanstaltninger i forhold til lønmodtagere som rejser til et andet land altså det indre markeds fri bevægelighed det er bare noget helt andet når vi taler om chauffører som i sagens natur jo mange gange på en uge kan være i fire fem seks forskellige lande

chaufførproblemet her der er ikke nogen af de nuværende direktiver

ligefrem i hvert fald et dansk problem at vi har indrettet os med

finde danske vognmænd

i her hensyn så det er måske mere grundlæggende vi skal tage

en dybereliggende diskussion vi skulle have

eu niveau også har nogle minimumsregler her som er med til at sikre

der også er rimelighed og ordentlig konkurrence så rejser

en bredere debat om indretningen af det danske samfund det er jo ikke nogen ubekendt at regeringen og dansk folkeparti står relativt langt fra hinanden den der svingende liberalisme

er mange kvaliteter i det danske samfund som også understøtter vognmændene

er i gang med og jeg skal da heller ikke afvise

hen ikke rigtig ministerens begrundelse for at man ikke kan støtte

handler jo ikke om at vi skal melde os ud selv om det også kunne være fristende at

der er sket en alvorlig forstyrrelse i

et bestemt erhverv i det her tilfælde altså transporterhvervet så derfor

her på europæisk niveau derfor var min konklusion

synes er det fornuftige politisk det der kan bruges til

hvordan kan vi komme i en situation hvor vi blandt andet i eu får forbedret de her regler i mellemtiden så bruge alle de muligheder som vi har inden for de gældende forordninger

i danmark det er jo det det drejer sig om vi skal jo ikke

om at det står slemt til i frankrig eller i tyskland eller noget lignende det er jo ikke det artikel ti går ud på

hvis vi mener at der sker en alvorlig forstyrrelse i forhold til vores eget transporterhverv

er ministeren ikke enig i at det er en af de muligheder vi har

at få sat det her spørgsmål på dagsordenen i eu sammen med alle de andre udmærkede ting som ministeren selv foreslår

hvis det er sådan at de andre eu lande eller nogle af dem også er bekymrede for det her så vil det da kun skubbe på en god udvikling hvis danmark benytter sig af den her mulighed det kan være

men så har vi rejst diskussionen og der er da i hvert fald ikke noget at tabe ved det og hvis der er vil jeg gerne høre ministeren hvad det i givet fald er vi kan tabe ved at udnytte det en legal mulighed

en rigtig god kort saglig begrundelse for at man ikke vil støtte enhedslistens

forhold til det her jeg har det så også sådan at

er skruet sammen på så skal man ikke gøre det det bliver det

troværdigt af jeg tror faktisk man gør vognmandserhvervet chaufførerne

og en større tjeneste

gennemarbejdede og vil jeg gerne tillade mig at kalde det saglige måde som jeg beskrev i min besvarelse

kristian pihl lorentzen som

specielt i transportkredse for det er jo en sag der naturligt nok interesserer mange danske vognmænd og danske chauffører og derfor fortjener cabotagespørgsmålet naturligvis også politisk fokus af hensyn til tilhørerne til debatten her

lige for en god ordens skyld definere begrebet cabotagekørsel for jeg tror ikke det er hele befolkningen der er med på det begreb cabotagekørsel er indenrigstransport i et andet land end transportørens hjemland for eksempel når en dansk vognmand transporterer gods imellem münchen og hamburg

en tysk vognmand transporterer gods imellem aarhus og slagelse cabotagekørsel reguleres af en eu forordning der tillader at en udenlandsk lastvogn kan udføre tre cabotagekørsler inden for syv dage uden at blive omfattet af de danske krav i godskørselsloven om at ansatte chauffører skal have løn og arbejdsvilkår efter danske overenskomster med dette beslutningsforslag ønsker enhedslisten reelt at gennemføre en ensidig dansk tilsidesættelse af eus regler om cabotage et sådant kortsigtet tiltag er måske populært i nogle kredse men det vil ikke gavne danske vognmænds og danske chaufførers interesser hvis vi går dansk enegang faktisk kan det forvolde skade på visionen om at det danske vejtransporterhverv skal være førende i europa frem mod

og tyve derfor kan venstre ikke støtte enhedslistens forslag men skal vi så blot stikke hovedet i busken og se helt bort fra de udfordringer der er

for venstre er den store udfordring at få bugt

konkurrence desuden vil vi have klare definitioner og en bedre

cabotagekørsel så vi forebygger en utilsigtet eller forsætlig omgåelse af reglerne glædeligvis har vi allerede

til bekæmpelse af ulovlig cabotagekørsel lad mig nævne følgende vi har styrket politiets indsats med vejkontroller blandt andet i forhold til cabotage

vi har givet politiet mulighed for at tilbageholde trækkeren altså selve lastbilen den med motoren i indtil en bøde for ulovlig

den omfattende rapport fra cabotageudvalget der skulle være lige på trapperne umiddelbart vil jeg pege på følgende mulige initiativer der kan bidrage til at vi får mindre ulovlig cabotagekørsel i danmark

have forbedret kontrollen med reglernes

vi kunne for eksempel overveje at bruge

som led i kontrollen man kunne også overveje brug af kameraer der er opsat ved grænseovergangene eller ved storebælt for det andet skal vi sørge for en mere præcis definition af cabotagekørsel i danmark så reglerne ikke omgås eksempelvis

over grænsen og det er noget af det

jeg forventer mig der kommer nogle anbefalinger

inden for rammerne af eus regler således at vi ikke bare får en ommer et par måneder efter

at sagen bliver rejst ved eu domstolen på den måde gavner vi nemlig ikke de danske vognmænd

der hvor man laver bevidst snyd og bevidst omgåelse af reglerne til gengæld ønsker vi også proportionalitet i sanktionerne således at vi ikke bruger forhammeren ved de mindre forseelser for det fjerde mener vi der er brug for en styrket informationsindsats

cabotage eksempelvis kunne man på trafikstyrelsens hjemmeside opliste en række konkrete spørgsmål med tilhørende konkrete svar

der bliver fuldstændig klarhed omkring cabotagereglerne

håndhæver dem i danmark for det femte er der brug for bedre statistik

når vi skal diskutere de politiske tiltag så vi ikke baserer det på på rygter frem for fakta

ser på danmarks statistik og eurostats tal for cabotage

der er et vist spænd for det sjette skal vi have en aktiv påvirkning af eu reglerne fremadrettet og vi er meget tilfredse med at regeringen nu har meddelt eu at vi ikke ønsker yderligere liberalisering fra to tusind og fjorten for det syvende

få et fælles eu regelsæt for chaufførers vilkår så vi får nogle minimumsstandarder med hensyn til ansættelsesforhold pension og så videre venstre ønsker en effektiv transport i danmark og i europa vi kræver at transporten foregår på lige og fair vilkår så ingen skaffer sig fordele ved at snyde på vægten

på det ordføreren siger at det enhedslisten

er at tage et ensidigt skridt det forstår jeg ikke rigtig

er at vi udnytter artikel ti i en forordning en eu forordning der regulerer det her spørgsmål

hen ikke og hvad er ordførerens begrundelse for ikke

jeg har hørt om alle mulige andre ting man gerne ville men bortset fra påstanden om

jeg ikke hørt nogen argumenter imod enhedslistens

enhedslisten at bringe artikel ti i anvendelse og det er et meget meget vidtgående skridt

til daglig det er noget man gør når der er alvorlige forstyrrelser af markedet det er så

at der er alvorlige forstyrrelser af markedet som jeg sagde i min ordførertale

er der en række udfordringer vi er nødt til at forholde os til blandt andet omkring ulovlig cabotagekørsel og der er vi klar til at sætte ind

det danske transporterhverv og de mange arbejdsløse chauffører kan genkende det billede men det er klart at

så tak for det klare udsagn så forstår jeg bedre hvorfor man ikke vil benytte sig af artikel tiende det er nemlig en saglig begrundelse i den forstand

grund til at benytte sig af den hvis man ikke mener

dele af vores marked herhjemme jeg vil bare lige

at man henvender sig til kommissionen

hvor vidtgående er det der er da ikke tale om noget ensidigt skridt det kan jo ikke gennemføres hvis

så hvorfor er det så forfærdelig vidtgående

selv om ordføreren ikke deler opfattelsen af at der er alvorlige forstyrrelser

være med til at løfte

nu sat ind med yderligere kontrol vi har

en række andre konkrete tiltag og nu kommer der så en

en række yderligere konkrete tiltag

og benytte den her sjældne artikel når vi er i fuld gang med at løse problemerne herhjemme i et tæt samarbejde med den danske vognmandsbranchen og fagforeningen 3f som jo også er er meget inde over den her sag jeg forstår

ikke hvorfor man vil gribe til den metode at bruge artikel ti

i tvivl om at den i sin tid blev skabt og sat ind i forordningen fordi man

på meget meget forskellige lønniveauer og det var det man gjorde

to tusind og ni og to tusind og ti

så rent faktisk at tage den i anvendelse altså at tage forordningens egne bestemmelser i anvendelse

et vidtgående skridt eller en tilsidesættelse af eu regler eller at det

at rydde op i det selv kan man sige her inden for vores nationale rammer og så skulle bruge artikel ti

jeg går ud fra at herre henning hyllested anerkender at netop

alvor se social dumping og andre ulykker nu har vi nogle fælles regler

og nu skal vi så i fællesskab på tværs af partierne sørge for at vi får håndhævet de regler så ingen springer over hvor gærdet er lavest og laver unfair konkurrence det håber jeg da også at enhedslisten er med på i stedet for at man slår et slag i luften

når 3f anslår at der er mistet syv tusind otte tusind chaufførjobs på det alter og når vognmændene i dtl

så har vi godslovens klare bestemmelser om at når man kører national transport

de overenskomstmæssige bestemmelser så det er jo

få foranstaltet den diskussion og sagt vi har et problem

andre steder men vi har i hvert fald et problem i danmark

i et samarbejde på tværs af mange partier og det hilser jeg velkommen jeg må så lige anholde noget når herre henning hyllested nævner de der otte tusind chaufførjob

jo rigtigt at der er tabt otte tusind chaufførjob men at sige at

jo en stor tilsnigelse at sige at de otte tusind job

transportarbejdet det spiller meget ind

et spørgsmål til ministeren før nemlig at vi skal have afdækket om der er nogle særlige danske regler nogle byrder i danmark som der ikke er i andre eu lande og som vi skal have has på for at skabe en mere lige konkurrence så vi ikke får den udflagning af lastbiler

handlede mest om at vi skal bekæmpe ulovlig cabotagekørsel

kipper med det blå eu flag

ind og laver en væsentlig forstyrrelse i det danske transporterhverv og jeg kan ikke forstå hvis ikke

at otte tusind mistede chaufførjob og nedlæggelse af ni hundrede vognmandsvirksomheder ikke er tegn på at her har vi altså et reelt problem

at antallet af transportkilometer indenrigs faktisk er stigende i øjeblikket

kilometerne vil venstre ikke forholde sig til det

vi kunne bestemme over hvad der foregik i vores eget land

være med til at kigge på de finske regler

jo en grænseoverskridende udfordring og så kan vi ikke bare

en del af det indre marked i europa jeg har da også forstået at dansk folkeparti er tilhænger af det indre marked og af den

velstandsstigning det marked har til formål at skabe i europa så det er rigtigt

en fair og lige konkurrence og derfor skal vi den ulovlige

til livs og det er vi helt med på

har det indre marked en fuld liberalisering

ubalance i europa og derfor er tiden ikke inde til en fuld liberalisering

det er jo det der er alternativet til at vi har nogle fælles regler

jamen lad os da få den boret ud og se hvad

lad os da få spurgt eu om om den nu er i overensstemmelse med med eus fælles regler

ned at diskutere ting med eu

nu kan få lov og om vi godt må for eu den store mester nede i bruxelles jeg tror ikke finland har diskuteret det her med

lave nogle stramninger dem laver vi på nationalt niveau

er god fornuft i og det mener vi vi kan gøre inden for

lorentzen nævner at man ikke er for en yderligere liberalisering når jeg i et svar fra ministeren får den besked

cabotagekørsel tre hundrede og fem og tres dage om året

aktiviteter og det holder vi fast i det der er udfordringen er at sørge for at ingen springer over hvor gærdet er lavest og snyder på vægten og det er det vi er fælles om og det er jeg da også glad for at dansk folkeparti går ind i med hensyn til at få

jamen der er vi også med på som vi tilkendegav

lad os nu få lavet en klar definition så reglerne ikke kan misforstås og det og det

en forventning om at cabotageudvalget der nu barsler med en rapport har nogle anbefalinger omkring så lad os få set på det og lavet en politisk forhandling om hvordan vi kan få det

er jo ikke meningen at cabotageregler skal være sådan noget der er vedvarende det er jævnfør eu forordningen tre ture på en uge det er ånden i det og så lad os

prøve at se hvordan vi kan få nogle klare definitioner som vi så får meldt klart ud herfra det er vi klar til at kigge på

er situationen alvorlig danske vognmænd og chauffører er

en regel der oprindelig blev indført af miljøhensyn bliver nu brugt som adgangsbillet for de udenlandske biler til de danske veje det koster danske arbejdspladser og det betyder at der på vores veje er opstået en situation som er langt mere omfattende end det oprindelig var tænkt det skal der sættes ind over for vi skal tilbage til den oprindelige tanke

imellem var tilfældet for at undgå tomme vogne en rigtig rigtig fornuftig tilgang

som nu hvor de udenlandske ture er sat i system alene for at få adgang til at køre mellem de danske byer til en meget lav løn som chaufføren aldrig ville kunne leve af i danmark vi skal i eu regi sige nej til yderligere liberalisering vi skal gøre fælles front i eu for at sikre reelle arbejdstagerrettigheder for chauffører som vi allerede har i en lang række andre brancher men som chaufførerne på en eller anden måde bliver snydt for fordi det er så grænseoverskridende

og vi skal sikre at formålet med den oprindelige aftale også bliver virkeligheden på de europæiske og de danske veje den anden del af indsatsen er

hvilket også er helt afgørende her er det fuldstændig centralt at politiet får de redskaber de har brug for og at konsekvensen ved at køre ulovligt

på vi kan stå sammen om at gøre de initiativer langsigtede og holdbare tiltag

i lige præcis den retning som både vi og enhedslisten ønsker

og vi håber at enhedslisten også fremadrettet vil være med til at stramme reglerne

til kommissionen hvor man gør opmærksom på at her er der altså et problem vi mener faktisk at

landtransporterhverv er alvorligt

forvredet der vil jeg bare lige høre ordføreren om hun ikke

foregår en voldsom forvridning af

en voldsom undergravning af de danske chaufførlønninger af de danske chaufføroverenskomster i øjeblikket

falder ind under artikel ti

gøres på den måde enhedslisten foreslår men

selve det at komme igennem med en

ny samlet front i eu til at tage det her problem seriøst og stoppe liberaliseringen og gå i en anden retning sådan at vi får en holdbar løsning for alle

og klargøre for lige for lidt siden

vi skal gå til eu fra den danske regerings side og sige stop for liberaliseringen og sige at der er behov for at kigge på definitionerne

i at vi arbejder politisk på at skabe en front

så må sige i eu

i fuld gang men det ene udelukker vel ikke det andet det udelukker jo ikke at vi

er ubrugelig forstået på den måde at den er uklar

trafikstyrelsen vurderer at når man bare overholder reglen om at en international transport giver

til tre cabotagekørsler så er alt i

nemlig permanent og vedvarende aktivitet som ikke har midlertidig karakter og hvor den internationale transport

og det er derfor jeg ikke kan forstå at socialdemokraterne ikke vil være med til at henvende sig til

netop har den politik som

trække i nødbremsen i et halvt år løser jo ikke den langsigtede problemstilling med forordningen det løser ikke

den langsigtede problemstilling med at

tolke de regler og den reelle politiske uenighed der

vi jo sammen med en lang række andre lande

for ordentlige arbejdstagerrettigheder for vores chauffører kæmper for en fair konkurrence kæmper for at hvis man kører indenrigskørsel i et land skal det være til en løn man kan leve

så den anden politiske fløj i europa

jo mere vi kan liberalisere på det her

mere konkurrence kan vi få og jo bedre vil det være

for vores fælles marked i europa der står vi jo på den side der kæmper for arbejdstagerrettigheder

vil jeg da spørge hvad er begrundelsen for at man ikke vil støtte enhedslistens forslag jeg har godt hørt at man snakker om en hel masse andre ting og

det er noget som enhedslisten også gerne vil samarbejde med regeringen om men som herre henning hyllested sagde det ene udelukker jo ikke det andet hvad er begrundelsen for at man ikke vil støtte det forslag

at spørge lidt mere præcist er det fordi man ikke mener at betingelserne i forordningen er opfyldt er det fordi man mener at der faktisk ikke er tale om en alvorlig forstyrrelse af det danske transporterhverv

ikke gælder alene for danmark det er jo i virkeligheden løftestangen for at problemet skal tages seriøst i europæisk regi problemet skal tages seriøst blandt andet på opfordring og et nødråb fra vores egen minister fordi det her

med vores forslag om beskyttelsesforanstaltninger vi gerne vil gennemføre så siger kommissionen måske næh næh næh for det er jo ikke kun et dansk problem er ministeren så ikke enig i at hvis alle de andre lande er enige i

et generelt europæisk problem

i alle lande er ministeren ikke enig i at det ville være en taktisk fornuftig fremgangsmåde og så omvendt vil jeg spørge hvad har vi at tabe ved at rejse diskussionen som

rejse det her i europæisk regi uanset uanset om man kommer med den ene eller den anden

tror at vi er et sted hvor bekymringen

at det der meget centrale fokus på liberalisering

tror at det at det at vi nu fra dansk side melder

så markant ud og siger nej til yderligere liberalisering vil betyde det samme som hvis

at vide ikke har nogen effekt og som skaber en debat

jeg vil igen nævne svaret fra ministeren det er muligt at køre cabotagekørsel inden for den nuværende forordning tre hundrede og fem og tres dage om året jeg ved ikke hvad en liberalisering så yderligere skulle bibringe

så man ikke lå og havde for mange tomme kilometer det er ganske sundt og fornuftigt

ikke præcis nok det ser vi også

elastik i metermål med den fortolkning der

i øjeblikket ligger dansk folkepartis beslutningsforslag

som også handler om cabotagekørsel

gøre ting i finland uden at spørge eu men det kan man ikke i danmark uden at vi først skal ned til rundbordsdiskussioner det er fordi vi er så flinke i danmark og vi er

vi må endelig ikke komme i konflikt med eu det ville da være helt forfærdeligt

være sund fornuft i men vi har altså også en eller anden grad af selvstændig tænkning som gør at vi

lægger det jo op til vi bakker op om enhedslistens forslag i dag og det gør vi af flere årsager vi

vil gerne have et opgør med den nuværende fortolkning

være en passende mulighed for at få diskuteret

passus i den her forordning artikel ti

give mulighed for at de enkelte lande

cabotageforordningen hvis den giver betydelige problemer for transporterhvervet og det må vi altså sige

fra talerstolen nu vil vi altså godt snart se noget reel handling fra den siddende regering

rejst den her debat det er jo en

vi får taget hul på den på den rigtige måde vi skal ikke

og udkonkurrerer danske chauffører og vognmænd og på den måde dumper

baggrunden for at vi fra regeringens side som helhed gang på gang med de to sidste finanslove har adresseret problemet

bødestørrelser som den socialdemokratiske ordfører

vi skal gøre hvad vi kan for at undgå den

unfair konkurrence fra andre medlemslande

derfor er det er det glædeligt synes jeg at vi nu

har fået hævet bøderne men også givet politiet nogle bedre muligheder for at håndhæve reglerne

som netop foreslår en lang række nye tiltag som kan

hedder tom kørsel altså det at man bare kører rundt med en palle i containeren og på den måde krydser grænsen

padborg og hvad sker der så det er noget af det der har været muligt under de gældende regler

politiets muligheder for at skærpe kontrollen yderligere

får slået fast at der skal være bedre information og statistik på området

kan handle på det rigtige grundlag så vi kan agere ikke bare i dansk regi men absolut også i eu regi

jeg ser ikke løsningen som værende det som enhedslisten i dag foreslår og dermed

vi fra sfs side ikke kan støtte forslaget det afhjælper ikke problemet at udskyde det med et midlertidigt forbud

det er ikke kun et selvstændigt dansk problem det er et problem som også franske vognmænd

det er afgørende at vi ikke bare går til kommissionen med en løsning der er kortsigtet

på langt sigt spørgsmålet er også om vi skal have et decideret chaufførdirektiv således at vi får adresseret

i fællesskab sammen med transportbranchen for der er faktisk mange transportvirksomheder som netop gør opmærksom på at der er nogle fordele i at få nogle fælles europæiske løsninger men hvis vi kun løser tingene på nationalt niveau

danske virksomheder som på den måde bliver hindret i at agere

oplagt at vi rejser sagen på europæisk niveau i eu

det som ministeren var inde på indledningsvis jeg synes vi har fået utrolig godt afsæt

er kommet her i dag og hvis vi nu

en finske model såfremt den finske model er holdbar

og så må vi selvfølgelig se på om vi ikke

at folde det ud i forhold til et chaufførdirektiv

få adresseret hele problemstillingen inden for eus grænse og måske endda lave et decideret direktiv som kan gælde for alle europæiske lande

den rumænske eller lettiske

chauffører som overnatter på danske rastepladser de synes jeg kummerlige og umenneskelige forhold

uge efter uge og måned efter måned bor i sin lastvogn uden at se sin familie derfor handler det

også om om vi ikke kan løfte diskussionen op fra bare at være et nationalt dansk anliggende til at være et fælles europæisk anliggende så på den baggrund skal jeg sige tak fordi enhedslisten har rejst debatten

jeg tror ikke der ligger en påstand i vores forslag om at det her skulle løse alle problemer der ligger heller ikke et

om at begrænse problemstillingen til dansk område det handler om at gøre opmærksom på

være et ganske udmærket redskab til at løfte diskussionen op på europæisk niveau som ordføreren siger

som foreslået af enhedslisten især hvis det viser sig at det

ordføreren siger er vi andre også tror

spørgsmål er ville det ikke være et godt redskab til at rejse diskussionen i eu

taget fat på problemstillingen og kan vi nu bakke op om deres tolkning af det

europæisk niveau således at man eventuelt kan se om danskerne

gå samme vej på sigt så synes jeg det er interessant på den lidt længere bane tror jeg det er vigtigt at se på om ikke vi kan få et direktiv

chauffører men det der er problemstillingen i forhold

enhedslistens forslag er at man henviser til

jeg tror enhedslisten og og jeg selv er meget enige om det er

set det er helt åbenlyst at eu ikke vil acceptere at det

et nationalt problem det er ikke en national ting hvor vi bare lave nogle nationale regelsæt

og derfor tror jeg også det er nødvendigt at vi netop forholder os til at det er en fælleseuropæisk

marked herhjemme som der ikke er de andre steder

så kan vi iværksætte nogle beskyttelsesforanstaltninger

i hvert fald dæmme noget op for det og vi får sat fokus på problemet eller også siger kommissionen nej det er ikke et specielt dansk

konstateret det vi alle sammen

at det er et fælleseuropæisk anliggende og dermed har vi jo fyret godt op under

reglerne på eu plan eller i hvert fald givet medlemslandene friere muligheder for selv at fortolke dem eller hvad løsningen kan blive for eksempel den finske model eller hvad ved jeg så vil ordføreren ikke nu lige tage og give mig ret i at det er en win win situation der er ikke noget at tabe

vi meget hurtigt kan blive enige om at det er en fælleseuropæisk problemstilling

vi også nødt til at finde fælleseuropæiske løsninger men at henvise til

fælleseuropæisk problem hænger simpelt hen ikke sammen rent argumentationsmæssigt

det er der i øvrigt rigtig mange andre lande der er meget enige i derfor er udfordringen at få

kommissionen således at vi kan finde fælleseuropæiske løsninger i stedet for bare at sige

enige om at vi skal adressere den her problemstilling på et fælleseuropæisk niveau og derfor tror jeg

jo også sammen med at danmark er meget lille land der er meget kort til grænserne der er meget kort til den tyske der er meget kort til den svenske grænse det er jo derfor at man især i et lille land som danmark

døgnet rundt det foregår alle ugens syv

foregår stort set tre hundrede og fem og tres dage om året det er selvfølgelig et nationalt problem fordi danmark er et lille land og det giver anledning til det her skulle man så komme i europa kommissionen

er fælles med nogle andre om det men det er stadig væk afgrænset til nogle geografiske områder

er det jo ikke fordi det er et lillebitte land som danmark det er jo

et stort europæisk land som oplever præcis den samme problemstilling som vi gør i danmark derfor er vi altså også nødt til at adressere den her problemstilling på et fælleseuropæisk niveau

sent som i dag er der jo kommet en en pæn moppedreng

de her problemstillinger regeringen har sagt meget klart i dag

er nødt til at overveje om ikke det kan være direktivvejen vi skal gå

nødt til at sætte ind på nationalt niveau og det kan vi gøre

er altså en lang række ting hvor vi godt kan sætte ind på nationalt niveau men vi kan ikke sige at det her er et nationalt problem

løse et europæisk problem det er jo det man forsøger fra enhedslisten side og det synes jeg simpelt hen ikke er godt nok derfor bliver vi også nødt til at holde fast i at vi skal

nogle fælles løsninger på det her problem

vi kan henvise til at vi trods alt har specielle problemer

er ikke noget problem som er specielt for jer ned ad brættet med jer

at der i konklusionerne jo

er bare at eu reglerne er dem der i dag er årsag til at situationen er

en faglig organisation er ude at melde positivt ud i forhold til de meldinger der er kommet fra ministeren og dermed regeringen i dag som opfølgning på den

er adresseret i de to sidste finanslove i øvrigt sammen

med enhedslisten og jeg har da en forhåbning om at vi også kan blive ved med at arbejde ad det her spor jeg bider også mærke i at dansk folkeparti i dag siger

der er nogle problemstillinger jeg tror at vi er nødt til at se på om ikke vi kan rejse det her i forhold til at få et fælles chaufførdirektiv eller ad anden vej få en decideret forordning som adresserer

vi kan jo meget hurtigt blive enige om at der er nogle problemstillinger i forhold til tolkningen

vi er enige om at det skal adresseres og derfor tror jeg at det vigtigste

chauffør som kører rundt i danmark men det hjælper jo ikke noget bare at skubbe ham syd for grænsen og så sige at nu løser vi problemet i seks måneder fra dansk side vi skal finde en fælleseuropæisk løsning på den her problemstilling

det sikrer mest mulig konkurrence og dermed lavest mulige priser

transport det gavner konkurrenceevnen for hele europa og det sikrer de

forbrugerne når en udenlandsk lastbil har kørt

må den lastbil køre tre ture

det vil sige at en lastbil der kommer op fra

tyskland må blive i danmark

syv dage og køre op til tre ture internt i danmark inden den kører tilbage til tyskland vi hører fra rigtig mange organisationer rundtom i landet at de

ikke overholdes det vil sige at man for eksempel kører fire fem seks ture internt i danmark i stedet for de tre man har lov til det vil regeringen ikke finde sig i

igangsat en lang række initiativer som skal bekæmpe ulovlig cabotage

de regler lad mig nævne nogle af dem vi har forhøjet bøderne for ulovligheder det var sådan at bøderne ikke var blevet opjusteret i en del årtier

det der hedder pris og lønudvikling det vil sige at bøderne var relativt lave sammenlignet med hvad man får af bøder for andre overtrædelser så har vi øget politiets kontrol

er til stede og derfor har vi givet flere penge til politiets kontrol så de kan fange dem der bryder cabotagereglerne

rapport med en række anbefalinger

men lad mig nævne to af dem der kommer en

regler der gælder det er noget branchen selv har efterlyst for

hvad der er gældende regler i danmark også på engelsk ud over det vil vi

nu lægge op til at tolke reglerne for

ligger i den strenge ende af af det fortolkningsrum der er

det radikale venstre op om og vi støtter også

den her diskussion omkring et såkaldt chaufførdirektiv

det er sådan at når nu vi har gjort lastbilkørsel til et internationalt marked i eu så synes vi også at der skal være nogle sociale rettigheder for de chauffører når en chauffør for eksempel er kommet til danmark og venter på at få et læs tilbage

rettigheder den chauffør har mens den chauffør venter på at få et læs med tilbage til tyskland england eller hvor det nu kan være der skal være nogle rettigheder i forhold til toiletforhold i forhold til mad i forhold til overnatningsmuligheder og alt muligt andet

og det synes vi danmark skal arbejde for der kommer på europæisk plan enhedslistens forslag i dag går ud på at trykke på den såkaldte røde knap og melde os midlertidigt ud

udskyde udfordringerne og det kan vi ikke støtte op om i stedet vil vi fortsætte med at bekæmpe ulovlig cabotage og vi vil kæmpe i eu for at chauffører får flere sociale rettigheder som gælder i alle

lavere omkostninger for virksomhederne og det giver billigere

og laver udbud på baggrund af en timeløn på

herre andreas steenberg hylder

lang række områder ikke kun i lastbiltransport men også

rigtigt at det her er konkurrence på løn

jeg synes man i eu skulle lave sådan et chaufførdirektiv der netop sikrer nogle ordentlige vilkår

der synes jeg også vi har en interesse i at den transport foregår på ordentlige vilkår og det kan vi kun sikre via eu og ved at eu laver et direktiv for hvilke vilkår der skal gælde for chauffører i hele europa

at man ikke ønsker øget liberalisering på nuværende tidspunkt men det er jo

den nugældende forordning der i giver anledning til problemerne

strammere regler og der ligger også strammere regler i forhold til at bekæmpe ulovlig cabotage udover det synes jeg at det er vigtigt at danmark engagerer sig i

lastbil kører fra tyskland til spanien

produktionsafdeling i tyskland så det synes jeg også vi bør interessere os for at tage et ansvar for i hele eu og sikre at de her chauffører har nogle rettigheder så de ikke skal leve for deres egne penge

vil opfordre enhedslisten til også

gå ind i den debat og være med til at sikre nogle bedre vilkår for de her chauffører i hele eu

af ideen med det fællesskab der er

det er sådan set udmærket at man af miljøhensyn og af mange andre hensyn kan

og tjene penge og så videre så i udgangspunktet er det jo faktisk rigtig godt at man har det

det er særlig slemt for danmark

se hvis man gør sig den ulejlighed at læse forslaget

har sat op en ting er at det

rammer andre europæiske lande

rammer hårdt i danmark og det har været drøftet og diskuteret ret så ofte

at sige jamen så var det måske en løsning at forfølge den tænkning enhedslisten lægger bag det her forslag og alligevel

give en række muligheder på tværs af grænser eller i et næsten grænseløst samfund ja så duer det jo ikke at enkeltlande begynder at sige nu vil vi lige have

vildspor med hensyn til ideen bag det fællesskab

alt fra eu er godt

oprindelige idé om det her fællesskab

i forlængelse af det jeg spurgte ministeren om da ministeren stod

vanskelighederne er særlig store i danmark

har det svært der skal store skatter til for at finansiere den måde vi har indrettet os på med vores

mere af slagsen i hovedet på danskerne

har øget skatter og afgifter og dermed skabt et løntryk der gør det endnu vanskeligere

givetvis er korrekte er særlig slemme for danmark

så skulle sige jamen det problem vil vi lige overføre på alle andre

det ville være en mærkelig form for politik og

ikke kan støtte det her beslutningsforslag fra enhedslisten på trods af problemerne

jeg er også glad for at

mikkelsen er meget ærlig om de her ting og siger at det er hele ideen med det indre marked og at det

er ikke nogen begrænsninger hverken på arbejdskraft

er jo også grunden til at man har skabt de her cabotageregler man siger godt nok

lige nøjagtig danmarks vedkommende

ingen begrænsninger det foregår for fuld udblæsning døgnet rundt alle ugens syv dage

er så store som de er så der rent faktisk kan køre bulgarske og rumænske chauffører rundt til

tredive kroner i timen hvad ved jeg så er det selvfølgelig et problem som så truer et erhverv

jeg sagt at det er særlig slemt for danmark men det

i hele eu mellem skal vi sige de nye østeuropæiske lande og så en række af

en ubalance eller måske på uforenelige enheder

noget der tager lang tid inden der er en balance og så er det i hvert fald galt hvis vi fortsætter med at øge

vi jo have en grundlæggende diskussion om om det kan forenes med fælles regler

vi melder os lige ud af den del af det for den er ubehagelig for os

om det her fællesskab holder på de vilkår vi vi så gerne en fuld liberalisering af de her

der er et specielt dansk problem eller at danmark

i hvert fald er specielt hårdt ramt af de her regler giver det jo også baggrund for at bruge artikel ti og henvende sig til kommissionen og dermed bidrage til at få den diskussion som så skal skabe de fælles regler jeg ved godt at vi

uenige om hvordan de fælles regler skal se ud vi ønsker i høj grad en opstramning vi ønsker i virkeligheden cabotage hen hvor peberet gror hvor herre

den politik som herre henning hyllested har været med til at lægge stemmer til med et skatte

i danmark der bestemt ikke er blevet mindre i den her regerings levetid forværrer situationen og gør det endnu mere håbløst at opnå

derfor er det bare jeg peger på at så skal vi gribe i egen barm og der skal føres en anden politik i danmark og det er ikke enhedslistens politik

det ville nærmere være

blev trænet lidt i liberal alliances fire mærkesager

nogle af de øvrige ordførere og til ministeren så er det her

og det synes jeg i virkeligheden er genialt

regeringen og folketinget her ville bakke op om

at opdyrke ny jord det har jeg så forstået på debatten at

jeg mener faktisk at man kan konstatere at der er sket en voldsom forvridning af markedet jo ligesom det der giver anledning til

den er lavet for det samme og jeg mener rent faktisk at man godt kan påpege som også herre mikkelsen her til sidst sagde

specielt hårdt ramt af det her derfor burde det give anledning til at man henvender sig

ikke i tvivl om at den her bestemmelse artikel ti i forordningen er lavet netop fordi man

i sin tid godt var klar over at det man var i færd med at lave

ville give problemer for de nationale

de østeuropæiske lande ville betyde at chauffører fra de gamle vesteuropæiske lande pludselig skulle konkurrere med lønninger på en tredjedel eller mindre

artikel ti i anvendelse

en henvendelse til kommissionen vi ønsker understøtter man jo i virkeligheden de bestræbelser man i

det får man understøttet på den måde der får man skubbet til den diskussion og derfor kan

det her beslutningsforslag med med kyshånd en henvendelse i

vi diskuterer i dag ville jo give kommissionen noget at tænke over og vise at den danske regering rent faktisk mener det alvorligt og det ikke bare var for sjov at en række lande

gjorde opmærksom på det her problem og krævede at der ikke skulle foretages nye liberaliseringer når man nu skal til at revidere

ødelæggende cabotagekørsel og vi mener rent faktisk at argumentationen

at danmark er specielt hårdt ramt faktisk holder jeg forstår ikke helt regeringens måske specielt socialdemokraternes

modstand mod at tage en diskussion med kommissionen og dermed

diskussion der skal foregå i eu systemet

også godt sige at

er alle enige om at vi skal sætte ind over for vi skal have øget kontrol og

øgede ressourcer det kræver at politiets tungvognssektion

arbejde med selv om vi på to finanslove har understøttet

at vi når vi snakker om ulovlig og lovlig

hvad kan man sige de initiativer der er taget indtil nu ikke efter min bedste overbevisning

sammen med at når man kommer med en international transport giver den anledning eller ret til at køre tre

det gør man i hvert fald i danmark fordi landet er lille og der er kort til grænsen der er kort til den tyske

en aktivitet

oplever alligevel at i og med at man gør det med udgangspunkt i en international transport og kører tre cabotagekørsler og

i trafikstyrelsens

noget ved vi står tilbage med den her forordning som er

er ulovlig og det er klart at

for politiets tungvognssektion at kontrollere det i sidste ende jeg kan ikke forstå at man ikke

så må sige kan få ind i hovedet at det er et kæmpemæssigt problem

det derfor ikke er nok bare at sige

problem hvis man kommer ind med en international transport og så kører fire eller ti

så er det klart ulovligt men det er hele den

problem den bliver erklæret for lovlig men den er ulovlig fordi den aktivitet den skaber er i strid med forordningen

ministeren har sagt at han

man måske arbejder på at skabe et chaufførdirektiv det synes jeg lyder som en rigtig interessant idé

kan blive betænkelig ved hvor lang tid det

problemer vi har med cabotagekørsel

jo aktuelle og akutte og betyder

danske chauffører i arbejdsløse fordi de ikke kan konkurrere med lønninger på tredive

jeg synes også vi skal arbejde på at skabe et chaufførdirektiv som kan skabe ensartede

de fremmede chauffører fra bulgarien og rumænien vil glæde sig over det

lovlig og ulovlig

den pågældende forordning og den måde det kører på at jeg håber at ministeren trods alt vil tage det op med trafikstyrelsen og sige

de pågældende regler jeg håber at ministeren om jeg så må sige

sætte sig igennem over for trafikstyrelsen og sige det kan godt være at tre cabotagekørsler i forlængelse af en international transport er lovligt men den aktivitet der kommer ud af det

så finde en eller anden grænse en eller anden bestemmelse

der inden for tre måneder kun må køres ti ture

sådan noget synes jeg man skulle drøfte med trafikstyrelsen det vil jeg kraftigt opfordre

tage en eu forordning i hånden og sige her kan vi bruge den men nu ønsker de forenede eu partier i det danske parlament altså pludselig ikke

har måske ikke sådan de helt store forhåbninger til at det kan lade sig gøre

hvert fald en forhåbning om at enhedslisten

de hårde midler i brug over for regeringen altså enhedslisten har en enestående

eu venlig

er et meget meget stort flertal i det her ting for eu og for alt hvad eu står for og gør i alle mulige mærkelige situationer også på det her område vi kan også konstatere at der ikke

noget så simpelt og enkelt som at henvende sig til kommissionen og sige vi har et problem skal vi ikke

lidt om hvad det er for nogle kræfter vi er oppe imod jeg tror ikke at vi nogen sinde kommer i den situation

gøre det her til et kabinetsspørgsmål

på regeringen det må vi jo bare konstatere vi har ganske vist lige landet en aftale om dagpenge og det er selvfølgelig godt men det viser måske også nogle af de vanskeligheder vi har med at tumle med regeringen det skal jeg ikke lægge skjul på at

har vi fra enhedslisten side bakket fuldt og helt om og gør det fortsat

en del af hele den her problemstilling med at man i trafikstyrelsen fortolker

jeg foreslår at forslaget henvises til transportudvalget hvis ingen gør indsigelse

to tusind og tre og som man dengang selv var med til at fremsætte

godt nok fremsat men det blev aldrig førstebehandlet og det gjorde det ikke fordi det gav anledning til en række principielle spørgsmål om forholdet til grundloven

regeringen kan af samme grund ikke støtte det det fremsatte beslutningsforslag betyder det så at

når det handler om indsatsen mod rocker bande miljøet nej det det

har landet fået en ny regering som har løftet indsatsen mod rocker bande grupperinger til det stærkeste niveau nogen sinde

har absolut topprioritet for regeringen og selvfølgelig også for mig som justitsminister jeg har ved flere lejligheder redegjort for regeringens mange initiativer og også

på området senest under den forespørgselsdebat vi havde her i salen den syvende maj som jeg også

jeg bedt mine embedsmænd om sammen med politiet anklagemyndigheden og

kriminalforsorgen at overveje initiativer der skal sikre at alle involverede myndigheder også fremover er bedst muligt rustet til at håndtere udfordringerne med med rocker

der vil være tale om en bred gennemgang hvor der som sagt ikke skal være nogen hellige køer jeg har således bedt om at man bredt ser på politiets efterforskningsredskaber strafniveauer afsoningsvilkår

reglerne om udgang og prøveløsladelse for rockere og bandemedlemmer samt på politiets redskaber i øvrigt herunder jo altså også reglerne om visitationszoner og zoneforbud ligesom der også vil blive set på mulighederne efter planlovgivningen

meget optaget af at bekæmpe rocker

også politiet yder en meget stor indsats på området helt generelt

prioriterede indsatsområder for dansk politi

udpeget som et nationalt indsatsområde for dansk

den overordnede koordination af politiets samlede indsats mod rocker og bandekriminaliteten det sker i et tæt samarbejde med

samt andre relevante nationale

internationale samarbejdspartnere som led i rigspolitiets meget stærke koordinerede indsatser

efterretninger fra og til landets politikredse og andre samarbejdspartnere alt sammen med henblik på at det daglige politimæssige arbejde kan tilrettelægges bedst muligt i bekæmpelsen og opklaringen af den kriminalitet der udspringer af

rigspolitiets overordnede strategi for området

bygger selvfølgelig på en koordineret målrettet

og lægge maksimalt pres på de enkelte bandemedlemmer fra enhver tænkelig vinkel rigspolitiets strategi for

området er forankret i en fortrolig national

operationsplan hvor de enkelte elementer i indsatsen på området er beskrevet det gælder lige fra den løbende indhentning af efterretninger til det forebyggende og også tryghedsskabende arbejde og det gælder lige

første indsats ved sammenstød og konfrontationer til sikring af resultater i efterforskningen og selvfølgelig også retsforfølgningen den nationale operationsplan

er selvfølgelig et dynamisk arbejdsredskab for politiet som skal sikre at politiets overordnede indsats på området løbende både koordineres og tilpasses rigspolitiets strategi for området ligger derudover vægt på nøje at koordinere samarbejdet med andre relevante aktører herunder skat og de enkelte kommuner

har skat og politiet jo som bekendt igennem en årrække samarbejdet om at ramme

deres kriminalitet det sker ved den såkaldte al capone metode hvor man så at sige går efter

blev der således i relation til rocker bande miljøet varetægtsfængslet en hundrede og tolv personer ligesom der blev rejst

blev der foretaget langt over to tusind visitationer i de etablerede visitationszoner og beslaglagt et stort antal skydevåben det er jo selvfølgelig samtidig helt afgørende for mig at sikre at politiet anklagemyndigheden

kriminalforsorgen også fremover er bedst muligt rustet til at håndtere udfordringerne med

rocker og bandegrupperingerne det er også derfor at vi fra regeringens side fra starten har iværksat en hel række initiativer på området først og fremmest har

samlede indsats mod rocker og bandemiljøet og den kriminalitet

med en meget bred flerårsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi som vi jo indgik her

siden med den her aftale

der som bekendt blevet afsat midler til at fastholde den intensiverede indsats

der er forankret i det vi kalder task force øst derudover

blev den nye fleksible task force vest som er placeret i horsens etableret ligesom der blev afsat midler til at gennemføre en ny målrettet indsats mod rocker bande miljøets rekrutteringsbaser

hvor vi altså lavede en aftale om kriminalforsorgens økonomi med den aftale

blev der sikret otte og fyrre nye pladser til de negativt stærke indsatte som

østjylland og som altså lige nu er under etablering med de her nye otte og fyrre pladser pladser sker der et væsentligt

i mulighederne for at håndtere de sikkerhedsmæssige udfordringer

rocker og bandemedlemmerne giver internt i

vores fængsler dertil kan man sige at aftalen også rummer en skærpet indsats

indsmugling af narko og den rummer

ikke mindst rummer den også muligheder for etableringen af to hundrede nye pladser ud over de otte og fyrre jeg allerede har omtalt derudover

regeringen også for nylig fremsat et lovforslag der blandt andet skal udvide anvendelsesområdet for hemmelige ransagninger hvis forslaget bliver

håber på bred opbakning her i folketinget

vil politiet fremover have langt bedre muligheder for at efterforske og slå ned

vil også nævne behandlingen af sager om prøveløsladelse hvor regeringen har taget initiativ til at de relevante myndigheder fremover vil arbejde endnu tættere sammen for at undgå at de i gåseøjne forkerte

prøveløslades det er således af væsentlig betydning at kriminelle med tilknytning til rocker bande miljøet ikke prøveløslades hvis der er en særlig grund til at frygte at de på fri fod vil begå ny kriminalitet

vil kriminalforsorgen høre politiet i alle sager om prøveløsladelse af kriminelle med tilknytning til

rocker og bandemiljøet når man også inddrager politiets viden

mere fyldestgørende grundlag for at vurdere om prøveløsladelse ikke er tilrådeligt så lad mig slutte igen at understrege at regeringens linje over for rocker og bandemiljøet

dag et været meget klar det er en absolut topprioritet for regeringen regeringen har iværksat en hel række initiativer som har sikret at indsatsen over for rockere og bander er løftet markant og altså er på det stærkeste niveau nogen sinde

jeg desuden fremadrettet bedt mine embedsmænd sammen med politiet anklagemyndigheden og kriminalforsorgen at overveje initiativer der kan sikre og skal sikre at alle involverede myndigheder også fremover er bedst muligt rustet til at håndtere udfordringerne med rocker og bandegrupperingerne

være tale om en bred gennemgang af hele området

indgangen er at der ikke skal være nogen hellige køer fordi regeringen vil sikre at at det massive pres der er nu på

rocker bande miljøet til stadighed bliver lagt på rocker og bandemiljøet

beslutningsforslag som folketinget har på dagsordenen i dag

at at kunne lukke rockerborge der i øjeblikket er til stor gene for beboerne i en række byer her i landet forslaget var jo en genfremsættelse af et forslag som

er beliggende tæt ved skoler eller i beboelseskvarterer og skaber utryghed i nærområderne

hvad er regeringens holdning til det forslag og hvis der er nogle betænkeligheder hvad er de

det her ligger jo lige for og det er vigtigt at

finder anledning til her på ti årsdagen at fremsætte et

kreativitet i bekæmpelsen af rocker bande miljøet at man er nødt til at gribe til forslag der har været fremsat for ti år siden for at komme

det konservative folkeparti med de

med i dag nemlig

forsamlingsfriheden den europæiske

bestemmelser ligeså det var årsagen til at det aldrig nogen sinde blev førstebehandlet

nuværende forsvarsminister der på det tidspunkt var borgmester i

var meget optaget af at at der skulle ske noget og det var et kæmpe problem med de her rockerborge og bandernes borge

man så ikke vil gennemføre det her forslag

jeg skulle hilse og sige vi har også i forslaget listet byerne op at det er en

esbjerg horsens holbæk og randers der er mange steder hvor man har det her problem

også på grundlovsspørgsmålet dengang og mente at

overholdes i den forbindelse så hvad er det der har ændret sig er der noget omkring situationen vedrørende

notam og derfor blev det ikke er fremsat

den her regering har løftet indsatsen mod rocker bande miljøet til et helt nyt

forslag som blev fremsat aldrig førstebehandlet årsagen til

principielle synspunkter som den daværende regering

og som vi valgte at tilslutte os og derfor blev

set bare glæde sig over at der er nogle der tager det der var

i stedet for at stå og kritisere dansk folkeparti for at

rejse en debat om om et interessant emne justitsministeren nævner at der

internationale konventioner og andet og det er rigtigt at det kan være en af

godt spørge justitsministeren om ministeren stadig væk mener det som ministeren sagde den sjette maj to tusind og tre altså

med grundloven socialdemokratiets lovforslag om at forbyde rockere at opholde sig i rockerborge i boligområder kan være i strid med grundloven

morten bødskov er uenig og lader gerne forslaget prøve ved domstolene som det skete med

at ministeren ikke længere mener det som han sagde for ti år siden

en tid hvor vi befinder os midt i en rocker bande konflikt er nødt til at finde forslag som

socialdemokraterne har fremsat for ti år siden for at finde på noget nyt det

niveauet i den indsats som man selv er

den her regering har som sagt løftet indsatsen til et

presset mod rocker bande miljøet er blevet mindre

og med god grund de er meget kriminelle og derfor

det bliver de også og det bliver deres aktiviteter og derfor sidder der

grundlovsstridigt ønskede

at lade det prøve ved ved domstolene det vil man så

og klar tale jeg fornemmede dog ikke helt at det var sådan i den

ministeren praler jo i folketinget af alle de initiativer som regeringen har taget på det her område

de uroligheder vi har set med bander og rockerkonflikt i de seneste måneder

her i salen om hemmelige ransagninger som

alvorlige form for organiseret kriminalitet og det handler netop om

rocker bande miljøet det handler om at vi kan se

de også på vej ind i den økonomiske kriminalitet og derfor vil vi

man tage at støtte det det

kriminalitet som udspringer af rocker og bandemiljøet i øvrigt så der er behov for nye tiltag der er behov for nye tiltag når vi ser på prøveløsladelse derfor har vi

otte og fyrre nye pladser til blandt andet rocker og bandemedlemmer to hundrede nye pladser

i øvrigt i fængslerne og bedre muligheder for opdeling der valgte venstre ikke at være med som sagt har jeg bedt mine embedsmænd om fra ende til anden uden at have hellige køer at kigge på behovet for at skærpe

og det gør vi jo fordi vi mener at det pres der er og som er løftet til det

for år tilbage sagde at det var fordi man

bevidst om at det stred

nogle spilleregler og nogle konventioner

det lidt mere kompliceret men dog noget man kunne se på men kan

der i sin tid gjorde at

lovgivning altså grundloven eller var det konventioner og i givet fald hvilke konventioner hvad var

behnkes forgænger herre helge adam møller sagde som konservativ retsordfører

selv om kampen mod rockerne i alle partier i dag er højt prioriteret er det ikke givet at

den konservative retsordfører helge adam møller er skeptisk vi har diskuteret det her i mange år og har blandt andet

at det ikke kan lade sig gøre uden at bryde grundloven folk har ret til at bevæge sig frit og jeg sætter grundloven over rockerne

er ingen lette løsninger på problemet kun hårdt arbejde fra politi og kommuner

kan da heldigvis se at det går fremad

nu sidder der altså langt over tre hundrede i vores fængsler

udtalelser a la den her fra den konservative ordfører herre helge adam møller

en rockerklub eller en bande forsamlet et sted hvis de bliver udsat for angreb udefra der er til fare for naboerne at

uden at det er i strid med grundlovens regler om forsamlingsfrihed

jeg et lille citat her der hedder vi knægter netop ikke rockernes forsamlingsfrihed de kan bare mødes et andet sted end på en rockerborg inde midt i byen

den blev vedtaget i slutningen halvfemserne da vi havde den store nordiske rockerkrig og det ved herre tom behnke også godt er tilfældet så det herre tom behnke siger

holder ikke den debat der rejste sig om det her forslag var jo blandt andet foranlediget af at den tidligere regering med en konservativ justitsminister i spidsen og en konservativ retsordfører

sig kraftigt imod forslaget og der må jeg sige

ensbetydende med at presset mod rocker bande miljøet er blevet formindsket af den grund tværtimod

har den her regering løftet det til det stærkeste niveau nogen sinde

dengang i to tusind og tre

sidder der langt over tre hundrede i fængslerne så

bruge det som udtryk for en forstærket indsats mod rocker bande miljøet

i folketingssalen i venstre

bekymrede for den

konflikt eller krig som man ser udspille sig det fylder måske ikke så meget længere på mediernes dagsorden som det gjorde i de første måneder her i to tusind og tretten men vi tror

det centrale nørrebro af hashhandel

som er styret af rockere og bander og foregår fuldstændig åbenlyst

legepladsen hvor børnene leger og boligområder hvor ganske almindelige lovlydige københavnere

og det er på trods af at regeringen er så stolt af alle de initiativer

det har hjulpet det kan godt være men har det hjulpet nok nej det har det ikke og derfor

ting også lovgivningsmæssige initiativer jeg må helt ærligt sige at jeg er noget skuffet over at det eneste justitsministeren vil

at ministeren fremhæver at der er et embedsmandsudvalg

hvor der ikke er nogen hellige køer så de skal kigge på alting men så bruger ministeren

man så undre sig over hvad der mon kommer ud af det og i venstre er vi ikke særlig optimistiske vi synes vi skulle

politisk diskussion en forhandling hos justitsministeren hvor vi i fællesskab prøver

som oprindelig er justitsministerens forslag og det er fordi der kan være spørgsmål i forhold til grundloven og internationale konventioner men vi ønsker sådan set

justitsministerens og justitsministeriets vurdering

om i den udvalgsbehandling som kommer efterfølgende vi må have en vurdering af hvor langt man

vi tage en reel substansmæssig politisk diskussion af

med stor succes og vi ved også blandt andet fra nogle episoder

politi at

har nogle begrænsninger derfor vil vi gerne være med til fordomsfrit at diskutere inden for rammerne af grundloven inden for rammerne af internationale konventioner om man kunne udvide den lovgivning som som ligger men

for det er at justitsministeren vil

en vurdering af hvor det her præcis er grundlovsstridigt hvad det præcis

altså retsordfører for socialdemokraterne kunne komme

de internationale konventioner modsat justitsministeren

ønske om at få løst det her problem

i fællesskab og også ved at overveje nye lovgivningsmæssige initiativer vi tror ikke på

om økonomisk kriminalitet hvor man i en

og foreslår udvidet adgang til hemmelig ransagninger

et magisk våben der får bandekonflikten til at forsvinde det kan justitsministeren godt stå på

talerstol og forsøge at bilde de folk

det hjælper ikke ret meget i venstre vil vi

effekt og derfor går vi også fordomsfrit

en ny paragraf i rockerloven der giver politiet hjemmel til at forbyde en person at opholde sig i en bestemt ejendom eller på en bestemt lokalitet hvis nogle nærmere betingelser i

er opfyldt jeg forstår det sigtet med forslaget i

er at stille samfundet stærkere i kampen mod rocker bande grupperinger og den intention tror jeg i virkeligheden hele folketinget er bag det er jo jo så i øvrigt af præcis de samme grunde at regeringen har taget en række initiativer og iværksat en bred gennemgang som er på tværs af politi kriminalforsorg anklagemyndighed og ministerie for at se på om der er nogle nye tiltag der kan stille samfundet endnu stærkere i kampen mod netop rocker

nogle spørgsmål i relation til grundloven i relation til menneskerettighederne og af den grund kan vi selvsagt ikke støtte forslaget

her med at sikre politiet politiet bedre muligheder for efterforskning se straffeniveauerne

jo netop i virkeligheden sigtet med den gennemgang justitsministeren har sat i værk den intention der ligger her bag forslaget er altså den som man kan sige hele folketinget i virkeligheden er fælles om men der er altså nogle konkrete problemer ved det her forslag

i virkeligheden er en genfremsættelse af et forslag fra to tusind og to som den nuværende justitsminister dengang selv var afsender på dengang blev forslaget så aldrig behandlet på grund af netop nogle af de problemer der allerede er fremgået af debatten

er fair at sige at forslaget i dag

at holde justitsministeren oppe på det forslag han selv kom med for ti år siden man kunne også drage en anden konklusion

også drage den konklusion at hvis vi i folketinget tilbage i to tusind og to hvor jeg ikke selv sad i folketinget havde en diskussion om en verserende rocker bande konflikt og vi nu har det igen i to tusind og tretten

set også tale som en anmeldelse af den politik der er blevet ført i de mellemliggende år hvor lige præcis vko partierne har haft ansvaret i hvert fald i de ni

er flere punkter der kunne bevæge os fra at det var et drilleforslag hen til noget der egentlig handlede om en

er det vigtige at vi i den situation der er her og nu

der allerede er fremlagt om hemmelige ransagninger om nye lukkede fængselspladser ny rocker bande taskforce og så videre

brede gennemgang som justitsministeren omtalte

i kampen mod de rocker bande konflikter vi desværre ser i dag for det skal vi som samfund under ingen omstændigheder acceptere

jeg er meget konstruktivt anlagt

er udslagsgivende for at vi bør gøre noget

ikke den socialdemokratiske ordfører er uenig i nemlig at vi har et antal rockerborge rundtomkring i landet der skaber meget utryghed

der bor i nærheden dem der færdes i nærheden dem der har børn i skole

enige om at konflikten og trusselsbilledet er det samme eller nok værre end det var dengang

ligegyldigt om det er det

eller noget andet men i hvert fald gøre det nemmere for kommunerne og politiet

de her rockerborge hvad kunne den socialdemokratiske ordfører tænke sig at vi så skulle gøre fordi lige nu har vi jo en situation hvor de eksisterer

også fremgået af debatten der har været hidtil på lige præcis nogle af grundlovens bestemmelser menneskerettighedskonventioner og så videre men er det muligt at vi undervejs i den gennemgang justitsministeren omtalte som ministeriet politiet anklagemyndigheden og kriminalforsorgen laver sammen kan nå frem til nye forslag som selvfølgelig ikke overtræder grundlovens bestemmelser men som kan gøre noget ved det her

noget socialdemokraterne vil se uhyre positivt på

den værdi hvis jeg skal være konstruktiv som jeg forstår at herre peter skaarup har

også har om at vi vil gøre hvad vi overhovedet kan inden for grundlovens rammer for

hedder l to hundrede og seks og tyve som dengang blev fremsat af den nuværende justitsminister

socialdemokraterne stadig væk enige

i bemærkningerne står der det er fuldstændigt uacceptabelt at lokalsamfund skal fanges i utryghed og frygt og uden lovgivningsmæssige muligheder for at lukke de rockerborge der er årsag til frygten og usikkerheden det er derfor nødvendigt at udvide lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme så loven ikke kun finder anvendelse på situationer hvor de omkringboende omkringboende beboere er i fare på grund af potentielle angreb men også på situationer hvor rockergruppernes kriminalitet og øvrige adfærd skaber utryghed det der stod dengang det som socialdemokraterne vel har gjort sig nogle tanker om dengang står egentlig stadig væk ved magt og så er mit spørgsmål

situation nu sidder socialdemokraterne i regering sågar sidder de på justitsministerposten og vi har et stort antal rockerborge eksempelvis i esbjerg holbæk hvor man ikke kan lukke dem på grund af nogle

kan lade sig gøre i den nuværende lovgivning hvad vil socialdemokraterne gøre for at rette op på det så

morten bødskov har haft da han for ti år siden fremsatte den holdning den grundlæggende opfattelse af hvad der ret og rimeligt

har den grundlæggende værdi at man så må forholde sig til hvad det er for en situation man står i jeg kunne sagtens have forestillet mig at det var mig der i to tusind og to

i nogle grundlovsmæssige barrierer men det ændrer jo ikke på den grundlæggende værdi jeg har nemlig at vi skal gøre hvad

så må man forsøge at rette sine forslag ind så de holder sig inden for de begrænsninger grundloven sætter men viser det sig med det arbejde justitsministeren nu har sat i gang mellem justitsministeriet politiet anklagemyndigheden og kriminalforsorgen at der kan komme nogle nye ideer der kan stille os bedre i forhold til rockerbander

hvad man skal kigge på i sådan et et arbejde og jeg

det er jo dejligt at det fungerer som sædvanlig

den værdi der var for ti år siden det der ligger bag det her

det samme jeg sagde fra folketingets talerstol jeg

hvis man inden for rammerne af grundloven og de internationale konventioner kan stramme rockerloven yderligere er socialdemokratiet eller i det mindste herre ole hækkerup alene herre ole

villig til det er det sådan man skal forstå det herre ole

hvis vi var nået derhen men lad mig så sige det næste nemlig at jeg hørte justitsministeren sige følgende der skal ikke være nogen hellige køer overhovedet i det arbejde han har sat i gang mellem politi anklagemyndighed kriminalforsorgen

kan gøre ved rocker og bandeproblemet bredt set så synes jeg

kortlægning så skal vi ikke begrænse yderligere hvad man skal se på skal vi så give os til at gisne om hvad man

ikke nødvendigvis vil føre noget positivt med sig men jeg kan give et klart tilsagn fra socialdemokraterne om at vi vil kigge på alt der kommer ud der med med positive briller fordi

er når en minister ved en første behandling

det tror jeg både tilhørerne

justitsministeren har afvist indgå i deres arbejde med henblik på en anbefaling det tror jeg simpelt hen vil være for naivt

bedt om at se på noget arbejder videre med de ting som ministeren er interesseret i de ting som ministeren afviser for

i folketingssalen tror jeg ikke man skal regne med

og siger at det forslag mener de er grundlovsstridigt hvorefter man har en regering siddende der siger

at der vist for alvor er noget at snakke om

være at det enkelte forslag ikke var heldigt eller var forkert fordi det netop strider mod grundloven men det ændrer jo ikke på at det værdisæt der har ligget bag forslaget nemlig at man er nødt til at gøre noget ved rocker bande problemerne desværre selv i dag er sørgelig aktuelt derfor tror jeg at

den socialdemokratiske folketingsgruppe i dag

at vi er nødt til at kigge på nogle nye måder det

at være en fuser fordi vi ikke kan gennemføre dem fordi de er grundlovsstridige

jo helt håbløst hvis vi skal gøre noget yderligere end vi som samfund gør i dag

jeg synes de fleste væsentlige pointer allerede er blevet

gå langt

som rejser en række principielle spørgsmål

vi må stå vagt om de grundlæggende rettigheder i det danske samfund det var derfor at forslaget ikke blev til noget for ti år siden

derfor at forslaget ikke bliver til noget i dag det ændrer ikke på at vi skal spille på mange andre tangenter

politiets og øvrige myndigheders initiativer som justitsministeren kom med før

meget meget glad for det store arbejde

det her store store problem i det danske samfund til livs så for at opsummere vi radikale

er med til at bekæmpe banderne men det bliver altså ikke med dette forslag da der ganske enkelt er for mange ubesvarede spørgsmål

jeg skal meddele på enhedslistens vegne da deres ordfører desværre ikke

at de også er med på at afvise

den socialdemokratiske ordfører sagde for lidt siden nemlig at

også at udvide muligheden for at lukke rockerborge er det radikale venstre uenig

men det må altid være en afvejning af hvad

kan stå inde for

ikke stå inde for at stemme for et forslag

og derfor er det vel relevant nok at diskutere om den lov vi i sin tid

i folketinget er fulgt med tiden dengang var afsættet at at der var nogle

nu har vi så ikke bare rockerklubber der er i konflikt men også

stoppe op de steder steder

der var risiko for at der kunne komme missiler

rundtomkring i landet

næsten nævne alle de større byer rockerborge og

forsamlingssteder for organiserede kriminelle der bare lever

ikke lukkes borgmestre kan ikke lukke dem politiet kan ikke

til frustrationerne fra mange af de borgere for ligesom de henvender sig til herre peter skaarup

man skal sidde stille

set at der sker noget i den her sag

på det her område vi vil altid gerne drøfte dem

radikales argument for ikke at støtte forslaget

betyder det så at når den

skriftligt under udvalgsbehandlingen og det så bliver godtgjort at

al respekt også for initiativet fra

så ser vi da på forslaget med andre øjne end vi ellers ville have gjort

gerne drøfte det efterfølgende det er jeg

er så om man træder ved siden af og kommer til at overtræde nogle nogle konventioner

og eventuelt vores fornemste juridiske dokument land nemlig grundloven

og seks og tyve som indebærer en udvidelse af anvendelsesområdet for den såkaldte rockerlov det vil betyde at politiet får mulighed for at forbyde en person ophold i bestemte områder og konkrete ejendomme

reel fare for de omkringboende borgere men alene på grund af en adfærd der skaber utryghed

altså det vi diskuterer her i salen i

sige tak for forslaget for jeg synes det er en fornuftig overvejelse problemet er nemlig alvorligt og der er ikke nogen tvivl om at

behov for at vi overvejer forskellige tiltag for at komme bandekriminalitet til livs jeg vil dog som det også er sket fra nogle af de andre ordføreres side starte med at henvise til at

for ti år siden var justitsministeriets interne vurdering

forenelig med blandt andet grundlovens § ni og halvfjerds om forsamlingsfrihed og bestemmelsen om forsamlings og foreningsfrihed i artikel elleve i den europæiske menneskerettighedskonvention derfor blev lovforslaget dengang ikke førstebehandlet og den vurdering altså om forslagets gangbarhed i forhold til vores grundlov

de europæiske menneskerettigheder er jo

om det her lovforslag skal genfremsættes af den grund kan sf ikke støtte det fremsatte beslutningsforslag

også gerne pege på at regeringen har taget en række initiativer til netop at bekæmpe bandekriminalitet og rockerkriminalitet regeringen er i samarbejde med politiet anklagemyndigheden og kriminalforsorgen i gang med en bred gennemgang af området hvor vi afsøger den bedste indsats i forhold til netop bande og rockerkriminaliteten

fremhæve at skat og politiet som bekendt gennem en årrække har samarbejdet om at ramme bande

og rockermedlemmer på det økonomiske udbytte det sker ved at man går efter pengene

det kalder man al capone metoden for mig at se er det faktisk et

når vi diskuterer bande og rockerkriminalitet er det for sf afgørende at indsatsen over for

går på to ben det styrkede retshåndhævende arbejde må kompletteres af omfattende

vi bliver nødt til både at have en kortsigtet og en langsigtet strategi og i den forbindelse vil jeg gerne fremhæve regeringens exitstrategi det er nemlig vigtigt at vi hjælper de personer som faktisk gerne

det kriminelle miljø den her exitstrategi har fået en del kritik

ikke i mål med det endelige program og derfor evaluerer vi indsatsen og

at få svar på hvordan vi kan gøre det endnu bedre men indsatsen er afgørende

vi bliver i vores overvejelser og tiltag nødt til at holde

det gør den præventive indsats og derfor skal vi styrke den

ordfører ikke kunne være her men jeg synes alligevel lige

spørgsmål og så er det jo frit om man

det vi er optaget af i dansk folkeparti

er at der rent faktisk sker noget i forhold til de beboere der virkelig mærker en

sfs ordfører hvis nu ikke man mener at det her er de vises sten af forskellige grunde hvad vil man så selv foreslå der bliver gjort som kan hjælpe de beboere

er det særdeles frustrerende det er også frustrerende for politiet der forsøger at løse de her opgaver så problemet er alvorligt når vi afviser beslutningsforslaget

er det på baggrund af det som jeg har fremhævet nemlig at det er blevet vurderet at det er i strid med grundloven og de europæiske menneskerettigheder men det vi ikke afviser

er at problemet er alvorligt og at vi skal se på alle de forskellige tiltag der overhovedet kan tages i anvendelse for at komme den her her rockerkriminalitet

det er det som jeg synes at justitsministeren har

politiet gør mere end nogen sinde for

jeg skulle så hilse og sige at de pågældende bander

mere end nogen sinde for at gøre livet

uenige meldinger fra to af regeringspartierne socialdemokraterne stod sådan set ved at vi skulle gøre alt hvad vi kunne og at det her udvalg

skulle kigge på alt alle muligheder kunne sf

to ret forskellige meldinger fra henholdsvis de radikale og socialdemokraterne det kunne være at sf kunne hjælpe

det vi har forholdt os til i dag har været beslutningsforslaget

og konservative folkeparti som handler om en genfremsættelse

ti år gammelt forslag det er det vi forholder os til her i dag og der har vi klart sagt hvad vores holdning er

i forhold til at se på andre tiltag og andre muligheder for at komme problematikken til livs

forholder vi os meget åbne over for at se på det og diskutere det i

forstået sådan at vi i liberal alliance har noget at udsætte på politiets

arbejde desangående vi synes faktisk at dansk politi gør det rigtig godt også i forbindelse med

rocker problemerne det som

set fra vores perspektiv er det helt store problem er at man ikke placerer de rocker og bandekriminelle som bliver dømt lang tid nok i fængsel og det er derfor at vi gang på gang her fra talerstolen har sagt at vi ønsker længere straffe for de hårde forbrydelser vi ønsker at gøre op med strafferabatterne sådan

disse rocker og bandekriminelle kan komme væk fra gader stræder og byer og ind i de gode danske fængsler

så diskuterer vi rocker bande problemet fra nye vinkler

uge her i folketingssalen for der er selvfølgelig

vis desperation hos en række af folketingets partier over at regeringen ikke sørger for at de bande

i stedet for skaber utryghed i de danske

kommer der så et forslag hvor man tænker det var vel nok en god idé lad os prøve det men andre gange vil

i at man siger

så nok der vi er i forhold til

b tre og halvfjerds som ikke umiddelbart ligger på den palet af initiativer som liberal alliance

der skal tages i brug for at bekæmpe rocker og bandeuvæsenet det betyder ikke

dialog gerne med regeringen men ellers med de andre borgerlige partier så vi kan danne så godt et

fælles grundlag som muligt for den dag der måtte komme et borgerligt flertal igen for at se på hvad man kan gøre

jo fornemme at vi heldigvis i en lang række af de øvrige diskussioner der har været her område har været enige med de to partier der har

diskutere hvor det er folk må opholde sig

for at have et standpunkt og

slet slet ikke følge den argumentation der

i strid med menneskerettighederne det er de argumenter man har skubbet foran sig der må ministeriets embedsmænd altså komme med noget bedre vi har i dag en eksisterende rockerlov der betyder

stille og passer sig selv og

pålægge den pågældende rockerklub at

hvis det er muligt i danmark med den danske grundlov

den europæiske menneskerettighedskonvention

vel også muligt at bede en rockerklub der chikanerer hele området med

kriminalitet og utryghedsskabende adfærd om at finde et andet sted at bo

at vi lever i en verden

have lov til at forhindre en rockerklub

og deres aktiviteter er enormt utryghedsskabende for naboerne

forbipasserende tror vi virkelig selv på at vi lever i en verden hvor det er umuligt

har lov til at gøre hvad som helst

myndighederne intet kan stille op nej selvfølgelig ikke

ministeren og hvis det var sådan så synes jeg

den eksisterende rockerlov han kunne også kigge på den hooliganlov vi har lavet hvor vi også forhindrer nogle i at mødes til en fodboldkamp og lignende

almindelige ordensbekendtgørelse den tidligere politivedtægt der hele tre steder pålægger folk at de ikke må stimle sammen

skal forlade stedet

nej selvfølgelig er det ikke det det er en regulering

af det pågældende område og det er det der hedder forbud mod nattesæde

rockerklubber og bandetilholdssteder og sige hvis de med deres aktiviteter

deres kriminalitet og deres adfærd i øvrigt

kan man bede dem om at finde et andet sted

ikke er nogen problemer og det har jeg da faktisk nogle eksempler på

et tilholdssted en såkaldt rockerborg

var slut med at der var indbrud der var ikke nogen der stjal biler eller cykler eller lignende i området for der var ikke nogen der skulle nyde noget af at komme ind der

de bare blive boende med beslutningsforslaget

et andet sted hen hvor de ikke er til gene for deres omgivelser

det mindste man kan forlange af hinanden i et samfund

har gjort her via justitsministeren i folketingssalen på hvordan det her

være i strid med grundloven og menneskerettighederne og så vender vi den om og

til en hel række andre bestemmelser i dansk lovgivning

burde ophæves med det samme jeg tvivler stærkt på det

på miljøet lægge et pres på banderne

hele bydele er fanget i bandernes greb mens politiet bruger

på at holde banderne i ave det kan godt være som justitsministeren siger at

der bruges flere ressourcer end nogen sinde det kan meget nemt tænkes men man må så

bare sige at de her bander bruger også flere ressourcer end nogen sinde

på at beskytte de markeder eller vinde de markeder

at samfundet tilsyneladende har

gode svar på hvordan de kriminelle bander

selv om der gøres en del fortsætter

fortsættes krigene fortsættes kampen for at vinde de indbringende markeder bandernes aparte og voldelige dominante adfærd kan man kalde det er ganske enkelt uacceptabel set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt og derfor selvfølgelig også noget som vi skal diskutere her i folketinget det kommer vi ikke udenom skal vil nogen sinde formå at stoppe stoppe

bandernes åbenlyse og symbolske måde

ikke ubetydelige dominante adfærd som hvis man skal bruge et udtryk fra dyreriget

fra deres side opførelse af

det kan også være andre tilholdssteder for banderne der burde ikke være den store juridiske udfordring i at forhindre kriminelle

der ved stort set alle politiets ransagninger indeholder ulovlige stoffer indeholder våben eller

der ikke har lovligt ophold de kriminelle organisationer forsøger faktisk meget dårligt

sted hvor foreninger virker ved vold eller virker ved at opfordre til vold derfor skulle det jo egentlig være en en ret oplagt kurs for justitsministeren og det var også det justitsministeren erkendte

magtcentre som de her rockerborge er det var helt tydeligt for

opposition det er så ikke tydeligt

prøvet under debatten at få svar på hvad

egentlig har ændret sig siden to tusind og tre da det her forslag første gang blev fremsat

er kommet en anden regering ret meget andet har i virkeligheden ikke ændret sig vi har stadig væk et stort antal rockerborge vi har stadig væk mange borgere med børn der er utrygge ved at være naboer til sådan

så der er ikke rigtig noget der har ændret sig

rigspolitiets rigspolitiets rapporter

er rockerborge i københavn i esbjerg i horsens randers rødovre vejle fredericia aarhus odense kolding aabenraa og esbjerg og på det seneste har man diskuteret sagen i holbæk

eller i hvert fald forbyde de personer der kommer

de forsøger det og det samme gør politiet så altså selv hvis justitsministeriet og embedsværket ikke agter at følge grundlovens forbud mod voldelige organisationer er der mange muligheder for i

tage et opgør med rockerborgene den med de voldelige organisationer

må vi tale med rigsadvokaten og justitsministeren om en anden gang men i dag fokuserer vi på spørgsmålet om rockerborgene jeg nævner i flæng nogle af de virkemidler der kunne tages i brug over for de her borge

bliver skatter og afgifter betalt udgår der støj hærværk og anden åbenlys chikane fra de her steder bliver reglerne om beboelse overholdt er beboerne nogle som overholder landets love

sort arbejde det vil sige bedrager det offentlige for midler det er for dansk folkeparti

nedsætter et udvalg eller hører nogle mennesker om de en gang om tre år kan komme med et udspil det er dagligdag det er nu og her der er brug for hjælp til de borgere der er i knibe og det giver sig selv at

kriminelle organisationer selvfølgelig ikke skal have lov til at

fast ejendom for penge der eksempelvis kan være sorte altså tjent

indvandrerbanderne

benytter sig af at rekruttere og fastholde unge ubefæstede sjæle i de kriminelle miljøer hvor de fristes med fester gratis

alkohol stoffer og lignende de unge bliver lokket i en fælde som det kan være meget svært for dem at slippe ud af igen fordi de økonomiske omstændigheder er så attraktive man kan tjene så mange penge ved det i dansk folkeparti synes vi at regeringen har gjort alt for lidt for at gøre livet vanskeligere for banderne tværtimod synes regeringens fokus nogle gange at være på bandemedlemmernes rettigheder frem for på de udsatte

på ofrenes og på de kriminalitetsplagede danskeres rettigheder rockerne og indvandrerbanderne er en konstant kilde til utryghed frustrationer og ikke mindst kriminalitet og det gælder også de her borge

og lukker for kriminelle grupperingers åbenlyse misbrug af vores danske frihedsrettigheder frem for at forlænge bandekrigen med sådan en nølende laden stå til holdning hvor man blot forlænger pinen i stedet for at gribe fat om nældens rod i dansk folkeparti har vi hæftet os ved at regeringen består af tre partier der er nok andre end dansk folkeparti der har hæftet

der er flere partier end et i regeringen

vi har hæftet os ved under den her debat at socialdemokraterne og den socialdemokratiske ordfører herre ole hækkerup faktisk var

de her rockerborge og den utryghed de skaber

de andre regeringspartiers holdning

synspunkter vedrørende frihedsrettigheder og

ikke kan gøre det der skal til fordi der i regeringen og også som støtteparti er partier der har det

forslagsstillernes side det vil sige de konservative og dansk folkeparti være meget opmærksomme på

og hvad har regeringen egentlig tænkt sig

gøre i stedet for bare

sige nej til noget der kommer her i folketingssalen det er vigtigt at vi er konstruktive og det er vigtigt at regeringen

i også udlægningen af mit eget parti lad nu det ligge

hvis nu vi forudsætter at

peter skaarup lige har sagt stod til troende alt hvad herre peter skaarup lige har sagt om et forslag fra to tusind og to og

allerede i to tusind og to og verden virkelig ser ud

og det lykkedes faktisk også på nogle stræk at komme igennem med ting og sager et eksempel

tusind og tre i øvrigt relativt kort efter at det her forslag blev fremsat vedtog folketinget at give mulighed for

agenter kunne infiltrere de kriminelle miljøer

de agenter kunne så straffrit medvirke til mindre forbrydelser hvis der skete en optrevling af større forbrydelser det er selvfølgelig et godt redskab for politiet at have og derfor støttede vi det også og var med til at presse på for at det skete i øvrigt kan jeg så nævne for herre ole hækkerup at præcis det her problem

regeringspartier sf stemte imod de radikale stemte imod enhedslisten stemte imod og fire socialdemokrater herunder to nuværende ministre stemte imod

fra dansk folkepartis side i forbindelse med det her

finde mange henvendelser

justitsministre herunder også den nuværende

at pege på at der er et problem med den lov vedrørende rockerborge

et af de store problemer og derfor undrer det mig

forslagsstilleren altså den nuværende justitsminister fortrød regeringspartiet socialdemokraterne vil jo ikke være med til det så hvorfor spørger man overhovedet til det her når det er et forslag man selv har forladt

vi så måske kan opleve at det her forslag godt nok i dag bliver krøllet sammen

vores ærinde at der kommer noget der hjælper de borgere der bor tæt ved

foreslås det at indføre gratis bankkonti til alle og for det andet foreslås det

indføre mulighed for gratis udbetaling af offentlige ydelser jeg vil gerne indledningsvis understrege at det er vigtigt at sikre at alle bankkunder også de svageste bankkunder har adgang til en almindelig indlånskonto altså en konto hvorfra der kan hæves og indsættes penge på fair

det skyldes især at vi som et moderne digitalt samfund i stigende grad er begyndt

udbetale løn og offentlige ydelser som for eksempel kontanthjælp

derfor følger det også allerede af god skik bekendtgørelsen at man som borger i dag har ret til en indlånskonto medmindre

individuel og saglig begrundelse for at nægte det en individuel og saglig begrundelse kan for eksempel være hvis en kunde optræder anstødeligt eller er til gene for pengeinstituttets øvrige kunder eller ansatte men et pengeinstitut kan ikke afvise at oprette en indlånskonto med den begrundelse at kunden er registreret i

eller at kunden i øvrigt har et lille forretningsomfang det er ikke saglige begrundelser der er imidlertid ikke krav om at pengeinstituttet skal knytte kreditfaciliteter eller kreditkort og lignende til indlånskontoen

påtage sig en kreditrisiko på kunden pengeinstituttet er desuden ikke forpligtet til at tilbyde en indlånskonto gratis hvilket skyldes at oprettelse og brug af

er forbundet med omkostninger

de omkostninger skyldes blandt andet en række opgaver vi som lovgivere

foretage en screening

bliver det nemmere for forbrugeren at være aktiv på markedet og jeg kan kun opfordre forbrugerne til at udnytte denne gennemsigtighed og blive mere

det er også derfor jeg har aftalt med finansrådet at pengeinstitutterne fremover på et sammenligneligt grundlag skal give oplysninger om hvad det koster

have adgang til en basal indlånskonto oplysningerne vil blive samlet på en særskilt hjemmeside som forventes at være klar efter sommerferien som jeg også tidligere har oplyst

har finansrådet desuden bekræftet over for mig at sektoren står ved sit samfundsansvar og at alle borgere også de svageste skal have adgang til en almindelig indlånskonto på fair og rimelige vilkår jeg har derfor bedt en arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andet finansrådet og forbrugerrådet om at præcisere hvad der skal forstås ved fair og rimelige vilkår resultatet af arbejdsgruppens arbejde ventes at foreligge i løbet af sommeren og det er hensigten at arbejdsgruppens resultater vil blive implementeret i god skik bekendtgørelsen derudover har finanstilsynet den femtende marts etableret en hotline hvor de kunder som måtte opleve

have problemer med at få en basal indlånskonto kan rette henvendelse og få hjælp

har finanstilsynet modtaget mellem to og fire opkald om dagen

er det fordi den pågældende er blevet nægtet oprettelse af en indlånskonto og så tager finanstilsynet efterfølgende kontakt til det enkelte institut når finanstilsynet tager kontakt til de enkelte institutter har disse erkendt at der er sket en fejl og der er beklaget

så vil jeg opfordre dem til at tage kontakt til finanstilsynet med henblik på at problemet

det i dag af lov om offentlige betalinger at alle borgere og virksomheder skal anvise en bankkonto som deres nemkonto det vil sige at det er en konto som det offentlige kan benytte til at udbetale ydelser hensigten med indførelsen af nemkontoordningen

fremme effektiviseringen af administrationen samtidig med at borgere og virksomheder fik de samme eller forbedrede vilkår det nye med indførelse af nemkonto var nemlig ikke

kontooplysninger hos hver enkelt offentlige myndighed

måtte modtage udbetalinger fra jeg vil derfor gerne understrege at nemkontoordningen ikke indebærer at borgerne skal oprette en ny bankkonto da ordningen bygger på at man genbruger en af sine eksisterende konti og anviser den som sin nemkonto hvis en borger ikke har anvist en nemkonto inden der sker udbetaling af offentlige ydelser kan borgeren risikere at udbetalingen dermed forsinkes eller i visse tilfælde indsættes på en såkaldt ventekonto når den offentlige ydelse er indsat på

den blive udbetalt til borgeren når han eller hun har anvist en konto en konto som sin nemkonto det skal i den her her sammenhæng bemærkes at det ikke er et krav at man personligt ejer den bankkonto som man vælger at anvise som sin nemkonto hvis man ikke selv har en konto kan man for eksempel anvise sin ægtefælles konto som sin nemkonto men hvis en borger ikke har en konto som kan anvises som nemkonto

følger det af reglerne at myndigheden i sidste ende vil være forpligtet til at udbetale ydelsen på anden vis for eksempel ved check eller ved kontanter der er således i dag mulighed for at få udbetalt offentlige ydelser gratis også uden at være i besiddelse af en bankkonto på baggrund af det fremførte kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget

betale gebyr hvorfor kan regeringen så ikke bare sige ja til at alle skal have den ret

fra mig her er alle har ret til en bankkonto og

oprettet en nemkonto som jo ikke er en konto men

registrering af en konto

har at hvorvidt man som borger gratis kan få udbetalt en ydelse fra det offentlige og det kan

sin ydelse det er gratis

myndighedens ansvar at man kan få sine penge for eksempel ved check eller ved

det nemmeste ville jo være hvis man etablerede et system hvor alle bare havde ret til at have en gebyrfri konto kun til udbetaling af penge og ikke med adgang til for

jeg forstår simpelt hen ikke hvad det er regeringen har imod at sige selvfølgelig har folk ret til at have en gebyrfri konto

kontanthjælp eller hvad det måtte være

få konkretiseret hvordan får en borger der ikke har en konto i en bank

det kan man ikke i dag medmindre man går hen i en bank hvor det er gratis

også er en hotline hvor man kan henvende sig hvis man som forbruger

skifte til en konto så det det handler om er at man som forbruger skal orientere sig og have mulighed for at orientere sig

heldigvis er pengeinstitutter som tilbyder en basal bankkonto

hvordan det så teknisk foregår når man som borger skal have udbetalt en ydelse

kan ikke svare på nu hvordan det helt konkret foregår andet end

ansvar at borgeren kan få sine penge det skal borgeren ikke betale for

sørge for at der bliver oversendt svar til herre frank aaen

problemstilling som rejses i beslutningsforslag nummer b syv og halvfjerds fra

dermed har jeg jo også sagt at venstre ikke kan støtte enhedslistens beslutningsforslag og jeg har lovet de konservative

hilse fra dem og sige at de

at enhedslisten vil lave politik i enhver henseende

vil naturligvis prøve at fremme en forståelse for at man skal statsliggøre det at drive bank her i danmark man vil prøve at intervenere i de private bankers

ret til at disponere selvstændigt og man vil i det hele taget prøve

statsliggøre pengeinstitutvæsenet som vi jo ellers har tradition for

privat vi er politisk grundlæggende uenige med enhedslisten i den tilgang og derfor er vi meget glade for den redegørelse som vi

har fået fra ministeren og vi ser

de yderligere ting som ministeren redegjorde for

til hvad der er god skik inden for

og i øvrigt henvise til at konkurrence er godt også mellem pengeinstitutter og det frie valg for forbrugerne mellem pengeinstitutter eksisterer jo

derfor kan vi altså ikke støtte beslutningsforslaget fra enhedslisten

det havde vi indtil for få år siden

kunne få flyttet penge rundt og have penge stående og så videre få det de havde brug for så mere revolutionært er det heller ikke men det er rigtigt

går ind for at en fællesejet bank skal genetableres

tidligere men

spørgsmål går venstre ind for at alle der modtager pension eller kontanthjælp

pension eller kontanthjælp eller anden

udmærket system vi anerkender det arbejde som ministeren har sat i gang og ser frem til hvad arbejdsgruppen kommer med det er naturligvis sådan at mennesker der får en ydelse fra det offentlige

dem der modtager overførsler fra det offentlige

en større debat i danmark om dette område skulle være reguleret eller ureguleret og i dag må man alt andet lige sige at det jo meget nemt kan give sådan en pseudodiskussion al den stund at et kommende eu direktiv jo vil pålægge os på sigt i dansk lovgivning at skulle tage stilling til netop gebyrspørgsmålet kommissionen fremlagde

i sidste uge og den del af direktivforslaget der omhandler gebyrer bygger jo på et kompromis der er bredt funderet i europa parlamentet da debatten i danmark var på sit højeste nedsatte ministeren som hun fint allerede har redegjort for en arbejdsgruppe ikke mindst set i lyset af den henstilling som finansrådet kom med til sine medlemmer den trettende september to tusind og ti grundlæggende er det arbejde fornuftigt

men endnu ikke afsluttet og derfor afventer socialdemokraterne også det arbejde ministeren har igangsat og som blandt andet tager højde også for den kommende eu regulering sådan at vi ikke til den tid skal til at tage stilling til spørgsmålet igen som bekendt

skal udvalget gøre sig overvejelser om hvordan man sikrer at alle danskere får adgang til en basal bankkonto på fair og rimelige vilkår for socialdemokraterne er det helt centralt at danske forbrugere kan forstå og gennemskue deres pengeinstituts ydelser og derfor er det vigtigt at vi sikrer at der er gennemsigtighed med de danske

giver den enkelte forbruger mulighed for at vælge det pengeinstitut hvis vilkår og prispolitik stemmer bedst overens med forbrugerens egne ønsker og behov

bare minde om at der jo er pengeinstitutter i dag der markedsfører sig specifikt på at de netop har basale funktioner gebyrfrit det er blandt andet derfor at de danske pengeinstitutter i dag er forpligtet til at oplyse om størrelsen på samtlige gebyrer de opkræver på deres forskellige konti

der var for nylig en undersøgelse

specielt videnskabelig men den var der dog i bladet metroxpress

at man ikke uden saglig begrundelse kan afvise en kunde der ønsker en basal konto der var tale om en ret begrænset undersøgelse det erkender jeg gerne hvor man brugte

det her mystery shopping princip

men resultatet var dog meget markant og derfor

er der også al mulig grund til at finanstilsynet har oprettet en hotline hvor jeg kan konstatere der alligevel kommer et sted mellem to og fire henvendelser om dagen og det tyder i hvert fald også på at der også på dette punkt er behov for at have en konstant oplysningsindsats et andet vigtigt element i en sund banksektor er at der er konkurrence mellem de danske pengeinstitutter

at levere netop det forbrugerne efterspørger til gavn for hver enkelt konkurrence mellem pengeinstitutterne kan tilskyndes på forskellige måder en af dem er at forbedre forbrugernes mulighed for at sammenligne ydelser på tværs af institutter

ministeren har lavet en aftale med finansrådet om at danske pengeinstitutter fremadrettet skal indberette sammenlignelige oplysninger om hvad det koster at have adgang til en basal indlånskonto i deres pengeinstitut oplysningerne vil være tilgængelige som det er oplyst på en hjemmeside der forventes klar efter sommerferien

jeg er helt tryg ved at de danske forbrugere nok skal finde det pengeinstitut der passer bedst til netop deres behov og ikke mindst at de forlader dem som ikke gør det mener jeg den seneste tids kundeflugt væk fra et meget stort dansk pengeinstitut der har gjort sig meget bemærket med en uforståelig reklamekampagne er et ganske udmærket eksempel på

støtte det fremsatte beslutningsforslag og jeg skal hilse fra ordføreren for sf fru karina lorentzen dehnhardt og

meddele at sf heller ikke kan

at man skal kunne hæve sine penge kvit og frit

den trettende september to tusind og ti

det er faktisk den henstilling som den bemeldte artikel handler om

har været den udløsende årsag til

haft sådan en diskussion herhjemme altså fordi der netop er nogle danske pengeinstitutter som ikke lever op til den henstilling som finansrådet kom med i to tusind og ti man kan jo så konstatere at der heldigvis er en række pengeinstitutter

hvad man kommer ud med

fald ret sikker på at der også i fremtiden vil være pengeinstitutter som vil gøre det fuldstændig kvit og frit men det er klart at når

pengeinstitutter som ikke lever op til en henstilling fra finansrådet så giver det jo alt andet lige anledning til en

her er det jo altså sådan at man ikke kan få udbetalt sin pension det har staten

uden at have en bankkonto eller et andet sted hvor man kan få pengene jeg spørger bare helt enkelt citatet om at alle skal kunne hæve de penge de har ret til

af året der foreligger praksis fra pengeinstitutankenævnet

også det som har udløst som jeg sagde den debat som har været altså netop fordi der er pengeinstitutter der så ikke har levet op til finansrådets henstilling

der også fra politisk side har været bevågenhed

på den måde at ordføreren har skiftet holdning

er det jo en pseudodiskussion al den stund at vi

sidste uge på et tidspunkt netop skal overveje hvordan

en dansk ordning hvor vi

ved hjælp af en aftale med finansrådet som blev implementeret i god skik bekendtgørelsen

kan det være at vi slipper for at skulle lave en direkte lovimplementering men det kan vi jo ikke vide før vi har set et

at det skal være gratis og at der skal kunne foretages et rimeligt antal hævninger i løbet af året

også korrekt at der er banker

som ikke efterlever det det er selvfølgelig klart

givet en relativt stor debat i danmark at

heldigvis er der fortsat banker som som lever op til finansrådets

hvad den arbejdsgruppe som sidder lige nu og som er nedsat på baggrund

ende med at komme ud med i sidste

vi kan vente og trække vejret til den anden side

hvad anbefalingerne fra den

gebyrstruktur i de danske banker specielt det

sikring af en minimumsordning hvor

en dansk bank

at vælge imellem og man kan også hvis man

som de har og som de offentliggør i hvert fald en gang om året og man jo se hvad forskellige typer af service koster i de enkelte banker

med en ganske almindelig basiskonto hvor man ikke har andre transaktioner end det at man

sin løn eller sin pension eller sin børneydelse kontanthjælp hvad man nu får ind på kontoen

gerne vil have sine penge ind på en given konto

gerne skulle være en kommerciel bank også fremadrettet og ikke alene en statsbank sådan som enhedslisten ønsker det at vi også gerne vil have at vores

gennemføre deres virksomhedsdrift sådan som de

derfor kan vi også se i dag at der er mange banker som stadig væk har et tilbud

kan få sine penge ind og man kan få sine penge ud igen sådan må det også være og dansk

der til sidst ikke er danske pengeinstitutter som af konkurrencehensyn

der også fremadrettet vil være en lang række danske pengeinstitutter som vil se konkurrencemoment i at beholde kunderne ved blandt andet at tilbyde en minimumskonto hvor man har et hævekort og hvor man så også har mulighed for at få sine penge ind og ud som vi ser

der flere banker som er trådt i

jeg ser heller ikke med milde øjne på hvis det skulle blive sådan at alle banker ender med at

men omvendt og nu er jeg lidt radikal i dag det har

alting har jo en pris

kan vi jo se at for en it platform

hele deres it platform licenser til al

deres finansieringsinstitutter som vi jo alle er glade for forhåbentlig opererer på et sikkert grundlag med

at have de rette licenser og have dem betalt

det koster altså penge for en bank derfor kan man jo heller ikke klandre nogen for at de selvfølgelig vil have deres

udgifter dækket ind set over

der er i den pågældende virksomhed så kommer vi dertil hvor der ikke er nogen gratis adgang for folk

der er så mange banker som der er i dag kan vi ikke støtte et lovindgreb vi har også noteret os at der

en række kommuner blandt andet greve kommune der har lavet nogle aftaler på vegne af alle kommunens pensionister og andre

udbetalt uden udgifter for den enkelte

netop også ideen om at lave et eventuelt tilbud hvor folk kan få en konto under nationalbankens regi

i de her tilfælde hvor der ender med at være

så er vi også åbne over for at det bliver en opgave for nationalbanken til den tid men vi tror altså stadig væk på

finansrådet og også alle de individuelle banker støtter deres egne intentioner om at der selvfølgelig skal være fair og lige konkurrence og det betyder selvfølgelig at der også fortsat vil være banker som tilbyder

ikke leve med at prisen for at have en konto bliver for dyr derfor har

en såkaldt god skik bekendtgørelse som også erhvervs og vækstministeren redegjorde for den sikrer først og fremmest at folk har ret til at få en konto i et pengeinstitut og derfor kan

ikke nægte borgere at få en konto i pengeinstituttet det synes vi er vigtigt

bankerne er dog ikke forpligtet til at tilbyde en konto gratis da de har nogle omkostninger ved at have en konto men det er ikke ensbetydende med at vi synes det er i orden at banken tager en hvilken som helst pris for at tilbyde en konto derfor er regeringen med erhvervs og vækstministeren i spidsen i gang med at lave en aftale om regler med sektoren for hvad der er rimeligt at tage i pris for at have en konto og hvad der i øvrigt er rimelige vilkår banker er private virksomheder og derfor

det er ikke gratis at drive dankortet eller at stille en konto til rådighed der er en række omkostninger forbundet med det

nogle banker der tager en pris mens andre banker har valgt ikke at tage nogen pris

hvilket produkt de vil tilbyde og hvordan de vil konkurrere med deres konkurrenter

vi herindefra i den her bekendtgørelse får fundet ud af hvad der er rimelige og fair vilkår

for bankerne at tilbyde kunderne jeg vil også benytte lejligheden til at opfordre danskerne til at udfordre bankerne

i dag banker der har valgt ikke at tage noget gebyr men der er også banker har valgt at tage et gebyr vi ved også at mange danskere kan spare titusinder af kroner om året på deres boliglån og deres andre lån hvis de ser sig for

stor forskel på service i bankerne for eksempel hvor mange filialer de har danskerne er generelt rigtig gode til at finde ud af hvor man kan spare penge bare ikke når det kommer til bankydelser derfor vil jeg opfordre danskerne til at sætte sig ind i deres lån og at sætte sig ind i hvad for en bank de har og

sig ind i hvad det koster i de forskellige pengeinstitutter og hvilken service man kan få tilbudt

regeringen vil gerne sikre at folk har ret til at få en konto og at den skal gives på rimelige vilkår det sikrer vi i dialog og aftaler med sektoren selv i den her god skik bekendtgørelse men vi kan ikke støtte enhedslistens forslag i

at banken synes er rimelige men mit eget indtryk er at det

at kunden ser det på samme måde men bare det helt enkle spørgsmål skal man have ret til at få udbetalt pension kontanthjælp og andre ydelser fra det offentlige uden at betale for at få pengene

at pålægge gebyr for almindelige konti baggrunden er selvfølgelig at danske bank lagde ud og sagde at nu skulle der også pålægges et mindre gebyr for en helt almindelig konto og når man har lyttet til

og andre efter dem har gjort ud

der må jeg sige at det har jeg meget vanskeligt ved at forstå bankerne driver en forretning bankerne er interesseret i at få kunder nogle gange træffer de kloge beslutninger for at få flere kunder andre gange træffer de mindre kloge beslutninger og man kan selvfølgelig diskutere om det har været klogt eller mindre klogt af danske bank og andre at indføre dette gebyr ikke desto mindre er det jo sådan at der er omkostninger forbundet med at administrere også en ganske almindelig lønkonto og jeg mener at det er ualmindelig naivt at tro at hvis man pålægger bankerne at de ikke må tage gebyr for en sådan konto så vil de ikke sørge for at inddrive deres omkostninger andre steder jeg synes vi skal acceptere at vi har det bankvæsen som vi har

gebyr for en ganske almindelig lønkonto er med til at sikre en større gennemsigtighed og en større åbenhed i bankernes måde at drive deres forretning på det er også sådan at vi som kunder har en mulighed for at stemme med fødderne og det vil sige man kan bevæge sig hvis ikke man synes at ens pengeinstitut

man bevæge sig et andet sted hen sådan skal det være i et samfund som har en fri konkurrence sådan skal det være i et samfund hvor markedet er med til at definere hvad det er for ydelser der bliver leveret og derfor kan liberal alliance ikke støtte det

man skal have en konto hvor der er gebyr

dem der har allerfærrest penge skal betale for at få den

i modsætning til millionærerne som har så mange forretninger kørende

de rigeste slipper og at de fattigste

det forfølger vi nærmere i udvalgsarbejdet i forlængelse af

lagt mærke til og det synes jeg er rigtig godt

her i debatten har sagt at man skal have ret til at

kunne nationalbanken gøre det det synes jeg

gøre sådan at liberal alliances så ikke har samme synspunkt

være ufint at påstå at det kunne være på grund af en særlig forbindelse til en bestemt bank det tror

i liberal alliances holdning i den her sag

diskussionen hvor der er så mange der har sagt

godt med konkurrence mellem bankerne

være opmærksom på at her går konkurrencen jo ud på at undgå de her kunder altså de kunder der kun har brug for have en konto for at få deres penge

at kunne hæve dem men som ikke har noget lån

ikke køber aktier eller gør alt mulig andet

så konkurrencen er helt modsat af det der ligesom har lydt i debatten

sund konkurrence mellem bankerne her

der var en opgørelse i en avis om at det var ti banker der tilbød gebyrfri

hvis i skriver det så kommer alle jo rendende her og det har vi ikke lyst til

skal løses og den kan bestemt ikke løses bare ved at henvise til konkurrence mellem bankerne

til finansrådet finansrådet er dem der har

det er bare en brancheorganisation for bankerne som altid varetager danske banks og nordeas interesser slet ikke de andre bankers kun de to store bankers interesser

har lavet en henstilling det er jeg med på men der er jo stor forskel på en

derfor er det nødvendigt at pege på at

det så sikres at folk kan få deres penge udbetalt per check eller kontant

jeg har forstået at det med at få en check nu om dage ikke

at man stadig væk kan gå ind i nogle butikker og skrive på bagsiden

i kontanter er der nogle der

en af de ting vi støtter er at lade kommunerne udbetale pengene kontant så er vi fri for alt det her

de har brug for og har har lyst til

her forslag er at man skal have ret til

få udbetalt sine penge uden gebyr lad mig så sige at selvfølgelig ligger der også i det her at vi meget gerne vil have en samfundsejet bank af en eller anden art det er

vi går og skjuler vores hensigter og mål

at bankernes gebyrpolitik

er danske bank vel den sidste af de store banker der har indført gebyrer

så fuldstændig klodsede i deres kommunikation at alle troede at det var noget nyt de

det er nærmest modsat men det er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

stat er i det store og hele en genfremsættelse af deres beslutningsforslag nummer b tredive fra to tusind og tolv dengang opfordrede jeg på regeringens vegne

at afvise beslutningsforslaget det samme vil jeg gøre med b to og halvtreds og jeg skal i det følgende begrunde denne opfordring jeg vil gerne først understrege at regeringen deler målsætningen om en palæstinensisk stat

derfor indførte regeringen sidste år en frivillig mærkningsordning for fødevarer fra bosættelserne et initiativ som har inspireret til at der nu arbejdes på fælles eu retningslinjer på dette område det er også bydende nødvendigt med et totalt ophør af affyring af raketter fra det hamaskontrollerede gaza mod israel og dets indbyggere den seneste våbenhvile mellem israel og hamas fra november to tusind og tolv holder nogenlunde men fuld sikkerhed for israel og nødvendigheden af en samlet palæstinensisk partner bag en fredsløsning fordrer

bestræbelser på at føre parterne sammen i nye fredsforhandlinger er der nu igen en mulighed regeringen støtter helt op om det fornyede amerikanske engagement ligesom eu gør det eu bistår allerede massivt med finansieringen af det palæstinensiske statsopbygningsprojekt der har præsident abbas og premierminister fayyad som arkitekter statsopbygningen er en forudsætning for tilvejebringelsen af en levedygtig stat eu vil også være parat til at bidrage konkret når en fredsaftale foreligger og en række praktiske arrangementer skal gennemføres for eksempel vil en aftale om en grænse helt utvivlsomt føre til

det betyder at blandt andet veje elforsyning og andre områder må omlægges her og på andre områder som gennemførelse af en løsning af flygtningespørgsmålet der jo omfatter omkring fire en halv millioner palæstinensere kan eu bidrage økonomisk og praktisk ved fns generalforsamling blev resolutionen om palæstinas nye status som ikkemedlem observatørstat med overvældende flertal vedtaget den niogtyvende november sidste år danmark var blandt de første eu lande der offentliggjorde sin jastemme forud for afstemningen og jeg noterer med tilfredshed at et flertal af eu landene besluttede at stemme for

den danske jastemme en naturlig fortsættelse af dens støtte til en tostatsløsning og den palæstinensiske statsopbygning regeringen og eu har samtidig sendt det klare budskab til det palæstinensiske selvstyre at det må bruge palæstinas nye status i fn konstruktivt også præsident abbas og hans regering må undgå at tage skridt som vil lede parterne længere væk fra en forhandlet tostatsløsning regeringen har ikke med beslutningen om at stemme for resolutionen i fns generalforsamling anerkendt palæstina men vi vil fortsat i et tæt samarbejde med de øvrige eu lande arbejde aktivt for at skabe de rette politiske forhold for en anerkendelse af staten palæstina israel får ikke sikkerhed uden en aftale og palæstinenserne får ikke en levedygtig stat uden en aftale desuden forventer regeringen som bekendt til efteråret at

palæstinas mission i københavn skal nyde samme immunitet og samme privilegier som gælder for de diplomatiske repræsentationer modellen vil betyde at der i løbet af to tusind og tretten forhåbentlig vil være overensstemmelse mellem de nordiske lande om behandlingen af palæstinas missioner det hilser jeg meget velkomment også i lyset af at alle fem lande stemte ja til en opgradering af palæstinas status i fn den niogtyvende november to tusind og

danmark senere i år sender en ny chef for repræsentationskontoret til ramallah bliver det en ambassadør det har vi ikke gjort tidligere da danmark endnu ikke har anerkendt palæstina som stat vil ambassadøren blive anmeldt som chef for repræsentationskontoret i ramallah

der er i folketinget bred tilslutning til målet om en forhandlet tostatsløsning

også bred enighed om hvordan en dansk regering bør forholde sig til de centrale elementer i den israelsk palæstinensiske konflikt regeringen vil på den baggrund og i overensstemmelse med regeringsgrundlaget i tæt samarbejde med de øvrige eu lande arbejde aktivt for at skabe de rette politiske forhold for en anerkendelse af staten palæstina når de foreligger vil regeringen som tidligere

udenrigspolitiske nævn og i overensstemmelse med grundlovens § nitten rådføre sig med nævnet det er den korrekte og sædvanlige procedure for beslutning om dansk anerkendelse af selvstændige stater jeg skal derfor på regeringens vegne opfordre til at nærværende beslutningsforslag afvises

forstået at den her sag har været drøftet også andre gange end i to tusind og tolv nemlig i to tusind og fem og to tusind og syv vistnok endda på foranledning af sf formand villy søvndal og at man i det tilfælde netop talte

på at have synspunkter som partiformand og

er derfor at regeringsgrundlaget er helt tydeligt nemlig at regeringen arbejder for at opnå de

være med til at anerkende en palæstinensisk stat det er der ikke noget som helst ændret i i mit grundlæggende synspunkt jeg har også argumenteret for og

man kan opnå fred i det her område hvis der er to stater der lever side om side en palæstinensisk stat

samtidig en israelsk stat der kan leve i fred det er forudsætningen for at bryde rigtig mange års dødvande i den her konflikt det vi så er optaget af er selvfølgelig timingen i det her nemlig at sikre at der er en bred kreds af

det så jeg også gerne at vores udenrigsminister talte for og netop fulgte de en hundrede og to og tredive lande når udenrigsministeren siger at det skal være et bredt antal lande før danmark går med er en hundrede og to og tredive så for

anerkender ministeren ikke at der er asymmetri og at vi netop har brug for at styrke palæstinensernes forhandlingsevne og forhandlingsstyrke i de forhandlinger der

sammen når verdens største økonomi eu rykker

har det bare en helt afgørende betydning

en fælles meddelelse fra eus udenrigstjeneste

millioner mennesker så har det bare afgørende og langt større betydning end når et land med fem millioner mennesker rykker vi har så gjort begge ting i de spørgsmål vi har rykket selv som nation

også en af grundene til at eu rykker i det her spørgsmål at en række lande aktivt forsøger at forme en mere aktiv politik så jeg er helt overbevist om at hvis hensigten er at hjælpe palæstinenserne og det synes jeg den er så er det helt afgørende

ministeren nævner her jeg vil lige være helt sikker på en

på om det der tilbydes og det der gives til den palæstinensiske delegation er en ambassade

i det lovforslag som udenrigsministeren

regerings tid men det afgørende for os er at vi

svarer til en ambassade det betyder at man får de samme rettigheder

til invitationer og så videre

palæstinenserne og det palæstinensiske lederskab som synes jeg skal opmuntres

deres villighed til at finde en forhandlet løsning på den her palæstinensiske

vi gør det så samtidig med en række andre skridt vi gør det samtidig med at vi

i højere grad end vi har gjort før vi gør det samtidig med at

mærkningsordninger for varer der er produceret i bosættelserne og vi gør det alt sammen for at danmark også yder sit bidrag

det undskyld mig bliver lidt en strid om ord det afgørende er for os at vi med det her lovforslag sikrer at der er overensstemmelse mellem de nordiske lande i forhold til hvordan vi håndterer palæstina

sammen med en række eu lande der har gjort noget lignende så vi vil

opnås en status der giver det nødvendige skulderklap

og det kommer slet ikke bag på mig at vi har et fælles mål

vi er også enige om at

en sådan løsning får man ikke hvis det ikke også bygger på en anerkendelse af staten israel og at palæstinenserne selvfølgelig også må anerkende

som et led i den løsning så vil jeg gerne spørge udenrigsministeren siden han nu ikke kan støtte enhedslistens forslag mener udenrigsministeren at enhedslistens forslag og en vedtagelse af det her i folketingssalen vil skade vores fælles mål

til at bevæge sig samtidigt det er det vi arbejder for og det er derfor vi ønsker at tage så stærkt et skridt som muligt og det vil efter vores opfattelse være et fælles europæisk skridt

mener at vores forslag skader vores fælles sag jeg vil gerne have at udenrigsministeren forholder sig til det

jo kunne argumentere for at det gavner den fælles sag og det vil det så i min almindelige logik

hvis man gerne vil skynde på nogle der er meget langsomme og fodslæbende så er det en god idé at man selv er i stand til at sætte det ene ben foran det andet og vise de andre hvilken vej

palæstina i fn i forhold til økonomisk støtte til det palæstinensiske hjemmestyre i forhold til opgraderingen af ambassaden i forhold til mærkning af varer fra de israelske bosættelser og så videre og så videre vi har i virkelighedens verden taget en række af de skridt

europæisk politik så er det klart at regeringen altid

den overvejelse der hedder hvad der gavner mest i stedet for det modsatte

og det er vores opfattelse som jeg har argumenteret for at det der gavner mest er at sikre en fælles europæisk retning i

om udenrigsministeren forud for udenrigsministerens proklamering af

palæstinensiske repræsentation til ambassadestatus havde sikret sig at der var

beslutning jeg spørger selvfølgelig fordi det nu senere

set fordrer lovgivning jeg tror at det er et faktum som

de flestes opmærksomhed dengang udenrigsministeren det var vist fra finland og et par dage forud for sfs landsmøde proklamerede at nu havde regeringen besluttet

fælles mellem udenrigsministeriet og justitsministeriet

hvilke lovgivningsmæssige implikationer det ville have hvis man skulle sikre en opgradering af den palæstinensiske ambassade

lå helt klart efter mødet i nævnet at det

været at den mest sikre vej at betræde

lave et lovforslag og så er det jo ligesom ved alle andre lovforslag at regeringen fremsætter et lovforslag som folketinget derefter

sådan foregår det stort set hver gang der vedtages noget her

jeg spurgte om hvorvidt udenrigsministeren forud for udenrigsministerens proklamation

afstedkom i øvrigt også hvis jeg ellers er orienteret rigtigt at den palæstinensiske repræsentant blev modtaget på

at der var et flertal der var parat til at bære det her lovforslag igennem

det ene spørgsmål det andet spørgsmål afledt af det første

klarlagt i forbindelse med kommunikationen at det her

forudsætter lovgivning

og igen er jeg helt sikker på at herre løkke rasmussen er helt opmærksom på hvordan regeringer træffer beslutninger

at man starter med at gøre sit eget grundlag klart og regeringens grundlag er at vi ønsker en opgradering af den palæstinensiske ambassade

lovgivning og efter en vurdering var svaret ja

klart at så er næste skridt at man lovbehandler det ligesom man lovbehandler alle andre forslag

en repræsentation og et selvstyre

når det nu overraskende viser sig at regeringen påtænker at gennemføre et lovforslag

nyder parlamentarisk opbakning og i øvrigt at række hånden ud til de partier som gennemgående bærer dansk udenrigspolitik

som nogen overraskelse og det er klart at vi har et ønske om

at have et bredt samarbejde i dansk udenrigspolitik jeg tror selv at det er det der bærer længst igennem

kan ikke forestille mig andet men det må herre søren pind jo svare på at venstre formentlig også vil støtte en opgradering af en palæstinensisk repræsentation ud fra samme logik

nemlig at det er helt afgørende i den nuværende proces

er i overensstemmelse med den udenrigsministeren fremfører her jeg vil også godt sige at vi forventer at blive inddraget i en sådan beslutning og at vi forventer at der kommer parlamentariske drøftelser

også så man kan påvirke udformningen af et sådant forslag hvorfor fordi det er

og derfor bør der også finde forhandlinger sted på et ordentligt grundlag ærlig talt udenrigsministeren det er altså ikke min opfattelse at en redegørelse i nævnet for et påtænkt udredningsarbejde er udtryk

at diskutere og drøfte det her med folketingets

medlemmer men er det virkelig kun det der skiller

at venstre er enig i

være med til at give en håndsrækning til den moderate del af palæstinenserne er den eneste farbare vej hvis det skal lykkes det som har været så vanskeligt og det som er så svært nemlig at finde en forhandlet løsning

til dem som har været villige og har erklæret sig villige til at sætte sig ned ved et forhandlingsbord og det kan

kan forandre tingene når man betænker hvad udenrigsministeren tidligere har ment om palæstina

er det rart at se at de gyldne kæder forpligter og at man prøver at tilstræbe en lidt mere objektiv holdning end den man havde før

det kan nogle gange være irriterende men jeg vil sige at præcis

tilfælde er det godt

ikke at jeg ønsker at det skal være en vedblivende tilstand men det er en helt anden sag essensen i den her her diskussion er

vores tilgang til hele det spørgsmål er at man skal finde en løsning for også vi

en balance mellem alle interesser og det skal ske i et tæt internationalt samarbejde

eu stater

er det vigtigt for os vil når vi når derhen

den nylige fn opgradering blev skabt med bred opbakning i det danske folketing

det var godt jeg synes det er ærgerligt at opgraderingen af den palæstinensiske repræsentation eller den palæstinensiske ambassade udenrigsministeren sagde begge dele fra talerstolen skal blive til en formalitetsdiskussion essensen er at vi ikke har været inddraget essensen er at vi har fået en orientering om at man påtænkte at undersøge sagen nærmere og efter det er vi blevet præsenteret for en beslutning truffet af regeringen og udenrigsministeren et par dage før sfs landsmøde spørgsmålet er om et spørgsmål af denne vigtighed skal behandles sådan jeg synes det ikke

og som sagt vil venstre gerne være med til at finde veje når nu udenrigsministeren spørger venstre vil gerne være med til at finde veje men det skal ske ordentligt og respektfuldt og det skal ske i et samarbejde

det her er alle konflikters moder enhedslistens vej er efter min opfattelse ikke den rigtige vej

en ensidig partisk løsning som kun tilgodeser den ene parts interesser jeg synes det er glædeligt at det danske folketing over en kam og bredt vil afvise det jeg synes det er glædeligt

kommet i den båd og derfor vil vi i denne sammenhæng følge regeringens indstilling

og det er hvorfor ordføreren skælder sådan ud på udenrigsministeren

en tostatsløsning det er vi alle sammen så foretager udenrigsministeren et lillebitte forsigtigt skridt i den retning og så skælder venstre ud på udenrigsministeren kan det opfattes som ret meget andet end at man måske i virkeligheden ikke ønsker at bevæge sig i den retning som vi ellers siger vi er enige om hvorfor skælder man ellers ud over nogle

ryge ud i en situation hvor klodset parlamentarisk adfærd resulterer i at parterne skilles ad det er vigtigt jeg forstår godt hvis det generer enhedslistens repræsentant men efter venstres opfattelse er det vigtigt og har været det i al den tid jeg kan huske og også før at dansk udenrigspolitik forankres bredt særlig

derfor er det jeg siger at når vi ser at man ikke for eksempel orienterer danmarks største parti om at man ønsker at tage et sådan skridt

der ligefrem skal lovgivning til i folketinget uden at man synes at

et sådan spørgsmål som er så kildent og kompliceret

vi ønsker at give et nap med i forhold til

at han gør så havde venstre sagt nej

skridt som udenrigsministeren har taget og hvis det er et benægtende svar forstår jeg slet ikke balladen så kan man godt lige det sker også for os andre være lidt sur over ikke lige bliver taget med på råd i en situation hvor man burde

kan vi jo alle sammen forholde os til indholdet altså støtter venstre det skridt som udenrigsministeren har taget

jeg går gerne glad rundt og traller om det så er i en journalistmikrofon eller ej

men det er klart at vi har et ønske om at være inddraget i beslutninger af en sådan karakter i dansk udenrigspolitik og

om vi ville have været med er et hypotetisk spørgsmål jeg kan jo ikke svare på det spørgsmål men jeg kan da sige

jeg ville enormt gerne kunne sige at vi er positivt indstillet

orienterer folketinget om at det er for tidligt at sige hvordan ordene vil falde

ikke give noget tilsagn

at venstre skal spørges først ah ja så god er verden heller ikke men man kan jo godt drøfte tingene

går ind for at forankre dansk udenrigspolitik

om det også betyder at man så har fortrudt den beslutning man tog i marts to tusind og tre da danmark

godt blive klogere med tiden og det skal herre søren pind have

også den socialdemokratiske gruppeformand herre henrik sass larsen gjorde

eller for den sags skyld i irakkrigen

vælge danske nationale interesser men vi har et ønske om en bred forankring forankring af dansk udenrigs og sikkerhedspolitik det vedstår jeg mig

spørgsmålet om hvorvidt vi kan støtte et forslag som jeg ikke har set endnu synes jeg ærlig talt er useriøst altså vi er positivt indstillet

fn opgraderingen vi vil gerne medvirke til en balance

til noget vi ikke har været involveret i forhandlingerne om

ikke tilfældet i marts to tusind og tre

er ikke en irakdebat vi har nu men

korrekt venstre kan ikke engang i dag sige om de principielt er tilhængere af at

palæstinensernes mission her i danmark så de får en ambassadelignende status som

i en række andre europæiske lande og som man

og som virker helt fornuftigt hvis man gerne

vi gerne vil forhandle jeg siger at vi gerne vil se nærmere på det

kan love noget før jeg kender indholdet af det pågældende forslag

venstres ordfører jeg husker i hvert fald et par møder hvor jeg opfordrede

og konservatives ordførere forholdt sig meget tavse så kom vi i en situation hvor stort set det meste af verden på nær mikronesien og usa støttede israel og da kunne både venstre og konservative godt se hvad vej vinden blæste og de skyndte sig jo så i en pressemeddelelse at

melde ud er det ikke den rigtige forklaring

stjæle noget fra herre christian juhl han

kritik fra sine partifæller hvis det skulle virke som om

men jeg vil da også sige at international politik også handler om timing og sagen var den meget enkle at tiden var kommet til at tage det skridt og vi var så i den heldige situation og det kan undre at det ikke var regeringens

at det puf venstre og konservative gav udløste en regeringsbeslutning

så liden tue kan altså

understøtte et

ensidigt jeg vil gerne høre

stilling til det afviser man ofte

i venstre uden at komme med et alternativt

at der intet sker tror herre pind at at israel for eksempel

går til forhandlingsbordet uden at der kommer et ret voldsomt pres fra verdenssamfundet

progressive i den her debat men selvfølgelig er vi da nødt til at vide hvad det er indholdet af regeringens politik er det virker af og til som om selv regeringen har svært ved at finde ud af indholdet af sin egen politik og så er det vel ikke mærkeligt at vi andre også gerne

at sætte israel palæstina diskussionen på dagsordenen vi havde jo debatten sidste år

sag vi mener ikke at

anerkendelse af palæstina vil bidrage til nogen som helst holdbar løsning

nuværende situation tværtimod

aktivt arbejder for at der bliver

få opbygget en infrastruktur til en fungerende stat

andre nordiske lande

parterne kommer til forhandlingsbordet og får fundet

det er jo ikke rimeligt at den konflikt ikke er løst endnu det tror

lov og ret er helt klart

vi alle sammen arbejde for

at vi får en forhandlet tostatsløsning sådan at

i et fredeligt samvirke med deres nabostat israel også kommer en anerkendelse den vej rundt det tror vi på er den bedste

en varig fred og forsoning mellem folkene i mellemøsten derfor skal jeg gøre en lang tale kort og

enhedslisten i den her sag med det her forslag måske bliver en smule idealistiske og blåøjede og faktisk kommer til at blive

sagt på en pæn måde at ordføreren mener at

ikke vil gavne hvis man vedtager enhedslistens forslag det var så den høflige

ordføreren har forklaret hvordan kan det på nogen måde skade eller ikke gavne at folketinget vedtager det her det er jo den helt konkrete forklaring

bemærkninger om at man skal følges ad og gøre tingene sammen hvis alle lande i verden havde anlagt samme synspunkt som herre jeppe kofod og regeringspartierne

vi aldrig nogen sinde kommet i den situation vi er i nu at langt over hundrede lande har anerkendt palæstina det er jo fordi der var nogle der turde

nok er et eksempel på det kan være er hårde ord

når man ser på hvad der står i forslaget det vi ønsker

man får en forhandlet tostatsløsning mellem israel

det vi skal vi skal presse på for at man får en forhandlet tostatsløsning og vi lægger også maksimalt pres på israel for at komme til forhandlingsbordet vi tror så også

eu landene og de nordiske lande med altså de vestlige lande

har danmark taget en række skridt

det vi savner er jo så

og det var det mindste man kunne gøre prøve at forklare en forslagsstiller at af de og de grunde er det

den har vi ikke fået så må jeg omvendt spørge ordføreren

for fremskridt på det her område

pludselig skulle ændre holdning

ikke sådan at ordførerens og regeringspartiernes linje betyder at man deponerer sin egen beslutningskraft

aldrig nogen sinde medmindre de blev pisket til det

ikke deres egen stat af det det de får en stat af er at der kommer en forhandlet tostatsløsning med israel og at parterne der lever i området anerkender at der skal være to stater der lever side om side i fred med hinanden det er det der er målet for vores politik

opfattelse vi har en anden opfattelse og den deler det store flertal

de andre eu lande og de nordiske lande

men midlet midlet må vi jo diskutere kan jeg forstå socialdemokraternes ordfører siger at det her ikke er midlet men at en række

jo mindst lige så symbolsk som at anerkende palæstina som selvstændig stat rent faktisk er der meget mere substans i at anerkende landet som selvstændig stat som fn jo gjorde i

hundrede og to og tredive lande har gjort hvad er grunden til at socialdemokraternes ordfører ikke kan pege på nogle midler til

komme længere tror socialdemokraternes ordfører på at israel og palæstina af egen drift kommer ud

at få det selvstyre til at fungere endnu bedre og til at levere bedre levevilkår til sin befolkning

få en levedygtig palæstinensisk stat

er lidt mærkeligt at kalde det symbolske skridt

en ambassadelignende status sådan

på linje med andre diplomater her

at for os er det som sagt afgørende at at vi sammen med andre lande presser på for at få parterne til forhandlingsbordet jeg tror ikke

hvis ikke der kommer en forhandlet tostatsløsning der kan vi være uenige med hinanden og derfor tror jeg at en af forudsætningerne er at

og hvad danmark kunne bidrage med

så vidt jeg har kunnet læse ud af

anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat hvad er så grunden til at man skifter mening bare fordi man kommer

så vil jeg høre hvad er det der

vi tager et skridt og arbejder for at få resten af eu med ja så kommer vi lidt længere end hvis vi bare

hundrede og to og tredive lande der har anerkendt palæstina har jo taget nogle skridt og vi er allerede et halehæng til dem det var måske en idé at vi var dem der gik foran

det vi skal forholde os til er den nuværende situation

to tusind og tretten

at støtte palæstinenserne i at få en levedygtig stat der kan leve i fred med nabostaten israel

for at komme til forhandlingsbordet er vigtigt for at kunne realisere det at

har et håb om at det amerikanske engagement

fører til at man får en forhandlet tostatsløsning for i sidste ende

vi skal give al mulig opbakning til den proces og der ønsker vi ikke

ordføreren hvad han synes om de israelske bosættelser

egentlig aldrig kunnet forstå hvorfor det er sådan at der ikke må bo jøder

lige efter anden verdenskrig

var nogen steder i verden hvor der ikke tankegang bryder

hvor man taler om et land i forhold til et andet land et besat land og der er jo ikke tale om et

det er alt sammen fortolkning men jeg håber at man får det løst i forbindelse med en fredsslutning mellem israelere

mener man i virkeligheden våbenstilstandsgrænserne fra nitten ni og fyrre det er de grænser som man i dag kalder

altså et tilfældigt sted hvor hærene sluttede men i i mellemøsten har der været bunker af grænser helt tilbage fra nitten sytten

to og tyve til nitten syv og fyrre til nitten

tid til at sige her er mit standpunkt her står jeg og jeg lukker øjnene for alt andet jeg lyttede meget

dansk folkepartis ordfører sagde at endnu en arabisk stat ville være en ulykke

dansk folkeparti og ordføreren er modstandere af en selvstændig palæstinensisk stat men men fordi vennerne i israel har besluttet

og jeg forstod ikke helt svaret det var sådan lidt uklart om det var en besættelse af et stykke land eller om det ikke var en besættelse

anerkender dansk folkeparti ikke fn som den

der er nødt til at udtale sig hvis to lande strides eller hvis to folk strides

kan være international lov tradition

generalforsamlingen er en slags forsamlingshus hvor man kan komme med nogle ideer men man fastsætter ikke love og det bliver ikke til international lov

er meget væsentligt at sige bindende lov

og den eneste resolution der i den forstand har en betydning i mellemøsten er den

syv og tres hvor man taler om tilbagegivelse af territorier men ikke til hvem der bliver ikke talt om

jordan det kan måske være til syrien det kan være til andre steder ingen steder i resolution to

står der noget om en tilbagelevering af en palæstinensisk stat så der er meget meget usikkerhed om

ikke er klar over at det land skal leveres tilbage til palæstinenserne og at den ene resolution efter den anden netop understreger

otte og fyrre sagde jo at der skulle findes land til at palæstinenserne kunne

forstår jeg ikke hvordan man kan negligere den debat det indhold som

når selv israelerne snakker om at ja palæstinenserne skal have vestbredden

at dansk folkeparti benægter at det står helt klart jeg tror at alle

kalde deres land deres nation og at de to lande skal leve i fred

med hinanden så tæt på grænserne fra før nitten syv og

det ganske umuligt at forstå for dansk folkepartis

palæstinensiske stat som jeg er sikker på kommer

eksempelvis er den gamle bydel i jerusalem naturligvis en del af det nye palæstina alle de ting skal forhandles

fuldstændig hellige grænser der ikke kan diskuteres der bliver først reel fred i mellemøsten når de to parter israelere og palæstinensere har sat sig ned og er blevet enige om en deling af området med de grænser

være en løsning der forhandles mellem de to parter det er der jo ikke nogen der sætter noget som helst spørgsmålstegn ved heller ikke de dominerende kræfter på den palæstinensiske side som

har tilsluttet sig en fredsproces der skulle føre frem til en tostatsløsning ligesom herre søren espersen jo også bekender sig til men jeg vil gerne lige

resolution 242

står der jo ganske klart

kravet fra fn er tilbagetrækning af israels væbnede styrker fra områder der blev besat under den seneste konflikt den seneste konflikt er junikrigen i nitten syv og tres så er det vel også indlysende at den israelske hær har besat et territorium uretmæssigt og at en forudsætning for løsningen er

der står tilbagelevering af territori storbritannien og

enige om at være uenige hvilke territorier og hvor stor en del af

med man arbejdede med den her tekst det ved herre finn sørensen

i uger før man nåede frem til en tekst som både usa

ikke er fastlagt med den her resolution det er der heller

der påstår det påstår enhedslisten heller ikke i vores forslag men teksten er jo ganske klar tilbagetrækning af israels væbnede styrker fra områder der blev nedsat under den seneste konflikt så er det ikke så svært at finde ud af hvor

ikke det ville fremme den israelske forståelse lige så vel

muligheder for at vinde forståelse

nemlig at de skal have en tostatsløsning hvis danmark også rykkede og herre søren espersen også rykkede og sagde ja

en aftale mellem de to parter men vi vil gerne tilkendegive at vi støtter

i nitten syv og tres taler man også om hele jerusalem

den gamle bydel i jerusalem det vil jo aldrig ske der er ingen israelsk regering uanset hvilket tilhørsforhold den har der nogen sinde vil opgive jerusalem

nitten syv og tres grænserne for sådan bliver det ikke der kommer måske måske nogle andre forståelser mellem de to parter men lad dem om det og så lad os vente til de to parter har fundet ud af hvad der tjener

takke udenrigsministeren for hans udmærkede redegørelse som vi fra radikal side kan erklære os enige i

i tæt samarbejde med de øvrige eu lande vil arbejde for anerkendelse og etablering af en selvstændig og levedygtig palæstinastat og vi vil arbejde for at det internationale samfund sikrer både palæstinensernes og israelernes legitime behov for at kunne leve i sikkerhed og fred bag internationalt anerkendte grænser kodeordet her er selvfølgelig at vi i

radikal side ligesom fra de øvrige regeringspartiers side er imod en ensidig anerkendelse på nuværende tidspunkt

side er det vores langsigtede mål at få skabt en levedygtig palæstinensisk stat

mener at en tostatsløsning er den eneste løsning som kan sikre denne fred bag sikre grænser for israel i fred med sine naboer en tostatsløsning kan kun nås gennem en forhandlet fredsaftale

fortsat i overensstemmelse med vores regeringsgrundlag arbejde

skabe de rette politiske forhold for en anerkendelse af staten palæstina og når de betingelser foreligger

vi derefter anerkende palæstina vi kan ikke i dag støtte det beslutningsforslag

små diplomatiske ændringer til repræsentationen i landet ad flere omgange uden at spørge eu om det

i fns generalforsamling uden at være enige med fn landene om det vi giver økonomisk støtte uden at være enige med fn landene om det er der ikke en dynamik

at tage selvstændige beslutninger og så prøve

skabe flertal i eu samtidig

på det her område at tage selvstændige beslutninger og så se hvor langt vi så trække eu når vi nu har den politik at vi

tænk hvis ingen

i tæt samarbejde med andre parter den opgradering vi netop har lavet af repræsentationen i københavn er jo sket sådan at der nu er samme juridiske status omkring de palæstinensiske repræsentationer i de nordiske lande

så vi engagerer os i det her spørgsmål på internationalt niveau og forsøger

skabe alliancer og det er også vores politik når det gælder anerkendelse det vil sige at vi engagerer os med de øvrige lande og prøver at skabe grundlaget for en

eller senere i historien har anerkendt palæstina som selvstændig stat og diskuterer erfaringer med dem om hvordan vi kommer videre

jeg rigtig nok gjort opmærksom på at de diplomatiske ændringer er sket efter samtale med de nordiske lande men det er jo sket at de nordiske lande har taget selvstændige initiativer som danmark har tilsluttet sig bagefter

de andre lande tog et skridt det var norge der tog skridt til at samle parterne i oslo da vi fik osloaftalen man kan diskutere osloaftalen men der blev taget initiativer

for at der kommer gang i processen

jo ikke endnu har skabt en varig fred i området eller en stat til palæstinenserne

og i øvrigt et stadig større pres på parterne for at komme til forhandlingsbordet og jeg synes ikke man kan beskylde os for at være passive i dette spørgsmål heller ikke i forhold til andre regeringer

der i salen er et meget stort antal

må det gode ikke blive det bedstes værste fjende et frit og selvstændigt palæstina skal blive resultatet af en forhandlet

internationale organisationer

at israels sikkerhedsinteresser hverken kan eller må varetages gennem besættelse af et andet folks territorium

er den israelske besættelse af palæstinensisk jord adskillelsespolitikken de ydmygende checkpoints ulovlige bosættelser og jordtyveri fuldstændig uacceptabelt på den anden side

fra gaza også fuldstændig uacceptabelt

kan sikre at både israel og palæstina

israel får ikke sikkerhed uden en aftale og palæstinenserne

en levedygtig stat uden en aftale slutmålet skal være en tostatsløsning efter nitten syv og tres grænserne det er den løsning som det internationale samfund bakker

generalforsamling blev resolutionen om palæstinas nye status som ikkemedlemsobservatørstat

jastemme forud for afstemningen vi har en regering og en udenrigsminister som arbejder hårdt på at komme frem til det fælles mål

medlem af det internationale samfund palæstina

at vi løbende tager skridt som understøtter de moderate kræfter i palæstina

ambassadelignende vilkår udenrigsministeren er også i spidsen for en mærkningsordning for fødevarer fra israelske bosættelser og regeringen har meldt klart ud at den fraråder investeringer og andet samkvem med israelske bosættelser fordi det vil styrke disse både politisk og økonomisk så vi vil det samme

vi mener at den kurs er den bedste for at sikre

sf i to tusind og fem og to tusind og syv havde den holdning at

det danske folketing skulle beslutte at danmark skal anerkende palæstina som selvstændig stat hvad er det så i udviklingen der har gjort at

der er lige nu

spænder ben for at staten palæstina

har ligesom lidt land liggende imellem sig og der er en masse spørgsmål blandt økonomisk levedygtighed

at komme på plads før staten kan blive levedygtig

situation lige nu er jo netop et resultat af at bosættelsespolitikken gør det så svært

at få afsat deres varer så de skridt vi tager tager

mærkningsordningen som udenrigsministeren har sat

så nævner ordføreren bosættelserne og at det er en meget meget vanskelig situation

jeg fuldstændig enig i men betyder det at vi skal sidde og vente

at anerkende palæstina indtil hele vestbredden er bosat eller eller hvad gør vi for

vi er da nødt til at gøre et eller andet for at markere at vi holder med palæstinenserne og ikke med en aggressiv

af direkte opfordringer og også fra danmark og eu om at stoppe de bosættelser og

vil på ingen måde støtte dem

også sige at jeg synes at det er meget mærkværdigt og højst kritisabelt at medlemmer af den israelske regering

i folketingssalen i danmark det handler ikke om at finde ud af hvad man er enige om men hvad man er uenige om og det handler om at finde ud af hvem der skal æres for

og hvem der skal miskrediteres for andet så alle vi små mus her forsøger at gungre som elefanter alt imens situationen fortsat er i hårdknude

i hvad det egentlig er enige om i det danske folketing for hvis man gør det

at man især på den udenrigspolitiske front kommer til at stå langt stærkere vi er for det første enige om at konflikten mellem israelere og

palæstinensere er en af de mest langvarige og langvarige og komplicerede konflikter vi har haft gennem mange årtier

også enige om at talrige forsøg på at skabe fred i området er mislykkedes og vi er bredt set faktisk også enige om at en tostatsløsning formentlig er vejen frem til at skabe en varig fred i området

spidser situationen jo til for situationen i området i dag er værre og anderledes end den var for bare et år siden vi ved at der er store problemer i landene omkring

israelerne og palæstinenserne og disse problemer risikerer også at eskalere den konflikt der er i israel vi ved også at de moderate liberale kræfter i israel får det sværere og sværere og det man ser for sig

at fundamentalister både blandt

som får tiltagende vægt i den

det internationale samfunds side skal gøre vores til at der findes en politisk løsning

om at fremsætte de rigtige forslag på det rigtige tidspunkt vi synes i liberal alliance at det var klogt at palæstina blev opgraderet i forhold til fn til gengæld vil

mener at have orienteret det udenrigspolitiske nævn

rådført sig kunne det jo godt være at vi havde undgået noget af den synes jeg

hvad der skal ske i forhold til hvordan palæstinenserne skal være repræsenteret i danmark

tror vi i liberal alliance på baggrund af al den historiske erfaring vi overhovedet kan grave frem at en forudsætning for at konflikten også i

er at begge involverede parter er villige til at give sig og indgå kompromiser sådan som situationen er er der jo ikke kun helte og skurke der er ikke kun en part der er den gode og en part der er den onde der er stor skyld

stort ansvar på begge sider vi ønsker som alle andre partier i det danske folketing på længere sigt en

men som liberale er vi altså også af den faste overbevisning at en varig og stabil fred forudsætter begge

tiltag som det internationale samfund iværksætter for at fremme en sådan politisk løsning

som sagt skal og må bygge på at parterne selv føler ejerskab til den

at det rigtige tidspunkt for at danmark skal gå enegang i anerkendelsen af palæstina som en selvstændig stat

palæstina som selvstændig stat i nitten otte og

de første lande til at anerkende israel som selvstændig stat fordi vi kunne se at det gav nogle muligheder for at israel kunne placere sig i verden som selvstændig stat

efter det kom udviklingen jo netop og de blev anerkendt stort set over alt i verden hvornår er tiden inde

duer i det aktuelle

vi er på palæstinensernes side jeg er hverken på en israelsk stats eller en palæstinensisk stats side jeg er på folkenes side det handler om at give de mennesker som bor i det område et liv hvor de har mulighed for selvstændigt at fremme og forme deres egne liv jeg tror på at en tostatsløsning er den vej vi bliver nødt til at gå men jeg tror ikke på at en tostatsløsning

fremme en varig fred hvis det er en løsning som det internationale samfund presser igennem uden at parterne selv af hjertet går med i den

menneskene i området de konkrete levende mennesker der er der

jeg siger vi er på palæstinensernes side jeg har altid det synspunkt at hvis

en besætter og et besat land stiller jeg mig i første omgang på de besattes side fordi

det er uretfærdigt at være besat det er uretfærdigt at skulle opleve bosættelser det er uretfærdigt at skulle opleve en mur inde på ens land det er uretfærdigt at skulle blive forhindret i at komme til ens

det er grunden til at jeg stiller mig på folkenes altså palæstinensernes side i en sag hvor israel undertrykker dem anerkender

ikke at det er en asymmetrisk konflikt

en stærk besættende part og en svag besat part

at komme videre skal have en balance i det sådan at der er to ligeværdige parter

afstand fra men vi bliver også nødt til at se realiteterne i øjnene nemlig at der ikke er klare

og det konservative folkeparti kan heller ikke støtte

ikke fordi vi ikke har sympati med og forståelse for palæstinenserne og deres ønske om at få deres egen stat men fordi beslutningen vil være et slag i luften der risikerer at give bagslag som de fleste ved arbejdede vk regeringen ihærdigt og konstruktivt på at få skabt en tostatsløsning danmark var faktisk meget aktivt involveret i mellemøstkvartettens arbejde i to tusind og to med at skabe køreplanen for fred som skulle ende med de to stater der skulle leve fredeligt og trygt side om side i denne plan er oprettelsen og anerkendelsen af den

resultatet af forhandlingerne mellem israel og den

autoritet denne plan er stadig mellemøstkvartettens den er stadig væk sikkerhedsrådets plan og den fastholder vi men også vi er utålmodige

utålmodige med den israelske bosættelsespolitik som gør det stadig vanskeligere at forestille sig et sammenhængende og levedygtigt palæstina vi er utålmodige med den israelske regering som ikke synes at gøre noget for at fremme fredsprocessen for tiden selv om regeringen på vestbredden faktisk leverer den sikkerhed som er forudsætningen for en sluttet fredsaftale og som er første stadie i køreplanen for fred derfor gik vi faktisk også ind for at fn gjorde palæstinenserne til observatører i efteråret og vi var glade for at regeringen fulgte os men vi er også utålmodige med palæstinenserne for hvilken stat er det egentlig man risikerer at anerkende

staten nu den er jo ikke forenet den består af to ministater med to vidt forskellige politikker og to vidt forskellige måder at behandle befolkningen på der er staten på vestbredden og der er staten i gaza og denne stat med dens islamistiske hamasstyre der ikke anerkender israel og idelig provokerer og fremkalder konflikter med israel vil vi da ikke risikere at

og erkendelse i år israel står i en vanskeligere situation end måske nogen sinde før med en uvis fremtid for det arabiske forår og en mulig konflikt med iran der vil se israel udslettet israel kan heller ikke vide hvor det arabiske forår ender derfor vil det være i israels egen interesse at få skabt de to stater snarest muligt og fremme præsident abbas muligheder for at få styr på palæstina går israel helhjertet i gang med dette vil det få stor international herunder arabisk opbakning fremgik det jo af møderne i sidste uge som situationen ser ud nu haster det det må israels venner sige til israel ligesom vi må opfordre israel til at tage positivt imod det fornyede arabiske fredsudspil som kom i sidste uge lad os se hvad usas udenrigsminister john kerry

også af den grund er det fuldstændig forhastet at anerkende et ukendt palæstina nu hvor der ikke er styr på hamas og derfor må

venner sige til palæstinenserne

de må være i stand til at forhandle

to palæstinensiske stater og det tror jeg ikke

to stater i palæstina

og vestbredden hvis nu vi forudsætter

at verdenssamfundet ingenting gør at udviklingen fortsætter

hvis de så ved et kommende valg alle sammen både dem på vestbredden

i gaza vælger hamas

hvem har så ansvaret eller medansvaret for at vi har skabt den situation har verdenssamfundet har danmark har eu intet ansvar for

at se til og ikke hjælpe til i den rigtige

hvad man kunne vi har også gjort det med økonomisk støtte

autoritet også inde i gaza men

ikke kom hamaspartiet til gavn og hamasregeringen til gavn men befolkningen og flygtningene så vi har faktisk gjort en hel del men noget må de jo

islamistisk styre i gaza kan vi jo altså ikke anerkende og hvis hvis det skulle komme dertil som herre christian juhl forudsætter at de måtte få den totale magt i begge områder jamen så kan der ikke komme nogen fred

resolution femten femten som endosserede køreplanen for fred at man forudså det er sikkerhedsrådet en løsning hvorved israel og palæstina eksisterer side om side inden for

grænser

ikke anerkende israel så den situation er

skal vi så sige

et bestemt udfald af et valg for at vi vil arbejde for en fredelig løsning for

sagde han at det kunne give bagslag at anerkende palæstina i en asymmetrisk forhandling hvor den ene part er den besatte part

fornuftigt at få rettet op på balancen

utålmodige med begge parter

kan ikke underkende og det bør herre christian juhl heller ikke

at hvis israel skal eksistere i fremtiden og ikke være omgivet af fjender der vil skubbe det i havet så er man jo nødt til at respektere israels behov for anerkendelse

sikkerhedsråds resolution femten femten og det betyder at hamas må opgive tanken om at smide israel i havet

jeg glad for de arabiske udenrigsministres fornyede initiativ

syv og tres grænsen med ændringer og en anerkendelse af israel

om at der skal findes en tostatsløsning

syv og tres grænserne kan danne udgangspunkt for en fredsløsning at apartheidmuren skal fjernes at bosættelserne skal fjernes at bosættervejene skal fjernes

vi skal sikre aftaler om jerusalem vi skal sikre aftaler om flygtningene og vi skal stoppe jordtyveriet og vi skal sikre begge landes ret til at eksistere i det lys er det jo vigtigt

erindre om at der aldrig havde været nogen israelsk stat hvis ikke verdenssamfundet havde anerkendt israel

at tænke på at vi sandsynligvis ikke havde fået en løsning

landets ret til at eksistere som stat uden at vi helt præcis kender grænserne

den anerkendelse vi foreslår i dag vil styrke palæstinenserne i forhandlingerne og vil styrke den balance der bør være imellem to lande der skal finde

løsning på spørgsmålet om grænser

gensidig sikkerhed det er klart at når man har

stat israel som i perioder har været besætteren

i den grad laver folkeretstridige handlinger på

vigtigt at verdenssamfundet blander sig og siger hvad der er acceptabelt og ikke acceptabelt og

gang på gang med udtalelser netop om det her spørgsmål

jeg glad ved at vi er enige om at anerkendelse boykot af bosættelserne og pres på israel sammen med andre lande for eksempel i eu er vigtige ting som vi kan tage fat i anerkendelse vil styrke palæstina boykot af bosættervarer vil styrke palæstina og pres på israel vil styrke palæstina

men hvorfor er der en modsætning hvorfor er der en modsætning i at sige at anerkendelse boykot og pres på israel fra

jo har været god tone førhen

modsætning til at man gør det

altså hvorfor er der en modsætning imellem at danmark tager selvstændige initiativer og inspirerer eu og så venter til eu gør noget det er helt oplagt

bør vente på eu hvis vi skal vente til holland og tyskland og andre lande er med på en anerkendelse kommer der aldrig nogen anerkendelse hvis vi skulle have ventet på at alle eu lande var enige om

i fn ville den aldrig komme hvis vi skulle have taget eus standpunkt i unesco optagelsen det er jo en af de pinlige ting som vi ikke har snakket ret meget om i dag hvor danmark stemte nej til at palæstina skulle være medlem af unesco sandsynligvis ved en fejl i udenrigsministeriet jeg ved det ikke det er da i hvert fald i modstrid med den logik der er i den holdning som

så var der ikke blevet nogen stillingtagen

nogle stemte ja og nogle stemte nej i eu hvis vi skulle vente til eu besluttede om der skal være diplomatisk

repræsentationen ville der aldrig ske noget hvis vi skulle vente til eu kunne blive enige om om man skal støtte en boykot af bosættervarer ja så ville der aldrig ske noget i øjeblikket synes jeg at den vigtigste opgave man har i eu

at give palæstina samme handelsmæssige fortrin som israel har fået sådan at palæstina har bare en lille smule chance for at få sig et eksportmarked hvor varerne kan sælges og hvor man kan få adgang til det forjættede eu marked

har jeg haft det synspunkt at man skulle forbyde

men jeg synes den anden vej er mere fremkommelig og mere fornuftig også i forhold til at udvikle staten palæstina

det er sagt det er en symbolsk handling men den er jo ikke mere symbolsk end at der er meget mere materie i det

give mulighed for at repræsentationen kan få skattefrie

lov til at mødes med dronningen det er jo mindst lige så symbolske ting

som bærer den rigtige vej og de diplomatiske trin som udenrigsministeren planlægger

forslag om er jo netop

så hvorfor pokker skulle vi så ikke tage at tage skridtet fuldt ud når nu det kunne

imod bedre betingelser for

at israel af egen drift igangsætter forhandlinger

også derfor vi har kvartetten

ikke nogen der tror at israel har lyst til at fremme en løsning

jo længere tid der går med bosættelserne jo sværere bliver det for palæstinenserne nogen sinde

få en selvstændig uafhængig og levedygtig stat derfor vil jeg opfordre til at alle partier støtter vores forslag om at anerkende palæstina som en selvstændig

tolerance over for et synspunkt men

det er meget mere afgørende at man får det til at rykke i den rigtige retning det er derfor

et svar til herre christian juhl at eu er så vigtig det er helt afgørende hvis det her ikke kun skal være

en symbolsk handling at sikre at der er så mange lande der rykker samtidig i den her debat at man er i stand til i virkelighedens verden at flytte noget det var det vi gjorde med opgraderingsdiskussionen fordi vi tog diskussionen i eu lykkedes det os at få flere eu lande end jeg havde forestillet mig

har nok så meget betydning for situationen på jorden i palæstina

vide at det er de mange eu lande der rykker og

den her proces og en utålmodighed der forudsætter at der er nogle der ytrer sig udefra og er med til at levere det tilstrækkelige pres jeg anerkender også til fulde at det gjorde herre per stig møller i sin tid som udenrigsminister jeg synes oven i købet at vi står i den gunstige situation i øjeblikket at vi ser en amerikansk udenrigsminister og i øvrigt også en amerikansk præsident forpligte sig meget mere end vi har set i rigtig lang tid det er derfor det er afgørende at også

hovedopgaven er at undgå

det er derfor det er så vigtigt at vi tager de skridt

derfor er de skridt den danske regering har taget vigtige det andet der er vigtigt er

tage afstand fra de ting der forhindrer fred hvad enten det er raketter ind i israel fra gaza eller det er bosættelser

forhindringer for fred og for en forhandlet fred dermed bare til slut

er glad for den brede enighed der i virkelighedens verden er omkring det her spørgsmål det vi skiller på er diskussionen

efter regeringens opfattelse vurderingen af at det er vigtigt at vi får eu landene til at rykke samtidigt men

fn organer beslutningsforslaget er motiveret af at danmark skal bidrage til at internationale menneskerettighedsstandarder overholdes samt og her citerer jeg fra beslutningsforslaget at fns menneskerettighedsorganer ikke i højere grad end det allerede er tilfældet misbruges til at holde hånden over diktaturstater

starte med at takke liberal alliance for at tage det her vigtige spørgsmål op

denne regering er meget optaget af spørgsmålet om danmarks rolle i at fremme menneskerettigheder der skal ikke være nogen tvivl om at vi arbejder for en styrket dansk menneskerettighedsprofil og der skal heller ikke være tvivl om at vi gerne gør endnu mere samtidig vil jeg gerne advare imod at forfalde til pompøse programerklæringer uden reelt indhold vi skal bevare fokus på den praktiske politik og de reelle forandringer og det er desværre lige der hvor liberal alliances beslutningsforslag svigter lad mig starte med at understrege at danmark i dag bidrager til at internationale menneskerettighedsstandarder overholdes

vi gør det med større overbevisning end mange andre lande danmark har altså haft en stærk menneskerettighedsprofil og denne regering har brugt kræfter på at styrke den yderligere det er kun naturligt for det var det vi skrev også i regeringsgrundlaget der er nedsat et menneskerettighedsudvalg som skal se på hvordan danmark bedst gennemfører sine internationale konventionsforpligtelser herhjemme og på om danmark skal påtage sig yderligere forpligtelser institut for menneskerettigheder er blevet genetableret som en selvstændig institution og står nu i en langt stærkere position til at varetage sin rolle som national menneskerettighedsinstitution

internationale indsats for menneskerettigheder starter med at vi altid sikrer os at de respekteres hos os selv samtidig har vi styrket vores bidrag til fremme af menneskerettighederne ude der er vedtaget en ny strategi for den danske udviklingsbistand retten til et bedre liv som lægger op til en menneskerettighedsbaseret tilgang til udviklingsbistanden menneskerettighederne er dermed både et middel til forandring og et mål i sig selv hele den danske udviklingsbistand er omfattet af dette tiltag

i ryggen er der mulighed for at skabe en reel styrkelse af menneskerettighederne

alligevel ikke er begejstret for liberal alliances beslutningsforslag skyldes det at det både er for upræcist og for uambitiøst for det første skal det stå klart

i beslutningsforslaget refereres der til fn organer med menneskerettighedsfunktioner men de fleste af fn organerne beskæftiger sig jo med menneskerettigheder så vi er nødt til at være mere præcise her hvis vi skal gøre en reel forskel jeg vil mene at vi fortsat skal følge den linje som blev lagt i regeringsgrundlaget og fokusere på fns menneskerettighedsråd det er et centralt forum for diskussionen af det normative regelsæt og for overvågning af den praktiske gennemførelse af regelsættet på landeniveau for det andet skal det defineres klarere hvornår et land krænker grundlæggende menneskerettigheder systematisk liberal alliance lægger op til at regeringen skal parkere sine holdninger

to private organisationer freedom house

at det er regeringen der fører udenrigspolitikken specielt når man har en

optaget af menneskerettigheder

på et senere tidspunkt ændre sig det er derfor det er så afgørende at bevare friheden til at vurdere

det afgørende vurderingskriterium i virkeligheden er fremskridt oplever vi i lande som i øvrigt måtte forekomme problematiske at

sker reelle fremskridt det er vores

udelukke lande der eksempelvis på grund af fattigdom ikke er i stand til at leve op

de sociale og økonomiske rettigheder og af den grund

vi altid vil lægge afgørende vægt på om vi kan være med til at påvirke udviklingen af menneskerettigheder

at fremme det og det tror jeg vi gør bedst ved

at have muligheden for at vurdere konkret hvor der er tale om at en dansk regering kan fremme fremskridt

menneskerettighedsråd det gælder i øvrigt også når vi diskuterer økonomiske og sociale rettigheder og det er der hvor jeg synes man skal passe på ikke at komme til at ende et sted hvor lande der har viljen men kanske ikke evnen til at gennemføre det bliver ramt af en bestemmelse og når alt det er sagt

tror det er helt afgørende at det er en regering der fører udenrigspolitik på det

vil videregive informationer om

når vi engang skal have en

fn regi og så har brug for andre landes

hvorfor er det man synes det her er et uambitiøst

regeringen jo selv egentlig er ret uambitiøs set i forhold

det bliver en del af en offentlig debat

sin egen position som land i forhold

at kunne indgå aftaler

at danmark skal turde kritisere alle der groft krænker menneskerettighederne eller overtræder konventioner alligevel

pakistan de forenede arabiske emirater eller venezuela

stemt ind i menneskerettighedsrådet

overtrædes det har vi tænkt os at blive

vi tror at vi kan være med til at præge verden med det sæt af danske værdier vi går ud i verden med det vil vi fortsætte med

der er det vores bestemte vurdering at vi er med til at svække vores egen position hvis vi siger ja til det her forslag og derfor og

støtter vi nemlig

spørgsmål om at fremme menneskerettigheder og sørge for at danmark ikke associeres med stater som vi under normale omstændigheder intet ville have med at gøre men ved siden af idealerne og det sympatiske ønske

er der også en essens nemlig den essens at regeringen ikke kan bindes af en folketingsbeslutning

det er sådan som

føres af kongen og kongen for tiden

i form af regeringen

at regeringen fører udenrigspolitik

hvorfor er det så sådan at grundloven har skruet den pågældende ansvarskonstruktion sådan sammen

fordi regeringen skal kunne agere hurtigt sikkert og ikke mindst i rigets interesse

der er i internationale fora nogle ubegribelig komplicerede forhandlinger hvor der bliver givet og taget og hvor der på kryds og tværs bliver forhandlet og handlet og delt også i porten og efter min bedste opfattelse er det også en af grundene til at grundlovens ansvarskonstruktion

forvente at et parlamentarisk system med alle de kvaliteter det i øvrigt måtte besidde kan nå at forholde sig til det hele og

billede jeg har tidligere i dag nævnt nitten firserne vi var arge modstandere af den fodnotepolitik der blev ført i

årsager og essensen er jo sådan set den at hvor positive intentionerne bag et forslag end kan være

vil det være menneskerettigheder og i morgen kunne

fodnoter det medvirker vi ikke til jeg kan dog tilføje at jeg

forstå hvorfor udenrigsministeren var så venlig at ringe til mig for jeg

de parlamentariske sammensætninger i i det her spørgsmål men det forandrer nu

ikke vores intention om at stemme imod forslaget en enkelt kommentar om åbenhed og afstemninger jeg synes der kunne være meget der talte for at man

udenrigspolitiske nævn i bestemte sammenhænge om de tiltag man gjorde og de afstemninger der havde været men det er ikke noget vi vil kræve for det ville kræve en grundlæggende debat om det hensigtsmæssige i

ville kræve at regeringen beskrev om det var sådan man ønskede at gøre det og

en nærmere beskrivelse af for og imod

men det er ikke noget vi har et ultimativt krav om

skal regeringen håndtere på godt og ondt og så må man jo

håbe at regeringen lever op til alle de fine ord om at den kæmper for menneskerettigheder

når der sidder en regering som siger at den kæmper for menneskerettigheder at det her princip skal gælde

det principielle juridiske princip skal gælde som grundlovens fædre skabte

jeg mener som anført det sidste så al respekt for forslaget jeg forstår godt intentionerne bag det

tiltræde det af de principielle grunde som jeg har redegjort for men har regeringen et forslag til hvordan man eventuelt kunne øge gennemsigtigheden for folketinget i de her sammenhænge uden at man anfægtede grundlovens ansvarsmekanismer

ministerposter igen på et eller andet tidspunkt

er til at man fra venstres

herre michael aastrup jensen

en glimrende lang kronik om fn systemets absurditeter og hvor overskriften

herre michael aastrup jensen siger bla

daværende diktator muammar gaddafi

herre michael aastrup jensen ikke er den eneste der har ytret

kritik af fn systemet men essensen af det er jo at fn er det eneste vi har venstre har et ønske om at

a la demokratiernes sammenslutning så man i den sammenhæng kan fremme frihed demokrati og menneskerettigheder det er desværre et ønske der indtil videre ikke har været flertal for i det danske folketing men det vil vi gerne have

få udenrigsministerposten i en ny regering efter et valg

den måde som danmark agerer i fn systemet

har vi støttet at venezuela skulle have

mod alt hvad der hedder folkelighed og demokrati at man får de her regimer ind i de

vil jeg sige at det ville givetvis være et spørgsmål vi godt ville undersøge nærmere

i rigets interesse eller ej det lyder jo frygtelig gammeldags men det er

set vores tilgang til det og kan man finde det var

eller hvad ved jeg når der måtte være problematikker i den sammenhæng så må vi jo drøfte det men det må altså foregå ud fra en samlet overvejelse om hvad der tjener danmarks interesser og hvad der er i overensstemmelse med den danske grundlov

der i folketinget for eksempel er et flertal for en fodnote eller noget andet

er det sådan at det er regeringens suveræne ret

og sådan er det i endnu højere grad med udenrigspolitikken end i alle andre

politikker det er sådan grundloven er skruet sammen

væltet regeringen for der valgte regeringen altså at følge fodnoterne men hvad enhedslisten foretager sig i de her døgn og timer

der er mange gange hvor den her regering ikke har gjort det enhedslisten ønskede

havde taget konsekvensen af det og stillet et mistillidsvotum til regeringen

der egentlig fik mig til at tage ordet var da

venstres ordfører meget klart erklærede at venstres politik er at skabe en demokratiernes alliance som et alternativ til fn

gå til valg på næste gang og er det en politik man vil gennemføre

fn det mente jeg i mine unge vilde dage men nu er jeg blevet så frygtelig sat

positive sider sagen er at der er behov for et sted hvor diktaturstater og demokratier side om side og direkte over for hinanden kan drøfte verdens tilstand kan sige tingene ligeud til hinanden et sådant forum er der behov for

måske ikke altid haft blik for men verden har også efter min bedste opfattelse behov for et forum særlig i en tid hvor demokratiets vinde blæser foranderligt hvor man kan drøfte frihedsrettigheder markedsøkonomi og demokrati og måske også blive enige om hvordan man forfægter den kultur og de værdier

magt som man har agt i øjeblikket om

man så vil gennemføre en politik hvor danmark

tilvælge demokratiernes alliance

tror venstres ordfører at man kunne blive så klog at man måske ville gå ind og sige

bedre at reformere fn og sikre

i stedet for måske at begynde at opbygge alternative strukturer som

med på bekostning af det er som om

deltage i én international organisation

har været en intellektuel akademisk og også politisk debat om for eksempel at udvide nato til at varetage den funktion

jeg forstår ikke at herre jeppe kofod ikke kan se det positive i at have én organisation som sammenfatter demokratiets kultur

hele tanken at alle nationer har siddet der og har på sæt og vis på nær i sikkerhedsrådet ligeværdighed uanset styreform jeg tænker egentlig sådan som verdens udvikling er hvor man for eksempel også

til freedom houses opgørelse og lignende kan se at friheden nu er under pres og lider tilbageslag om ikke tiden er kommet til at vedstå sig den kultur og de værdier og det demokrati vi repræsenterer og styrke det i en international sammenslutning kan jeg bestemme det alene nej

et vigtigt emne op i salen i dag

et liv i frihed og værdighed er for os socialdemokrater helt afgørende i det politiske virke vi har desværre ved vi jo

i mange lande verden over som udenrigsministeren demonstrerede i sin tale arbejder regeringen

konstatere at ingen regering i nyere tid har været så optaget af at kæmpe for menneskerettighederne

regeringen at støtte sig til rapporter fra for eksempel freedom house og

hvilke lande der groft og systematisk krænker menneskerettighederne jeg medgiver at både freedom house og

er respekterede private organisationer og de skal have stor tak og

undersøge menneskerettighederne deres arbejde vigtig støtte i det generelle arbejde for at fremme menneskerettighederne

at vi udelukkende skal basere vores politik og

vurderinger på to private organisationer

der i øvrigt findes tilsvarende i mange andre lande kopieret efter dansk model som på et solidt og fagligt uafhængigt grundlag er med til at fremme menneskerettighederne

vi må sige at selv om danmark har en stærk stemme i forhold til

vi netop styrker det forpligtende samarbejde

med konkrete forpligtelser og retligt bindende konventioner at vi bidrager mest effektivt til at fremme og beskytte menneskerettighederne og samtidig straffe de regeringer der krænker dem

vi ser eksempelvis gerne at de universelle periodiske bedømmelser og anbefalinger fra fn integreres

eus udenrigs og udviklingspolitiske

når det gælder bistand og handelspræferencer

eu har verdens største samhandel

noget andet land i verden og på den måde kan eu faktisk blive en betydningsfuld aktør i konkret at fremme menneskerettighederne

udviklingslandene jeg synes at problemet med dagens beslutningsforslag ikke så meget er det som liberal alliance ønsker danmark skal gøre for at fremme menneskerettighederne vi deler

er problemet er at

af midler til at gøre det med hvis man skulle vedtage

for at man ville svække danmarks kamp for

ønsker vi ikke at gøre

kofod siger at ingen har gjort så meget for menneskerettighederne som denne regering

må jeg bede herre jeppe kofod om at give mig tre eksempler

bare for at tage nogle eksempler her

ikke for at komme med selvros men jeg synes bare apropos

at stå sammen om noget her og jeg synes det ville være lidt forkert at kritisere

det kan dokumenteres sort på hvidt at der faktisk sker rigtig mange positive

at få en symbiose ved at få styrket forskningen det er rigtigt

men det var da et forsøg på at styrke blandt andet menneskerettighedsforskningen

den borgerlige regering jeg kun glad for at se

menneskerettigheder ønsker vi jo alle sammen respekteret og de der lånte fjer som regeringen hele tiden prøver

forsvaret er spinkelt men jeg respekterer da helt at

det var et vigtigt skridt at man svækkede den danske

glad for at vi har fået genetableret en stærk dansk national

den konservative ordfører måske burde anerkende at der er taget endnu flere skridt for at danmark får en endnu skarpere og endnu mere aktiv

det tror jeg også herre per stig møller vil være enig i når

er noget vi tager meget alvorligt og det er klart noget vi

brugte formuleringen at

alle anbefalingerne i hovedet og der kan være nogle ting der bygger på misforståelser eller ting der skal klargøres sådan er det jo altid

tage det arbejde alvorligt som bliver udført med de periodiske bedømmelser ikke bare i danmark men

tænke på hvilket effektivt redskab det er specielt hvis vi får det integreret i eus udenrigs

jeppe kofod ikke svarede på det for essensen af det er jo at dele af den kritik der bliver fremsat bærer præg af fns synspunkt i al sin bredde derfor

på faglig vis at man laver det her

bearbejdning men grundlæggende var tanken

system jo at man på faglig vis med

en ret kortfattet skriftlig fremsættelse vi er vidne til

ikke at stemme på lande der systematisk krænker grundlæggende menneskerettigheder ved afstemninger om medlemskab af fn organer med menneskerettighedsfunktioner

supergodt indlæg og det er noget som man næsten vil sige at de fleste anstændige og fornuftige politikere vil have forståelse for så

er ganske ambitiøst at prøve at gøre op med den måde som man besætter

menneskerettighedstopposter inden for fn

sidste år valgte man at gøre robert mugabe en tyran fra zimbabwe til fns ambassadør for turisme han skulle motivere

en dagsorden der skulle hedde flere turister til afrika så kan man jo godt

det til en succes kan han også sælge sand i sahara for det er jo

atypisk at man

på sin samvittighed altså etnisk udrensning valgsvindel og terrorisering af

eksempel som man kan se som jeg også synes er ganske horribelt er

beholde syrien som medlem af unescos menneskerettighedskomité til trods for det som vi jo alle sammen ser

assad og det styre der er i syrien fordriver folk

mod befolkningen og skaber enormt store flygtningestrømme alligevel er det

den samlede dagsorden en positiv ting det er noget som man inden for fn systemet

synes er ganske i orden

spørgsmål ved om det er en rimelig og anstændig fremgangsmåde

godt være at nogle har ret i at man skal være taktisk

men er det særlig taktisk at vi nu igennem så mange år har set igennem fingre med den måde som fn systemet opererer på det anser vi

en forkert prioritering vi mener faktisk at med

og være en af de store kritikere af den absurde dilettantforestilling det er når man

besætte de her forskellige råd og nævn og så videre

fn systemet så vi kan godt støtte det her forslag fra

også i vores udenrigspolitik og jeg kan slet ikke forstå at der er så mange der tilsyneladende har noget imod det når man jo

for siden to tusind og ti og

af spadestikkene og så støtte et forslag som det her men det er der så åbenbart ikke flertal for og det anerkender vi selvfølgelig men jeg

fremme af menneskerettigheder har en særlig prioritet i regeringsgrundlaget det er allerede blevet udmøntet i retten til et bedre liv altså den nye strategi for udviklingsbistand som

på en rettighedsbaseret tilgang til udvikling og som alle partier i folketinget sidste år stemte for menneskerettighederne er både målet og midlet til udvikling

øvrigt også det grundlag fns udviklingsarbejde er funderet på og derfor er fn organer med menneskerettighedsfunktioner et meget vidt begreb og her opstår så problemet med det beslutningsforslag

liberal alliance har fremsat vi har brug for en bred inddragelse af lande i forhold til at

forbedre den globale beskyttelse af menneskerettigheder vi skal ikke gøre det arbejde til en lukket fest for de lande som efterlever menneskerettighedskonventionerne i dag men vi skal naturligvis arbejde for at styrke det internationale overvågningssystem og vi skal naturligvis modarbejde den eventuelle underminering af menneskerettighedsrådet som visse lande praktiserer

men den vurdering bør baseres på resolutioner som rådet selv har vedtaget og som udstiller de lande som vedvarende og systematisk

i de lande dermed bruger man fns eget system til at bedømme

af dansk udenrigspolitik

i konflikt med grundloven hvis man bandt regeringen til den dialogen og processen mod større beskyttelse af alle menneskerettigheder både de sociale og de politiske er det vigtigste vi har i dansk udenrigspolitik altid vægtet dialog og samarbejde højest frem for isolation og dette forslag vil klart indsnævre mulighederne for forpligtende samarbejde radikale venstre kan

ministeren og tidligere ordførere også har påpeget er den her regering meget optaget af at fremme menneskerettigheder

strategien for dansk udviklingsbistand retten til et bedre liv er rettighedsbaseret som den radikale ordfører også var inde på

af menneskerettigheder og det står også mange forskellige steder i regeringsgrundlaget liberal alliances forslag handler om valg til fn organer det gode ved fn er jo at det

sted hvor verdens lande kan samles men det er jo netop også det udfordrende ved det fordi det er

traditioner eller mangel på samme

i fn er dybt udemokratiske ud fra enhver definition og endnu flere har store problemer

er meget meget udemokratisk det her land er også udemokratisk ud fra nogle andre kriterier men dog i lidt mindre grad

fuldstændig grundlæggende ville gøre op med fn

fn systemet

de forskellige organer inden for fn systemet beror på den grundlæggende

gøre med mange mange forskellige typer af lande det betyder selvfølgelig ikke at vi skal droppe enhver form for kritik

beslutningsforslaget endda en liste ud fra nogle private

tiderne skifter og sæder mildnes som det

er det jo lidt underligt at vi oplever at sf her i dag siger at at man

under fn systemet omkring menneskerettigheder bare et eksempel

få lov til at være med i unescos menneskerettighedskomité

store vanskeligheder så

om landene sidder i

forskellige organer herunder fn organer eller ej det

jeg siger på vegne af sf er at vi

pålægge regeringen at en liste specielt ikke en liste lavet på baggrund af to private aktører blandt mange

at sige at den her gruppe lande kan

regeringen ikke stemme på til forskellige organer

vi ikke skal kritisere lande som begår

hvis det er overgreb på egen befolkning drab og hvad det nu

de her forskellige landes demokratiske adfærd

flere til at undersøge det men jeg synes jo bare at det er så gennembelyst og så veldokumenteret

i syrien hvad der foregår i venezuela

house og the economist men

være med til at pålægge regeringen at agere ud fra

i den fuldstændig ekstreme ende med nordkorea og deslige og så bevæge os ind mod midten indtil det begynder at blive halvdemokratisk og smådemokratisk til

side vil vi ikke være med til at pålægge regeringen

vil lave en liste med nogle navne på og sige at dem skal

stemme på eller anerkende

som kandidat til et fn organ

en manglende tiltro til at regeringen vil

hvilke lande der er oplagte kandidater til de

jeg mener at som oppositionsparti kan det godt være at man ikke har den tiltro til regeringen

så vil man forbeholde sig ret til at stemme for det ordmæssigt samme forslag

regering der så sidder til den tid har man ikke tillid til i det her spørgsmål

hvis det er et tillidsspørgsmål så er den her sag jo fuldstændig vendt om

udemokratiske lande beror på

for danmark fordi regeringen er danmarks regering udenrigsministeren skal agere

der er bedst for landet

et bedre liv netop angiver retningen og det

hel masse andre rettigheder

vi snakker om dem som absolutte værdier

jo absolutte værdier i den tid vi lever i og jeg håber at mine børnebørn vil opleve et udvidet

menneskerettigheder i den verden de kommer til at leve i fordi verden

klogere måske rigere

for alle lande vi har besluttet at det er alle landes organ og

uanset om diktatoren kommer fra et diktatur eller demokraten

kan udtale sig om og igangsætte initiativer over for enkeltlande der i den grad går skævt i forhold

for at udvikle sig

menneskerettigheder er vigtig både når det gælder

indsatsen i enkeltlande og kampen for menneskerettigheder er ganske rigtigt

at fattigdom er en hindring for at overholde menneskerettighederne rent faktisk

tredje verden som netop på eksemplarisk vis har sagt at menneskerettigheder og demokrati er mindst lige så vigtige

økonomi og derfor skal det gå hånd i hånd jeg tror

kan være

der findes også andre rettigheder arbejderrettigheder for eksempel der er masser af rettigheder som vi også har beskrevet i vores fælles grundlag

retten til et bedre liv de rettigheder er

plads til forbedringer hvad angår regeringens debat om internationale spørgsmål det er ikke mange minutter siden vi diskuterede om det er

regeringens eget område at bestemme

vil sige at en god dialog om de her vigtige beslutninger for eksempel

skal sidde i fn ville være rigtig rigtig god at tage i forskellige fora her i folketinget og jeg synes også

jeg tror ikke at en regering bliver mindre kvalificeret af

andre partier men at tage en beslutning om at en afstemning i

at vi lige præcis skal gøre det på den her måde tror jeg ikke hensigtsmæssig jeg ville hellere have at vi tager en fælles drøftelse i hver enkelt situation

på denne klode der lever op til alle forventninger om indsatsen for menneskerettigheder der er ingen lande på denne klode der aldrig har overtrådt selv alvorlige menneskerettigheder selv lille danmark hvor gerne vi end vil

stille os i et godt lys får jo påtegnelser

det ville være meget selvovervurderende hvis vi sagde at det er små ting og det skal vi

vil udvikle sig over tid til det bedre og give flere rettigheder jeg håber også at vi kan udvikle det i den retning jeg gerne vil jeg drømmer om socialisme

menneskerettigheder mere frihed mere ligeværdighed og mere lighed der er mange rettigheder jeg gerne

vi så fælles om de krav til menneskerettigheder som vi har formået at formulere i fn og som vi så skal forsvare i den tid vi lever i

vores regeringstid arbejdede vi netop for at intet land i en given periode i en karensperiode ville kunne indvælges i det nye menneskerettighedsråd det

jo blive svært at fylde det nye menneskerettighedsråd da jeg drøftede det med

det jo risikoen ved at stille så store krav men man må sige at valgene til menneskerettighedsrådet unesco og ecosoc har vist at der altså er alt for mange lande der ser alt for stort på krænkelserne af menneskerettighederne og sådan bør det

det bør have konsekvenser for et land hvis det vedvarende dømmes af det

for fremgangen i verden er det vigtigt at alle menneskers fundamentale rettigheder respekteres overalt det er netop derfor at menneskerettighedsrådet er oprettet

man prøvede at forbedre det i to tusind og to for at komme af med den situation hvor skurkene skulle afgøre hvordan verden skulle se ud i bemærkningerne til forslaget viser forslagsstillerne hvor lemfældigt indvalgene har fundet sted det giver jo ingen mening at sætte sudan ind i fns økonomiske og sociale råd

som på verdens vegne skal vogte over menneskenes rettigheder selv massivt træder disse under fode er der ikke meget håb om at de vil holde øje med menneskerettighederne og påtale krænkelserne i andre lande det svarer jo til at lade ræven vogter

det var derfor vi var indstillet på at se om vi kunne forbedre

det jeg synes at danmark skal medvirke til at holde ræven borte og det er derfor vi støtter forslaget som rigtignok er lidt upræcist

er det jo ofte med beslutningsforslag meningen med dem er jo netop at regeringen så derefter har ganske god tid til at pudse på det og finde ud af hvordan man kan gøre det mere præcist og opfylde

forsøger at vise regeringen hvilken vej den bør gå er jo altså ikke noget epokegørende nyt

herre søren pind i at det var en skændselsperiode for

det radikale venstre for vi gør det jo ved hver eneste forespørgselsdebat altså hver eneste

jo med en vedtagelse hvor folketinget pålægger regeringen det

en dygtig regering plejer jo så altid at sørge for

pålægger og så kan forslaget jo altså også føre til

selvransagelse i de nævnte internationale organisationer

liberal alliance jo som navnet antyder

optaget af menneskerettigheder og frihedsrettigheder

også optaget af at der når man fører politik er overensstemmelse imellem ord og handling og på den baggrund

ordførertalerne fra venstrefløjens partier i dag fra enhedslisten over sf til det radikale venstre og socialdemokraterne

som den siddende regering

udviklingspolitik som er menneskerettighedsbaseret og nu kommer vi så fra liberal alliances side med et ganske enkelt og kortfattet forslag om at pålægge den danske regering at man ikke kan stemme for at lande der eklatant krænker menneskerettighederne

skal være om jeg så må sige den ræv som skal vogte gæssene når vi taler fn organer som varetager

sidde her og høre på at venstrefløjens partier ikke kan støtte et så enkelt forslag jeg er naturligvis opmærksom på som

at det er den til enhver tid siddende regering som fører landets udenrigspolitik men konsekvensen hvis man drager det

derud af at man ikke kan fremsætte et beslutningsforslag som det liberal alliance har fremsat i dag må jo være at vi overhovedet ikke kan diskutere udenrigspolitik hvilket herre per stig møller

så ganske udmærket har redegjort for jeg må sige at udenrigsministeren

have udvirket at jeg var gået glad og fro hjem fra en dag i folkestyrets tjeneste

naturligvis kunne den danske regering ikke drømme om at stemme på

eklatant krænker menneskerettighederne til at være de ræve som skal vogte gæs

når der er den slags afstemninger det gjorde udenrigsministeren ikke nej

at belære liberal alliance om at man ikke skal fremsætte

min replik til det vil være tomme tønder

økonomi og

til at nedsætte taksterne i den kommunale kollektive trafik uden at kommunerne

modregnes i statstilskuddet beslutningsforslaget lægger således op til at ændre loven om nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelse af de kommunale parkeringsindtægter som folketinget vedtog i to tusind og elleve formålet med

at støtte det som allerede er hensigten efter vejloven nemlig at kommunerne ikke må lægge fiskale hensyn til grund for betalingsparkering med andre ord må

opkræve en slags skat der er ved udformningen af reglerne givet mulighed for at kommuner

og kan finansiere udgifter til parkeringsanlæg en modregning bliver således først aktuel hvis kommunens indtægter fra betalingsparkering overstiger halvfjerds procent af kommunens indtægtsniveau i to tusind og syv dertil kommer fradrag for investeringer kommunen kan også

undgå modregning ved at drive hele sin betalingsparkeringsordning

balanceordning det vil sige at indtægterne ikke må overstige udgifterne faktisk er det

på baggrund af den lovændring har fået nedsat sit bloktilskud vedrørende indtægterne fra to tusind og elleve var der bare en samlet modregning på fire million

det skal selvfølgelig ses i lyset af reglernes indfasning og muligheden for fradrag og investeringer men også hvis man ser fremad og det er der jo god grund til

få kommuner og selvfølgelig primært

fra betalingsparkering

altså være tale om indtægter som vil være skævt fordelt

at nogle kommuner med regulering af en skattelignende indtægtskilde skulle have særlige finansieringsmuligheder for et bestemt udgiftsområde her lige kommunens udgifter vedrørende kollektiv trafik kommunerne har jo mange opgaver kommunerne skal i deres jobcentre understøtte ledige i at finde arbejde de skal undervise børn i folkeskolen de skal passe sårbare og udsatte ældre og børn de skal give handicappede muligheder for

få kompensation for deres handicap på forskellig vis

og som må indgå i en samlet prioritering af udgifterne når en kommune skal få sit budget til at balancere og opfylde lovgivningen som helhed selvfølgelig er kollektiv trafik

det er vel ikke rimeligt at lige kollektiv trafik ikke skal indgå i den helhedsbetragtning

jo også vigtigt at fremhæve at den omtalte lov ikke står i vejen for at kommunen bruger penge på kollektiv trafik regeringen støtter jo også at der sker en udvikling af den kollektive trafik og at den gøres billigere der hvor man har mest effekt af det således har vi valgt at prioritere målrettede takstnedsættelser uden for myldretiden

der fås den største effekt målt som at folk faktisk

uden for myldretiden desuden

har regeringen jo sammen med enhedslisten

dansk folkeparti med aftalen om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik fra to tusind og tolv aftalt at afsætte tre hundrede million

på tyve procent i lokaltrafikken uden for myldretiden der indføres et nyt ungdomskort som gør det billigere og endnu mere attraktivt for unge at benytte den kollektive trafik hvis man har

vil man have gratis kollektiv trafik i hele takstområdet som man bor i og vil kunne rejse til

det handler jo netop ikke blot om at den kollektive trafik skal være billigere dertil kommer også en række forbedringer af den kollektive trafik for eksempel en række

til gavn for landsdelstrafikken og på regionale strækninger og der er lokale investeringer som etablering af den nye metrocityring i københavn og

nye letbaner i henholdsvis ring tre korridoren i københavn og i aarhus senest

prioriterer regeringen jo med forslaget om

en elektrificering af hele hovedbanenettet og markante forkortelser i rejsetiden med tog gennem en meget stor del af de danske byer hvor toget i fremtiden vil kunne være hurtigere end bilen alt i alt kan regeringen ikke støtte

og det skal jeg ikke bestride sammen med folketinget i forskellige kombinationer gør noget for den kollektive trafik

det ene udelukker vel ikke det andet og her er et meget konkret forslag der i øvrigt kommer på baggrund af et ønske fra en kommune nemlig svendborg kommune

forureningen og alle mulige andre gode ting så jeg forstår simpelt hen ikke hvad det store problem skulle være så det vil jeg gerne bede ministeren

så et sidste spørgsmål så vidt jeg husker

var ministerens parti sammen med de andre regeringspartier modstander af den lov i sin tid og

utilbørligt indgreb i det kommunale selvstyre

det er ud fra den rimelighedsbetragtning regeringen ikke kan støtte forslaget

må det indgå i den prioritering som kommunen i øvrigt foretager i stedet for at man udnævner et særligt område til at være et sted hvor

kan generere en indtægt som de så kan bruge til den kollektive trafik

er ud fra en rimelighedsbetragtning

borgerne og i forhold til at kommunerne bør foretage en samlet prioritering og ikke have et snævert fokus på at kunne øge øge indtægterne fra betalingsparkering

ikke rigtigt som enhedslisten foreslår at kommunerne vil få en lille smule mere indflydelse på det nemlig mulighed for at bruge pengene på noget kollektiv trafik i det omfang der opstår et overskud som kan anvendes til

et overskud som kan anvendes til andre ting

betalingsparkering kan være en fornuftig ting hvis man gerne vil have at folk har en given adfærd

biler ind til til midtbyen i aarhus eller

men parkerer andre steder og benytter kollektiv trafik altså en adfærdsregulering og

kommunerne kan få finansieret de omkostninger

har ved at etablere parkeringsanlæg det synes vi er rigtigt det synes vi er godt men vi synes ikke at parkeringsafgifter skal være en særlig skat på at parkere som så kan bruges til andre ting det være sig i det her tilfælde kollektiv trafik det kunne såmænd være så mange andre ting

slags skatteindtægt som vil være forbeholdt de byer hvor det at parkere centralt er

i både ministerens gennemgang af indholdet

også langt hen ad vejen i de politiske bemærkninger som ministeren var inde på i særdeleshed om

netop formålet med hvorfor vi i dag har nogle regler som gør at kommunerne ikke bare kan gøre det som

her lægger op til nemlig at hæve nogle afgifter for at bruge pengene på et andet formål for os at se er det afgørende at man ikke

kan indføre en mere eller mindre skjult skatteskrue det er vi fra venstres side i hvert fald imod jeg vil også sige at vi

at man har et frit valg

har nogle muligheder for at benytte sig af forskellige transportformer vi har forskellige behov

lethed bruge den kollektive trafik

egen bil eksempelvis

komme af med sin bil i forbindelse med sin arbejdsplads eksempelvis

der kan også være håndværkere som jo ikke bare kan tage den kollektive trafik men

lige læsse ind i toget eller i bussen det kan være sælgere og andre som også bruger

køretøjer til et arbejdsmæssigt formål de skal også have en mulighed for at kunne kunne komme af med

at der er rimelige forhold for at man kan få parkeret sin bil uden at man skal betale mere end man i forvejen gør

inde på og som vi indførte i to tusind og elleve har ført til en unødvendig binding og en stærkt irrationel anvendelse af kommunale midler så vil jeg bare sige at for os at se er det altså i udgangspunktet ikke kommunale midler vi taler om her

er det altså private midler som man så opkræver i form af afgifter efterfølgende

det er ligesom for at sige at der har vi nok et noget anderledes udgangspunkt end det enhedslisten lægger

var inde på så det ikke misforstås der blev faktisk investeret massivt i den kollektive trafik faktisk historisk

i værk allerede under vk regeringen det er så blevet fulgt op på forskellig vis

nuværende regering og støttet af venstre langt hen ad vejen metrocityringen store jernbaneprojekter ind over sjælland andre steder kan vi nævne signalprojekter letbaner og så videre

ikke sådan at man negligerer den kollektive trafik på nogen måde nogle kunne måske sige at hvis der

skal vi måske kigge ned på regeringsbænkene der var i hvert fald nogle der lovede noget med betydeligt lavere priser på den kollektive trafik det

tænkt sig at løse det det var der nogle der lovede det

men for vores vedkommende er det i hvert fald vigtigt at sige at man skal have en mulighed for at kunne tage

den private alt efter hvad ens eget behov måtte være og

støtte det forslag som ligger her

en skat som man så efterfølgende skal bruge på et andet formål og der deler jeg sådan set også ministerens

noget med trafik at gøre men et eller andet sted tror jeg

skal de så bruge på det og det formål der må man jo trods alt gå ind i en samlet vurdering og prioritering fra kommunens side og sige hvad

og hvordan vil man så inden for den samlede økonomi og de samlede opgaver som de skal løse prioritere herunder kunne

måske satte afgifterne ned for måske at fremme erhvervslivets interesser eller hvad ved jeg

mulighed det kunne man fald overveje

til et ganske bestemt formål nemlig til investeringer i parkeringsanlæg det er jo indholdet i den nuværende ordning den accepterer enhedslisten bare med den variation at et eventuelt overskud også kan bruges

kollektive trafik det er sådan set den eneste forskel der er mellem den gældende lov og enhedslistens forslag så det ville da være rart hvis ordføreren ville forholde sig til det konkrete indhold

at man skal betale mere end man gør i dag det handler bare om hvordan et eventuelt overskud skal anvendes at man ikke behøver at putte det i statskassen eller investere i parkeringsanlæg men at man også kan bruge det på den kollektive trafik det vil

så en ting til sidst vores forslag begrænser da ikke borgernes muligheder for at komme af med deres bil tværtimod

selvfølgelig gerne forholde mig til det

jeg egentlig også åbent og ærligt før at gøre

at den afgift der bliver opkrævet med det formål at sikre en bestemt ydelse nemlig at der

må det vel være at opfatte som en skjult skat det kan vel ikke opfattes på anden måde

skal betale for det her hvis det er sådan at man betaler for noget

det kan opfattes på anden måde det her er jo sådan set brugerfinansieret netop

bilisternes muligheder for at parkere jeg vil gerne bede ordføreren

rigtigt at jo flere der tager bussen og det kan man jo stimulere ved at bruge nogle penge på den kollektive trafik jo mere plads bliver der

står op hver morgen og tager på arbejde for hvem det ikke bare er nemt og en naturgiven sag

måske bor et sted hvor der er langt til den kollektive trafik vi bor ikke alle sammen et sted hvor man kan gå ned om hjørnet og tage en bus hvert femte minut eller tage s toget eller metroen eller hvad det nu er

altså ikke at tage den kollektive trafik for dem

der vil de bare komme til at opleve en prisstigning på det

i forvejen har mulighed for derudover er der altså folk som arbejder

håndværkere som jeg nævnte servicefolk sælgere og andre som netop vil opleve det her som en ekstra omkostning på det arbejde de ellers udfører

ikke bare tage blandemaskinen med i bussen eller toget derfor vil det være en skat og dermed en omkostning

hvordan mønterne triller efter hinanden gennem parkeringsanlæggene i landets store byer og enkelte andre steder overskriften på forslaget kunne vel egentlig også være de kommuner som tjener mange penge skal have lov

som ikke tjener mange penge må ikke for det er desværre konsekvensen af enhedslistens beslutningsforslag

hvor man ønsker at regeringen skal fremsætte et lovforslag som giver kommunerne lov til at bruge overskud fra parkeringsafgifter på den kollektive trafik i dag er det et fåtal af kommunerne som har indtægter fra parkeringsafgifter og ud af det fåtal

kommune som har et lille overskud og som derved vil få gavn af enhedslistens forslag derfor er det vores opfattelse at enhedslistens forslag vil stille nogle udvalgte kommuner bedre end andre ved at give dem mulighed for at anvende

parkeringsområdet som en ekstra skat eventuelt jo fra andre kommuners borgere som kører ind i den pågældende kommune

at forslaget gør danmark mere skævt selv hvis vi for en stund forestiller os at alle de kommuner som rent faktisk har indtægter fra parkeringsafgifter også vil lave et overskud jeg mener de kunne jo give taksterne en ordentlig en over nakken i prisstigende retning

det stadig skævt for der er ingen indtægter fra parkeringsafgifter på lolland og i guldborgsund der er ingen parkeringsindtægter i kerteminde der er ingen parkeringsindtægter i norddjurs syddjurs struer lemvig thisted morsø mariagerfjord

i dag må kommunerne bruge vejloven til at opkræve betaling for parkering til at dække udgifterne til at indrette og drive særligt indrettede parkeringsanlæg ligesom man gerne må opkræve betaling for parkering for at regulere parkeringsadfærden så langt så godt

parkeringsafgifter som en skattelignende indtægtskilde det betyder at parkeringspenge skal gå til parkeringsanlæg men ikke til andre

opgaver i kommunen nu foreslår enhedslisten så at mønterne der triller gennem parkeringsanlæggene godt må bruges som en skattelignende indtægt altså reelt set

ældreplejen til de socialt udsatte grupper til de hjemløse til narkomanerne til børnehaver

huller i vejene rundtomkring ideerne er mange men spørgsmålet er hvorfor den kollektive trafik ikke længere skal indgå i en helhedsbetragtning i prioriteringerne i kommunernes budgetter jeg synes ikke det er rimeligt på den her måde at indføre en ekstra skat ad bagvejen men hvis jeg forsøger at

svært ved at se hvorfor den nye skat kun skal gå til kollektiv trafik og ikke til andre

jeg vil gerne slutte med at fremhæve det stille flertal kunne

eller opmuntrer til at indføre nye

der er jo mange steder i danmark hvor bilen er et nødvendigt transportmiddel

eller når børnene skal til fodbold eller

andre fritidsaktiviteter for der går ikke busser eller de går måske meget sjældent mange steder nyder børnefamilierne godt af at der netop ikke er indført parkeringsafgifter når de skal ind at handle eller til fodbold med enhedslistens

forslag i dag vil flere kommuner få tilskyndelse til at opkræve denne ekstra skat eller noget der de facto er en skat fra de samme børnefamilier og andre

den ville da om noget kunne medføre den forskelsbehandling som ordføreren nu gør til sit hovedargument for at

i ordførerens og ordførerens partis analyse af den her problemstilling siden man dengang den gældende lov blev vedtaget

meget stærk modstander af den

den daværende ordfører at forslaget ville hæmme kommunernes muligheder for at planlægge og styre trafikforholdene i byerne til skade for borgerne og byudviklingen det var ordførerens partis mening om den gældende lov da det borgerlige flertal

det var da noget som ville fremme ulighed mellem kommunerne så

jeg synes at økonomi og indenrigsministeren redegjorde flot for hvordan vi gerne vil den

hvordan vi gerne vil nedbringe taksterne og også målrettet gøre det uden for myldretiden fordi vi dér får den største effekt hvordan der også er et loft over takststigningerne hvordan vi investerer massivt i tog og kollektiv trafik generelt så det her emne fylder meget for os men det er ikke det samme som at det forslag der

i dag er godt jeg synes ikke det er godt fordi

jeg mener det er at åbne

en skattekilde som potentielt kan blive rigtig dyr for rigtig mange mennesker blandt andet de børnefamilier som skal ind at handle og til fodbold så det er baggrunden for

slet ikke den udvikling og det gjorde ordførerens parti heller ikke dengang den gældende lovgivning blev vedtaget tværtimod

enig med enhedslisten om at det var sådan

så vil jeg lige sige prøv nu

det her forslag kommer fra en lille kommune som hvis den fik lov til det som enhedslisten foreslår

halvere taksterne på den kollektive trafik det er da ganske fornuftigt

nogle kommunale muligheder på det her område så

altså lave lovgivning kun for en enkelt kommune så går jeg da også ud fra at enhedslistens ordfører er enig med mig i

de kommuner hvor man ikke i dag er gået ind i

parkeringsafgifter det er noget af det som som jeg

som enhedslisten foreslår i dag for de børnefamilier

og selvstyre det er også meget godt de bliver nævnt mange gange i den her folketingssal men et eller andet sted er det jo

man vil binde de nye indtægter til

handle om kollektiv trafik så skulle ordføreren jo næsten slå sig løs og og svinge det kommunale selvstyre derop

pengene kunne gå til hvad som helst inden for de kommunale budgetter det går jeg ud fra at vi

og det princip som vi nu diskuterer

det er altså omkring to år siden

det som vk regeringen indførte til nu at støtte princippet om at det skal ligge som det gør og dermed imod det som enhedslisten foreslår i dag

og på den måde kan man selvfølgelig skifte holdning noget af det vi så og som var den faktiske udvikling var at når parkeringsindtægterne var

som vi vil bryde med det er derfor vi er imod forslaget

at vi netop lagde det her loft ind altså

hvorfor var det så man var imod at

at opkræve parkeringsafgifter

jo bare at man må tage bestik af den situation der

en skat ad bagvejen som det her ville være hvis man hvis man indførte det sådan er stillingen i dag

vi har tænkt os at bryde med noget af det vi skal diskutere i dag

en god idé at der er et loft

de stigninger der lå forud for at vk regeringen i to tusind og elleve indførte et loft og som ordføreren nu siger var

god idé at vk regeringen indførte man mente bare noget andet

steget over nogle år særlig måske i nogle udvalgte byer i forhold til andre jamen så

de stigninger der ellers ville komme det loft gælder i dag og det er det jeg siger

indført og derfor vil man ikke støtte enhedslistens beslutningsforslag jeg lærte i skolen at man

noget der bringer noget nyt til diskussionen om hvad de her midler skal bruges til eller ikke skal bruges til og det savnede jeg måske så lidt i i venstres ordførertale men

gælder nu tilbage i juni to tusind og

vi blev jo jeg har det sådan set i ganske frisk erindring

overgreb imod det kommunale selvstyre

fremført fra socialdemokratiske politikeres side

gennemførte de her lovændringer derfor kan man jo godt forstå at der måske findes folk rundtomkring i landet

en kende underligt at nu

ordfører som nærmest står og glorificerer den eksisterende lovgivning men nok om det jeg har

egen ordførertale den er nu ikke så lang kan man sige

og blive kritiseret fra ende til anden og nu er der så nogle der vil ændre i det og så

det en fantastisk lov vi har på det her område

derfor kan man da godt forstå

salen som vælger at sætte spørgsmålstegn ved det

sikre at der er en balanceret ordning således at der ikke bliver

at sikre os at de penge der bliver brugt

så også går til målrettede investeringer inden for trafikken

det selvfølgelig til at sikre at der kommer flere parkeringspladser

bliver moderniseret

tilbage i juni to tusind og elleve derfor synes jeg også at vi skal bibeholde den lov som vi har nu og derfor

det her beslutningsforslag fra enhedslisten for det vil gøre op med det der er intentionerne bag

ordningen skal bruges til målrettede investeringer i trafikken jamen det er jo det enhedslisten foreslår så hvorfor er ordføreren egentlig modstander af vores

det er netop at pengene skal blive i systemet altså københavns kommune skal sørge for at parkeringspladser i københavn

også bliver vedligeholdt og udbygget man

sådan nogle ting skal pengene gå til det er sådan set en form for hvile i sig selv princip hvor dem der bruger og benytter parkeringspladserne

på at hvis der er et overskud så må det gerne bruges til målrettede investeringer

i en anden del af trafikken nemlig den kollektive trafik og

ikke så mange års erfaring til i trafikken

en pengemaskine

vil man kunne få en modregning i sit bloktilskud der er ganske få steder

ind som indbetalinger i vores parkeringssystem

vil vi altid meget gerne diskutere hvordan vi får endnu flere til at benytte den kollektive transport og også meget gerne hvordan vi kan støtte den kollektive trafik herunder finansieringsmåder til også at tilføre området flere penge men det her forslag fra enhedslisten kan vi ikke støtte og det kan vi ikke fordi vi ikke tror det kommer til at give flere penge til den

trafik og fordi der simpelt hen er mennesker der er afhængige af en bil og vil være det i mange år fremover

men fordi det rigtig mange steder i danmark simpelt hen ikke er muligt at få hverdagen til at hænge sammen med et arbejde der skal passes syv og tredive timer om ugen små børn som skal transporteres til det ene eller det andet indkøb som skal foretages og alt

man skal bruge en bil skal man også have et sted at parkere den som reglerne er i dag er der loft for hvor mange penge kommunen må indkræve i p afgift og kommer de over det beløb trækkes de i bloktilskud de penge som

så indkræver kan de bruge på at forbedre og vedligeholde

et system hvor man ikke bare skruer op for afgifterne når der mangler penge

jeg forstår godt at mange kommuner kunne bruge ekstra penge til at forbedre såvel børnepasning ældrepleje som folkeskolen og også den kollektive trafik men det er ikke rimeligt at det er mennesker der har brug for en bil og dermed en parkeringsplads som så at sige skal betale en ekstra skat til at finansiere andre gode ting det må være et fælles ansvar problemet med forslaget er netop at det kan godt være man siger at pengene fra parkeringsafgifterne kun må bruges til offentlig transport men hvis man nu bare bruger de penge man i dag har afsat til offentlig transport og

har man jo pludselig en besparelse og en åbning for at man i realiteten kan bruge det sparede beløb på hvad som helst

som kan bruges til hvad som helst

de igangværende forhandlinger i forligskredsen men jeg skal selvfølgelig nok tage imod

muligt for kommunerne at bruge et eventuelt overskud fra den lokale parkeringsordning til at finansiere en takstnedsættelse i den kollektive trafik

fået taget hul på udfordringen blandt andet ved at sænke priserne uden for myldretiden og gennem det nye rejsekort der eksempelvis i hovedstadsområdet også giver billigere rejser end de klippekort som rejsekortet afløser

på syv og tyve milliard kr der er finansieret af olien i nordsøen i det hele taget har vi blandt andet sammen med enhedslisten

attraktiv for flere så udviklingen forhåbentlig kan vende og så den kollektive trafik bliver

for enhedslistens forslag

da venstre i to tusind og et fremsatte lovforslag om dengang var bekymret for om det blev alt for bureaukratisk at administrere men det har så siden hen vist sig ikke at holde stik

er også forholdsvis få kommuner der rent faktisk har et større overskud på deres parkeringsordninger

det også kun være nogle få kommuner der kan bruge den mulighed og de vil kun kunne gøre det i de budgetår hvor der er overskud på netop den konto

området det bør ske ved et generelt blivende løft som vi blandt andet har aftalt med enhedslisten i forhold til takster

om at man ville sænke taksterne i den kollektive trafik

det jo faktisk meget specifikt at man vil give frihed til at anvende indtægterne fra parkering til at nedsætte taksterne på den kollektive trafik hvorfor er det så at man stemmer imod det her fra sfs side eller er modstander af det når det nu faktisk flugter med det løfte men

er ikke sket over hele landet men jeg håber dog alligevel at herre jacob jensen vil anerkende at der er sket rigtig meget blandt andet også med hjælp fra venstre og at den kollektive trafik i danmark har fået et gevaldigt løft over

vi kan jo ikke lave en lex svendborg tror

som jeg også var inde på i min ordførertale er

blandt andet med den hovedbegrundelse at vi

at besværligt og bureaukratisk at administrere det har så vist sig at

indtægten fra parkering kan bruges til at nedsætte taksterne på den kollektive trafik herunder

det er rigtigt at

inden valget om hvad man ville arbejde på og en masse af de

til virkelighed sammen med enhedslisten

og investeringer i kollektiv trafik så

vi gør rigtig rigtig meget

have en effekt i

støtter ikke at vi skal gå tilbage til den

at drille de regeringspartier man selv er støtteparti for

om man er i opposition eller i regering

også af og til været vidne til at især ministre bliver meget klogere når de ikke længere er i regering jeg har nævnt det før og vil nævne det igen

claus hjort frederiksen der pludselig kunne se fordelene ved det svenske system

i sidste uge var vidne til det med personnumre og nu

konstatere at den nuværende økonomi og indenrigsminister også har ændret holdning

lykkedes for denne minister at blive klogere inden

har forladt ministerstolen og det er jo da en bedrift vi skal notere os og så er det

klogskab og åbenbaring

i hvert fald et godt drilleforslag må vi sige det er lykkedes over al forventning

og på den ene side står der mere skat

til noget andet så de frihedsgrader til kommunerne som vi i mit parti forsøger at forfølge næsten ved enhver given lejlighed kunne vi ikke få øje på i tilstrækkelig grad til at det kunne afløse det der bestemt også er et kerneområde for os

nogle gange og det vil kun kunne have den betegnelse og derfor sådan set meget nemt til sidst at konkludere

forslag for at drille regeringspartierne

jeg synes da der er nogle ordførere der enten ikke har forstået det eller også

snakket sig væk fra hvad det egentlig er de skal forholde sig til baggrunden for det her forslag er et ønske fra svendborg byråd som ønskede at anvende overskuddet fra parkeringsafgifterne til at gøre dele af den kollektive trafik gratis eller billigere i en periode i to tusind og elleve dette blev afvist af indenrigsministeriet i et svar af treogtyvende september to tusind og elleve med henvisning til den gældende lovgivning om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsafgifter egentlig mente og mener enhedslisten at denne lovgivning burde afskaffes så der også på det her punkt var kommunalt selvstyre det mente de tre nuværende regeringspartier også da loven blev vedtaget den tredivete maj to tusind og elleve her sagde den socialdemokratiske ordfører vibeke grave

altså det der senere blev lov vil hæmme kommunernes muligheder for at planlægge og styre trafikforholdene i byerne til skade for borgerne og byudviklingen sfs daværende ordfører meta fuglsang

indgreb i det kommunale selvstyre det er rigtigt at hun også som den eneste ordfører fra de nuværende regeringspartier nævnte at

det var da helt tydeligt spørgsmålet om indgreb i det kommunale selvstyre der var det afgørende for

det tidspunkt bente dahl fra det radikale venstre sagde

endnu en overflødig og skadelig indgriben i kommunernes dispositionsret og selvstyre men det var så før valget af et svar fra indenrigsministeren til herre jacob jensen af sekstende februar to tusind og tolv kan vi se at ministeren ikke har nogen planer om at ændre den pågældende lov vi forsøger

der ganske enkelt går ud på at kommunerne kan få lov til at anvende overskud fra parkeringsafgifter til at nedsætte taksterne på den kollektive trafik i kommunerne men inden for den gældende lovs rammer det vil sige at vi respekterer den gældende lovs ånd om at indtægterne ikke må bruges til såkaldt fiskale formål som det blev nævnt

eller til serviceudgifter i bred forstand

at det skal være lovligt at bruge overskuddet

inden for det trafikale område men således at pengene øremærkes til at styrke den kollektive trafik selvfølgelig når der er foretaget de fornødne investeringer i parkeringsanlæg vi forstår simpelt hen ikke hvad problemet skulle være i det det er da et rent win win win forslag for det første

styrker det den kollektive trafik eller giver mulighed for det hvis kommunen ønsker det og nedsætter dermed behovet for parkeringsanlæg eller sagt på en anden måde giver

parkeringsanlæggene til dem der stadig væk vil bruge deres bil hvordan det skulle være chikane af

det styrker den sociale profil fordi borgere uden bil får nemmere ved at komme rundt og det styrker

miljøet fordi mindre privatbilisme og mere kollektiv trafik betyder mindre

risikerer vi tværtimod at stimulere en adfærd der trækker i den anden retning som for eksempel overflødige investeringer i parkeringsanlæg for at få balance i ordningen

at man i højere grad baserer sig på private parkeringsanlæg fordi de gerne må give overskud og dermed risikerer at understøtte

parkeringsafgifterne den anden vej rundt

at vi giver kommunerne en lille bid af det kommunale selvstyre tilbage som den tidligere regering med støtte fra dansk folkeparti tog fra dem

være så svært at blive enige om det det forstår jeg ikke når man samtidig ser på et andet lovforslag vi behandler herinde i salen i øjeblikket l en hundrede og otte og firs om en lang række forsøgsordninger

at der ligesom ingen smalle steder er når det drejer sig om at give kommunerne lov til at prøve hvad som helst men når vi kommer med noget der understøtter en målsætning og kan bruges til at understøtte en målsætning som regeringspartierne og enhedslisten har tilfælles nemlig mere kollektiv trafik

store problemer man kan rulle op her til de borgerlige partiers

må indrømme at der altså ikke

lovforslag der jo helt entydigt giver en langt større begrænsning

rovdrift på bilisterne i form af

det er heller ikke hensigten med det her forslag det vil borgerne og alle dem der kører bil nok hurtigt gøre kommunen opmærksom på hvis den forsøger på det så jeg synes da at man skulle vende skråen en gang hele vejen rundt i folketingssalen

at skrue sig så højt op over et lille uskyldigt praktisk forslag der kan gavne en målsætning som alle siger de gerne vil fremme om kollektiv trafik

kan jeg simpelt hen ikke se hvad problemet

har jeg nemlig et par spørgsmål når man ser på indtægterne i den kollektive trafik ser

ser på det forslaget handler om nemlig overskuddet på parkeringsanlæggene i kommunerne

kan vi se at fra to tusind og elleve var overskuddet på omkring fire million kroner derfor er mit spørgsmål

så er spørgsmålet bare hvad betyder det mon for tømrerlærlingen der skal ind til byen med sine redskaber og udføre arbejde som tømrer

fordi der bliver mere plads på parkeringspladsen

prøver jeg at beskrive det som en rimelig

skulle løse alle problemer med den kollektive trafik

giver kommunerne lov til at bruge

vil få eldoradoagtige konsekvenser for billetpriserne

den kollektive trafik jeg gør bare

opmærksom på at overskuddet på den her parkeringsordning er fire million

og at indtægterne på den kollektive trafik er otte milliard kroner

så vi har proportionerne på plads så så er det bare at jeg i al beskedenhed siger

forestille mig at det vil føre til takststigninger på parkeringsanlæg og så

debatten med med ham tømreren igen nå men lad mig så hoppe til et helt andet spørgsmål hvis man åbner for det her som en indtægtskilde

kommunen mener ordføreren så at det skal indgå ligesom andre kommunale indtægter som en del af udligningssystemet for det gør det nemlig ikke i dag mener ordføreren at hvis man åbner for det her

for så kommer der jo en mere lovteknisk udformning af det bagefter hvor man jo også kunne tage højde for de her store bekymringer der er for at parkeringsafgifterne

er jo muligt at lave nogle mekanismer

hvis man vil vil føre forslaget ud

finansielle markeder og det andet er at skaffe et provenu til statskassen op til krisen i to tusind og otte var det jo spekulationen på de finansielle markeder der i virkeligheden

frygtelig galt man lavede nogle bobler der var mange forskellige bobler men en af dem var bare ganske almindelig

at tingene faldt sammen med store alvorlige

de finansielle transaktioner i verden er oppe på samme niveau som de var

at halvdelen af de

prisen til at falde og køber sekundet efter for

computerne de siger i usa

det er jo bare spekulanter der slås med hinanden for at få

en lille gevinst men bare få den så mange gange at det kan blive til

belgien tyskland estland grækenland spanien frankrig italien østrig portugal slovenien og slovakiet der støtter at man skal indføre en sådan afgift her så hurtigt som overhovedet muligt

og som først vil være med til at lave sådan

når den fjerneste ø i atlanterhavet

er både dumt i forhold til at begrænse spekulation og dumt i forhold til at sikre et provenu til statskassen og derfor ministeren er det stadig væk regeringens holdning at være så negativ over for hurtigst muligt at

regeringens holdning til den her sag jeg skal begynde med konklusionen som jo er efterspurgt og den vil være velkendt regeringens holdning er nemlig uændret danmark vil ikke deltage i det forstærkede samarbejde om en afgift på finansielle transaktioner en såkaldt ftt på nuværende tidspunkt

skal man sige ideologiske vanskeligheder men hvis

kun indføres af en gruppe af lande

det være forbundet med væsentlige problemer sådan er det stadig også efter at kommissionen

at en transaktionsskat indebærer risiko for udflytning af

reduktion i den økonomiske aktivitet det gjaldt det gamle forslag og det gælder det nye

klart at vi følger sagen for kan der findes robuste løsninger på de væsentlige problemer som er forbundet med at indføre en transaktionsskat så er det klart at

for at overveje vores position

som sagt vurderer vi fortsat at en transaktionsskat indebærer en risiko for udflytning af finansiel aktivitet fra lande som indfører en sådan transaktionsskat begge forslag som kommissionen har

på et etableringsprincip og det betyder at der skal betales transaktionsskat når der handles med eller mellem finansielle aktører fra det område hvor man har en transaktionsskat senest har kommissionen

element introduceret et udstedelsesprincip som indebærer at en finansiel transaktion beskattes hvis der handles et værdipapir fra et land hvor man har en transaktionsskat mellem parter uden for det område hvor man har en transaktionsskat det betyder konkret at to danske finansielle institutioner vil blive afgiftspligtige i et

handler med en tysk aktie da tyskland deltager i det forstærkede samarbejde udstedelsesprincippet supplerer etableringsprincippet med det formål at modvirke risikoen for udflytning af finansiel aktivitet etableringsprincippet og udstedelsesprincippet kan i kombination med eus regler om gensidig bistand på skatteområdet

der forpligter landene til at hjælpe hinanden med at opkræve skatter dæmpe men ikke fjerne risikoen for udflytning fra

finansiel transaktionsskat reglerne vil næppe forhindre udflytning af finansiel aktivitet til lande uden for eu for det ville jo kræve at de lande som har en transaktionsskat indgår aftaler med samtlige lande og jurisdiktioner i verden om inddrivelse af transaktionsskatten selvfølgelig

lande som opererer med skattely det er selvsagt urealistisk jeg forstår

at uanset om man deltager i det forstærkede samarbejde og dermed har en transaktionsskat eller

blive påvirket på lige fod og derfor kan man lige så godt deltage og få nogle penge i kassen lad mig understrege der gælder ikke de samme vilkår for danmark da danmark ikke deltager i det forstærkede samarbejde som hvis danmark deltog

ikkedeltagende lande påvirkes ikke på lige fod der vil være færre handler som pålægges en afgift da danmark ikke deltager et konkret eksempel

danske finansielle aktører indbyrdes handler med danske realkreditobligationer hvad der typisk er tilfældet

fordi danmark ikke deltager den negative påvirkning på de finansielle markeder og økonomien som helhed må derfor forventes at være større i de lande som indfører en transaktionsafgift end i de lande som ikke gør kommissionens seneste forslag ændrer heller ikke på at en transaktionsafgift som

må forventes at indebære en reduktion af vækst og beskæftigelse i de lande som indfører

at en transaktionsskat vil mindske likviditeten

transaktionsskat kan gøre det dyrere for virksomhederne at rejse kapital

kan også gøre det dyrere for virksomhederne at foretage en jo ellers

fornuftig risikoafdækning en transaktionsskat kan

betyde øgede finansieringsomkostninger for stater fordi statsgældsmarkedernes likviditet må forventes at blive påvirket negativt

at sikre at lande med svage offentlige finanser får overkommelige finansieringsvilkår trækker en transaktionsskat klart i den forkerte retning

på finansiel aktivitet som den danske lønsumsafgift som er mindre kan man kalde det målt i tabet af aktivitet per provenukrone

først som en del af skatteaftalen fra juni sidste år for at finansiere afskaffelsen af iværksætterskatten og senest som en del af vækstpakken hvor forhøjelsen modsvarer den lavere selskabsbeskatning for sektoren under et i øvrigt svarer beskatningen af den finansielle sektor heriblandt fra pengeinstitutterne til cirka tyve procent af den samlede selskabsskattebetaling

lad mig derudover nævne at vi ligesom forslagsstillerne er optaget af at få en sund velfungerende og solid finansiel sektor

lang række nye reguleringer af den finansielle sektor til virkelighed det gælder både at skærpe kapitalkravene krav til ledelsen krav til likviditeten lige præcis med henblik på at undgå en gentagelse af den finansielle krise

finansiel transaktionsskat inden for rammerne af et forstærket samarbejde det vil vi ikke stille os i vejen for

støttede vi på ecofinmødet den toogtyvende januar bemyndigelsen af det forstærkede samarbejde vi udtrykte dog sammen med et antal andre eu lande samtidig en forventning om

kommissionens forslag også tager højde

at et forstærket samarbejde skader det indre marked vi lægger vægt på at det forstærkede samarbejde har mindst mulig negativ påvirkning af de lande som ikke deltager forslaget som kommissionen har fremsat behandles nu

de politiske drøftelser er endnu ikke indledt alle lande deltager i drøftelserne men kun de deltagende lande har stemmeret vi følger som sagt sagen tæt det videre arbejde skal blandt andet give svar på

række juridiske og økonomiske spørgsmål for eksempel om

sige det lidt på jysk jeg tror ikke at en enighed ligger lige om hjørnet mit indtryk er at de deltagende lande har ret forskellige syn på hvilken form en transaktionsskat skal have og bekymringen

for hvilke konsekvenser en transaktionsskat skal have

forslag der ligger fra europa kommissionen

bliver sagt at det her skader virksomheders mulighed for at rejse kapital så står der som jeg har læst det

nye forslag at nyudstedelse af aktier med henblik på at rejse kapital ikke omfattes af transaktionsskatten når der siges at det her

jeg forstået at obligationer fra private husholdninger når de nyudstedes ikke omfattes af transaktionsskatten

altså i det hele taget

på er ren spekulation jeg indrømmer gerne at dem der køber og sælger en aktie som er gammel kommer til at betale nul

procent i afgift altså ikke nyudstedelse og ikke spekulation men bare almindelig formuepleje som det vist hedder på det

de mister nul

det kan ikke være ret meget mere end banken i forvejen tager

selv om en spekulant virkelig sælger nogle af de der uforståelige værdipapirer rigtig mange gange på en år så er skatten alligevel begrænset men hvis den begrænser handelen noget måske endda meget så synes jeg kun det er en fordel altså alt det i kommissionens udspil går ud på at det er spekulation og kun spekulation der rammes

fritaget eller i hvert fald bliver ramt meget meget

har man lavet det lidt om også fordi man har sagt at det er udstedelseslandet

man siger at det

den økonomiske vækst man siger i det sidste vi har fået at det er nul

kender min holdning holdning til den der slags regnestykker som de laver ovre i finansministeriet det er ikke nogle jeg tager pokkers alvorligt

hvordan man regner den slags ting ud og det gør det

i adskillige forhandlinger med regeringen

på regnestykket jeg forstår simpelt hen ikke den tale jeg lige har hørt fra ministeren

eller vende den gode stemning

når en ikke særlig venstreorienteret

merkel i tyskland

i tyskland ikke synes at det her er til stor fare for deres økonomiske udvikling når man i danmark synes det stort problem med en sådan udvikling jeg mener er tyskerne dummere eller har de bare set at her var måske lige et redskab

godt være at de ikke selv tror på at det nogen sinde kommer men så kunne vi jo hjælpe dem med at få det til at komme

hvert fald ikke på at tyskerne er dummere til at regne end de er herovre i den røde bygning eller ovre på det andet hjørne eller lidt længere nede ad gaden så så mon ikke

gøre uden at økonomien bryder fuldstændig

det på den måde at man siger at der kommer store indtægter fra samtlige lande i eu

danmark kommer jo til at betale jeg har stillet et spørgsmål

danske finansielle virksomheder danske kunder der køber og sælger værdipapirer

kommer jo til at betale den her skat men det er kun de lande der er med i ordningen der får provenuet eller en andel af provenuet og

altså vi kunne komme langt i en finanslovsforhandling for

til vedtagelse regeringen skal arbejde for en skat på finansielle transaktioner omfattende flest mulige lande herunder støtte det initiativ der

folketinget og jeg skal

modsat regeringen faktisk ideologisk modstandere af

på finansielle transaktioner for vi er ideologisk tilhængere af en fri og åben markedsøkonomi hvor varer tjenester og kapital kan bevæge sig frit for frihandel

er og bliver nu engang den helt afgørende forudsætning for vækst og velstand og uanset om en finansiel transaktionsskat

ville den i sidste ende ramme vækst og velstand

er ikke størrelsen på afgiften der er

problematisk og jeg synes faktisk

de skadelige elementer som sådan en skat

har sagen jo været drøftet længe i eu vi har tidligere haft diskussionen her i salen og siden da

er kommissionens forslag blevet begravet og nu overvejer elleve lande så at gå videre med et andet forslag

forfølger men dem om det der lyder nu også kritiske røster i nogle af de lande der arbejder videre med sagen og jeg er egentlig noget spændt på at se hvad fremtiden reelt vil bringe for dette forslag jeg har endnu til gode

den store fanskare som mener at det vil være en konkurrencemæssig fordel for de pågældende lande jeg skal i dag ikke grave ret meget i at regeringen og regeringspartierne skifter

en tobinskat tobinskat nogle var for nogle var imod nogle er imod i danmark men for i europa parlamentet alt det

meget stor underholdningsværdi men

arbejdet for en global skat på finansielle transaktioner

folketinget vedtager at ophæve tyngdeloven og så faktisk selv tror på at det virker jeg synes det er afgørende at vi fokuserer på det der skaber vækst og velstand og jeg har altså ikke

se fornuft i at det der bidrager til vækst og velstand nemlig at landene frit kan handle med hinanden

derfor er vi modstandere af en finansiel transaktionsskat uanset hvordan den pakkes ind vi synes det handler om at skabe bedre vilkår for at handle med hinanden bedre vilkår for at varer tjenester og kapital

forslagsstillere forestiller sig så vi kan ikke

på vegne af venstre dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at

vil forringe vækst og velstand det er i danmarks interesse at fremme øget samhandel investeringer på tværs af landegrænser likvide kapitalmarkeder og en effektiv regulering af den finansielle

folketinget er modstander af at eu får ret

en ordning her i fællesskab det er noget andet og så må de lande finde ud af

for at præcisere at enhedslisten ikke har skiftet holdning til eus ret til at udskrive skat eller ikke udskrive

venstre har lagt sig til højre for merkel det er jo alligevel imponerende men det kan jeg så høre

er der er så skadeligt hvis man begrænser handelen med aktier sådan at de ikke skifter ejer en gang hvert toogtyvende sekund men måske skifter ejer lidt færre gange hvad er det skadelige for økonomien ved det kunne vi ikke bare lige få det sådan udfoldet en anelse når nu

vil sælge et produkt og de er enige om prisen

jo grundlæggende ligger bag herre frank aaens argumentation er at han ikke bryder sig om det kapitalistiske system og det er fair nok

og så arbejder arbejder herre frank aaen på at finde forskellige midler til at bekæmpe det jeg synes bare at

det virker mærkeligt når der er bred enighed om at

frit og åbent med hinanden

voksede jo voldsomt da al handel foregik herinde lige på den anden side

det tog lang tid at købe og sælge en aktie det fungerede da glimrende i dag har man et system hvor aktier skifter ejer hvert toogtyvende sekund og det synes jeg måske godt at man kunne begrænse en anelse ved at lægge en lille afgift på for at stoppe den spekulation hvad skulle skaden være ved

jeg spørger om hvad skulle skaden være ved at

en regulering og en begrænsning i den frie markedsøkonomi så simpelt er det jeg ved ikke hvor lang karensperioden

så skal være i forhold til at herre frank aaen mener at det så er en legitim tidsfrist man har holdt

det er derfor at det er så nemt at være liberal

de gør en god handel eller en dårlig handel

forskelligt på jeg mener ikke at det er hjælpsomt at vi gør international samhandel

bevægelser over grænserne mere besværlige

set at vi alle bliver rigere af at vi har lettest mulig adgang til at handle frit med hinanden

som i socialdemokraternes øjne er fuldstændig nødvendig krisen har jo med al ønskelig tydelighed vist at vi skal stille større krav regulere skrappere og sætte grænser for finansmarkederne og når man hører debatten herinde kunne man godt få det indtryk at regeringen ikke går ind for en strammere regulering af finanssektoren at regeringen har afvist at beskatte de finansielle transaktioner

regeringen har faktisk i regeringsgrundlaget forpligtet sig til at gå forrest i eu i kampen for at sikre en global beskatning af finansielle transaktioner og måske endnu vigtigere presse på for en stærkere og klogere international regulering af finanssektoren der skal forhindre fremtidige kriser

afgørende del af det danske formandskab og selv om vi langtfra

har vi faktisk i al beskedenhed taget nogle gode skridt på vejen og det er absolut nødvendigt den finansielle sektors størrelse er eksploderet i forhold til realøkonomien og alt imens har verden og det politiske niveau set passivt til eller argumenteret for øget deregulering mange af de højreorienterede politiske ledere har troet blindt på markedet finanskræfterne har fået frit spil og det endte jo som bekendt langtfra lykkeligt for

skal vi sikre at vi ikke igen ender i den situation vi går forrest

at sikre at den finansielle sektor

når vi i dag diskuterer europa kommissionens nyeste forslag til en transaktionsskat må vi bare konstatere som økonomi og indenrigsministeren også har redegjort for at der er nogle problemer

kan man fra eus side opkræve en skat i usa når de handler med europæiske værdipapirer skal pengene gå i eus kasse vil det have konsekvenser for aktiviteten i de lande der er med og så videre

de lande der står uden for imod

modstand mod det konkrete forslag er ikke udtryk for en ideologisk modstand mod at beskatte finansielle transaktioner eller en modstand

et udtryk for en praktisk og konkret vurdering af det forslag der ligger på bordet

sagen er at vi kan gøre og gør rigtig meget andet for at nå vores mål vi har allerede sikret større krav til bankers likviditet så de selv kan beskytte sig

er der også andre veje at gå som vi har demonstreret i danmark kan man hæve lønsumsafgiften det er allerede gjort af den nuværende regering og der kunne tænkes mange andre

de borgerlige synes overbevist om at finanssektoren skal have lov at gøre mere eller mindre hvad der passer den så har vi en anden holdning jeg er lidt usikker på hvordan det konkrete forslag ender og hvilken skæbne det vil lide men jeg vil være meget ked af hvis det konkrete forslag

den skæbne det måtte lide skulle komme til at stå i vejen for den helt nødvendige diskussion af hvad vi ellers kan og skal gøre

der arbejdes jo på det for fuld kraft nede i eu problemet er bare at danmark har den holdning at vi ikke er med

at lave den og

vi går konstruktivt ind i det arbejde

at få indført en skat der omfatter så mange lande som overhovedet muligt

undgår man mange af de problemer som er i det nuværende forslag men som ministeren

det klart at kan man finde robuste løsninger på de konkrete udfordringer som

til at genoverveje det men på nuværende tidspunkt er der flere spørgsmål end svar i den aktuelle diskussion og det er derfor

sagt at sådan skal det se ud

positivt hvis danmark var land nummer tolv i eu der sagde vi arbejder for det her og jeg forstår

at nogle spekulanter kunne finde ud af at rejse til udlandet

ikke bare sige hej hej så slipper vi for jeres ødelæggende virksomhed for det er jo det vi har set op til to tusind og otte

at lave en maskine som kan sortere i spekulanter

det er bare det vi i al beskedenhed siger altså at når vi ikke har den mekanisme der kan sortere al den sunde aktivitet

den her højfrekvente handel altså den her computerhandel som herre frank aaen

af optakten til krisen har alt for udbredt men det er jo ikke sikkert at en skat er det rigtige instrument måske skal vi regulere os ud af den del i forhold til at forbyde det vi ikke kan lide

rigtig dårligt forslag og det sagde vi også sidst for et års tid siden da vi havde en tilsvarende

siden vi synes der er rigtig mange gode grunde til at man skal være imod en

der ikke er tale om en skat imod banker eller finansfolk

er en skat der rammer ganske almindelige folk

folk der investerer

eller for den sags skyld i det her tilfælde at man går over til at det nu er elleve lande inden for eu der vil til at lave det

for det tredje siger tilhængerne jo at en sådan skat på finansielle transaktioner skal være med til at forhindre fremtidige kriser og det mener jeg

med hinanden at gøre den seneste finanskrise blev jo ikke udløst af kortfristet spekulativ handel med værdipapirer men derimod af en overdreven låntagning og långivning specielt i usa hvor man lånte stort ud til folk der ikke var kreditværdige det brugte de så til at spekulere i boligmarkedet hvor man hele tiden regnede med at boligpriserne ville stige og stige de samme så man blandt andet i danmark og det var det

det var altså ikke fordi man handlede med aktier eller værdipapirer

ikke løse noget et fjerde argument imod er at

til andre lande som ikke har den her skat

skat på finansielle transaktioner det giver en dårligere konkurrencekraft det giver yderligere omkostninger ved finansiering af nye projekter

rigtig vigtigt med en ny finansiering for

at skabe vækst det giver øgede omkostninger ved hjemtagning af udbytter det mindsker den fri bevægelighed af kapital

det dyrere at låne penge hvilket sætter en bremse for for væksten så konklusionen

jeg vil bare sige igen at påstanden om at det her skulle ramme almindelige mennesker intet

sig for første er skatten så lille at hvis man bare handler så ligger vi nede i nærheden af hvad bankerne i forvejen tager i alt for høje gebyrer må jeg så indrømme men hvis det er sådan at man holder sig til

bare at handle når det er fornuftigt fordi man gerne vil sælge en aktie eller købe en ny

problem for almindelige mennesker det rammer kun spekulationer

godt lige tænke mig at få en kommentar hvor rammer det her

jeg sige at da vi havde debatten sidst

af konsekvenser i forhold til deres eget forslag på det tidspunkt havde man regnet sig frem til at det ville have en negativ beskæftigelseseffekt på nul procent på langt sigt det svarer til firehundrede og fyrretusind færre job i eu hvilket i

størrelse ville sige fem tusind job alene i danmark det er da en forskel der vil betyde noget lønningerne ville falde med

procent det er da vel også noget der har en effekt i forhold til den almindelige dansker så jo selv økonomerne i eu som egentlig

kommet med det oprindelige tåbelige forslag siger selv at det vil

godt gøre sig lidt umage med at kigge på hvad der er kommet af nyere bidrag til at forklare hvad det er kommissionen foreslår og hvad de elleve lande

der snakker man ikke om tab af økonomisk vækst der taler man om øget økonomisk vækst hvis man bruger pengene fornuftigt

også to tusind og halvtreds så jeg synes bare man skal lade være med at bruge forældede argumenter

bare sige at

jeg husker lige nu har realkreditinstitutterne en bidragsprocent på nul

en gang sammenlignet med at realkreditinstitutterne hæver nul

over tredive år det er jo ligegyldigt og derfor er der ikke nogen mennesker der overhovedet tager skade af det her andet end

indfører sådan en skat på finansielle transaktioner naturligvis betyde at de får en mindre indtjening den

styrke deres kapital som vi stiller krav til i eu og når man gør det bliver

der færre udlån til blandt andet virksomhederne eller folk

ergo bliver væksten mindre så det har altså en række vidtgående konsekvenser lige meget

hvem sorterer det som jeg også spurgte om i mit tidligere

og hvem er de gode spekulanter og hvad er problemet i det hele taget i at folk handler med deres aktier og deres værdipapirer jeg kan

europæiske lande der er ved at etablere sådan en det er vi ikke fordi vi synes det er en dårlig idé der i vores analyse kommer til at flytte transaktioner ud af europa

er der en fordyrelse ved for eksempel handel med realkreditobligationer mellem danske købere hvis vi deltager og det fordyrer livet for almindelige låntagere på samme maner som andre handler der rammes af afgifter

lande der indfører ftt ordningen vil få større omkostninger end lande der

uden for vi har to gange forhøjet lønsumsafgiften for den finansielle sektor

det mener jeg er en mindre skadelig måde at gøre det på

ikke uenige i at man beskatter den finansielle sektor det er bare en forkert metode de elleve lande her har valgt mener vi dette siger jeg vel vidende at vi ikke kender den endelige udformning der udestår sikkert store slagsmål før vi er fremme ved den endelige udformning af forslaget det følger vi tæt i mellemtiden

forstå hvad det er der gør at man ikke melder sig i kredsen af de lande der arbejder på det det

og som så holder sig uden for et arbejde som hvis man vil

var smart med en international skat på finansielle transaktioner der så blev brugt til at hjælpe i den fattige verden det var et synspunkt jeg dengang så på med stor sympati

det spørgsmål vi har her foran

er en skat en transaktionsskat på finansielle transaktioner vi mener som sagt at hvis man skal beskatte det her område og det mener vi at man skal så

lønsumsafgift end det er med en transaktionsskat fordi vi tror

denne skat vil flytte transaktioner uden for eu området og i øvrigt være fordyrende vi har som sagt ikke noget imod at der er en skat vi mener ikke skal ligge her fordi vi mener

finansielle transaktioner jeg skal ikke gøre mig alt for klog på hvad karakter de kan have men ud over det som herre frank aaen opfatter som rent spekulativt

det også vil være ganske almindelige bankforretninger af forskellig slags der vil finde sted

skat på finansielle transaktioner computeriserede handler visse former for derivater og lidt for kreative finansielle instrumenter har spillet en stor rolle i den finansielle krise som for alvor startede da lehman brothers krakkede i september to tusind og otte vi ønsker altså en skat finansielle transaktioner af to grunde

vi mener at finanssektoren simpelt hen har en regning at betale for krisen

vil virksomheder flytte deres hovedsæde til cayman

som det heller ikke ligger lige for bliver løst af de elleve lande

for at overveje sin position på ny regeringen er ikke ideologisk imod en skat på finansielle transaktioner og danmark stillede sig derfor heller ikke i vejen for at de interesserede lande indfører en ftt regeringen støttede derfor på ecofin mødet i januar bemyndigelsen af det forstærkede samarbejde regeringen har arbejdet benhårdt for

fornuftig regulering økonomi og indenrigsministeren arbejdede rigtig hårdt for at få et godt kapitalkravsdirektiv på benene og antihvidvaskdirektiv og regnskabsdirektivet

i morgen og skal diskutere skattely og aggressiv skatteplanlægning der foregår rigtig rigtig meget og der er momentum lige i øjeblikket det synes jeg vi

være rigtig glade for de her ting fungerer bedst i internationalt regi det

vi er rigtig glade for de ting der sker i eu lige nu

eu lande er med på det her og der er nogle udeståender blandt andet med city i

støtter vi op om regeringens afventende position

idé idé med en skat på finansielle transaktioner og jeg mener også helt alvorligt at der er nogle konkrete problemer og udfordringer med det som det ligger lige nu helt konkret synes jeg at det er et kæmpe handicap for det de elleve lande skal gå videre med at city

så stor en andel af handlerne men jeg vil

det kan jeg godt forstå at sf siger som en del af regeringen

parlamentet er at de kandidater som skal føre valgkamp og senere arbejde i europa parlamentet

det kan jo godt være at der efter næste års valg stadig væk er en diskussion om det her

derfor ser vi gerne at vores medlemmer af europa parlamentet fortsat diskuterer det her og hvordan man

finansiel regulering herunder om der kan findes en god løsning på de problemer som jeg remsede op

europa i europa parlamentet og at sf som regeringsparti går ind for en skat på finansielle transaktioner hvis den er global

og medlemmer af parlamentet men jeg vil gerne uddybe det lidt hvis det

en finansskat jeg synes vi skal differentiere tingene lidt hvis vi taler om finansskat taler vi sådan lidt mere generelt den ftt som ligger på bordet lige nu er den vi har nogle konkrete problemer med som jeg gerne skal gentage igen hvad gør vi når

for eksempel storbritannien står udenfor og fem og halvfjerds procent af alle handler foregår i city

visse virksomheder flytter deres hovedsæde

for ikke at blive inkluderet i det her jeg tror at ordføreren prøver at lægge mig det i munden at vi er imod en finansskat det er vi ikke vi er rigtig glade for at der

mærkeligt i det her men vi ser nogle helt konkrete problemer med det forslag der ligger lige nu

øvrige politik som jo altid går ud på at staten skal være rig men samfundet skal være fattigt enhedslisten vil have en stærk og rig stat også selv om det sker på bekostning af samfundet som bliver svagt og fattigt hver eneste gang enhedslisten har mulighed for at opkræve en skat så ønsker enhedslisten

for en skat der ligger i statskassen er en velsignelse for enhedslisten mens en skat der er ude hos virksomheder og borgere er en forbandelse og det er det her også udtryk for man vil gøre samfundet fattigt for at gøre statskassen rig en følge af en transaktionsskat vil være at investeringerne i virksomhederne vil falde når investeringerne falder vil reallønnen som de ansatte modtager også alt andet lige falde eller ikke udvikle sig så positivt danske pensionsopsparere

store omkostninger forbundet med at optage lån eller at konvertere lån de seneste tal jeg har set kommer fra realkreditrådet som vurderer at hvis den transaktionsskat som enhedslisten hylder

det koste otte tusind kroner mere at optage et lån på en million

det vil koste syv tusind kroner mere at komme af med et lån på en million kroner altså at opkøbe sin egen obligation alt i alt

medføre en udgift på femtentusind kroner ifølge

det er jo bare et billede på at enhedslisten er ligeglad med virksomheder med borgere og med samfundet som et hele

fordi enhedslistens forestilling om et lykkeligt samfund er at staten har alt og at samfundet ingenting har alt skal jo være statsejet i enhedslistens lykkesamfund det er jo den østeuropæiske planøkonomi som enhedslisten stræber efter og det her er bare et lille skridt på vejen mod at skabe denne lykketilstand som enhedslisten efterlyser vi vender os selvfølgelig imod det og er glade for at økonomi og indenrigsministeren holdt så klar en tale her som vi næsten lige så godt

jeg siger

der med realkreditrådet at hvis de er så bekymrede

de bare sætte deres bidragsprocent en anelse ned så er det problem jo løst men det

de jo ikke de sætter bidragsprocenten op alt det de kan komme af sted med uanset hensyn til boligejerne men er det ikke korrekt at det her vil komme til at

tage den her skat og

er jo også det jeg siger her i talen

til hvordan man kan regulere det lidt men vi er enige om at der er en regning og så kan det være at saxo bank ikke vil sende den til

skat på finansielle transaktioner som enhedslisten foreslår endnu en gang her i dag i forbindelse med forespørgselsdebatten vil virke hæmmende for aktiviteten i det danske samfund på europæisk plan og vil virke hæmmende for skabelsen af arbejdspladser i en region

har den laveste økonomiske udvikling af alle regioner

selv at når man skal investere

man brug for kapital væksten kommer jo ikke

udvikling af nye produktionsformer

af nye produkter kommer jo af at man investerer nogle penge de penge bliver skabt af at der bliver investeret også i nogle andre ting så når man går ind og lægger skat på finansielle transaktioner lægger man altså også en skat på omsætning så lægger man en skat på handel så lægger man en skat på aktiviteter så lægger man en skat på arbejdspladser

og specielt inden for den finansielle sektor

man ikke undervurdere at det er en stor og velfungerende sektor ikke mindst i danmark

i tusindvis af arbejdspladser som med et fingerknips kunne blive flyttet til andre lande et fingerknips fordi teknologien gør og digitaliseringen medfører at arbejdspladser ikke behøver at være et fysisk fast sted så hvis man lægger en transaktionsskat for eksempel

vil det betyde med usvigelig sikkerhed at arbejdspladser vil flytte ud af danmark at handel og aktivitet

masse andre negative effekter af det for eksempel at danske boligejere og virksomheder vil blive ramt af en sådan skat uanset om vi deltager eller ej skyldes at vores realkreditobligationer handles direkte på kapitalmarkedet på linje med andre værdipapirer derfor vil danske

hvis danmark indfører en beskatning af finansielle transaktioner

vil have en fri markedsøkonomi og man vil have en åben økonomi og tror på at det skaber vækst og beskæftigelse

folkeparti er både af praktiske årsager ideologiske årsager principielle årsager meget imod enhedslistens forslag og kan

som genererer vækst i det danske samfund hvis vi ikke havde en finansiel sektor i danmark som var velfungerende så havde vi et erhvervsliv som var skudt helt i bund

nogen produktion i det danske samfund så jo vi er

efter to tusind og otte efter at lehman brothers krakkede og

har vi fået en dansk finansiel sektor som er kommet

den måde overhovedet

jeg sige at der er ikke en eneste virksomhedsejer der tænker på

at udstede aktier sammenlignet med hvad de ellers skal bruge af penge på at etablere en en virksomhed

har intet på sig hvad angår husejerne

end det der kan komme på tale her

dårlige argumenter imod den her skat og

hvordan sorterer vi spekulanter

almindelige mennesker der laver en fornuftig investering

i den reale økonomi men spekulanten vil tænke sig godt om når man altså handler en aktie hvert toogtyvende sekund

cirka halvdelen af alle handler i danmark og to tredjedele

foregår computerstyret

tænke sig godt om så spekulanten vil tænke sig godt om almindelige mennesker vil bare gøre det der er fornuftigt så lad dem sortere sig selv det synes jeg da er et godt tilbud

jeg ikke forstå at man på den måde forholder sig negativt over for noget der kan give danske virksomheder herunder danske finansielle virksomheder

andre virksomheder en udgift men at staten ved at stå uden for

provenuet det synes jeg er et spørgsmål som vi bliver nødt til at dyrke lidt mere

det da uklogt at sige farvel til måske syv milliard kr

ministeren og regeringen har sagt vi skal finde nogle robuste løsninger det vil jeg tage som et tilsagn som vi kan

finde nogle robuste løsninger på de problemer

relativt langt væk fra det som der arbejdes med nede i eu i øjeblikket og husk nu jeg er ikke nogen tilhænger af eu systemet jeg er ikke nogen tilhænger af merkel men jeg synes alligevel at når de har bevæget sig ind på en fornuftig vej her